ni og halvfjerds procent kort sagt der kommer flere og flere fra ikkevestlige herunder muslimske lande samtidig med at det er de grupper vi

det er særlig de muslimske minoriteter der danner parallelsamfund fysisk og åndeligt og i mange tilfælde danner en modidentitet til den danske det er derfor vi har kultursammenstød mellem danske og muslimske værdier så mange steder i vores samfund derfor er det nødvendigt at analysere situationen sætte sig et mål og udarbejde en strategi på området det synes jeg vi mangler i dag i dansk folkeparti ønsker vi et frit dansk og demokratisk samfund med en stærk sammenhængskraft vi vil derfor bekæmpe parallelsamfund og islamisering overalt i det danske samfund

fra muslimske lande begrænset mest muligt jeg ser frem til debatten i dag hvor jeg glæder mig til at høre partiernes bud på en

en ny finanslovsaftale og et af hovedelementerne i aftalen er at asyl ikke længere skal betragtes som en automatisk adgangsbillet til permanent ophold i danmark det klare udgangspunkt

flygtninge får midlertidig beskyttelse og skal vende hjem når der ikke længere er et beskyttelsesbehov

skal de hurtigst muligt naturligvis i beskæftigelse og blive selvforsørgende det er sund fornuft og integration skal selvfølgelig altid ses og ske inden for den her ramme

man skal tage danmark til sig og man skal forsørge sig selv men det ændrer ikke på at opholdet i danmark ophører den dag beskyttelsesbehovet er væk hvis vi ser tilbage i et historisk perspektiv så er der i løbet af de sidste fyrre år kommet en meget stor gruppe af ikkevestlige indvandrere til danmark

den vækst skyldes primært at der er kommet indvandrere og efterkommere i danmark langt størstedelen af de personer der er kommet til landet siden firserne

hvor der i nitten

firs var omkring halvtredstusind mennesker i danmark med ikkevestlig baggrund

er der i dag godt en halv million

beskæftigelsesindsatsen det betyder også noget for udfordringerne med integrationen og for indsatsen imod parallelsamfund det er derfor at regeringen fører en stram udlændingepolitik for at få indvandringen i danmark under kontrol og det er netop også derfor at regeringen og dansk folkeparti nu med en ny finanslovsaftale har aftalt en kursændring i udlændingepolitikken hvor det understreges

klare udgangspunkt for asyl er midlertidighed og at opholdstilladelser skal inddrages eller nægtes forlænget når der ikke længere er et beskyttelsesbehov vi har allerede siden regeringen tiltrådte for cirka tre en halv år siden strammet reglerne på både asyl og familiesammenføringsområdet og betingelserne for at få permanent opholdstilladelse flere gange

vi indført integrationsydelsen kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og vi har stillet krav og vi har sikret at

kan betale sig at arbejde vi har ført en stram og konsekvent og realistisk udlændingepolitik vi har sikret os at man ikke blot modtager færre flygtninge men også at vi har bedre kontrol med hvem det er der kommer til

muligt kommer i beskæftigelse og bliver en del

skruer vi så med den nye finanslovsaftale yderligere på nogle af de her håndtag men lad os først se lidt nærmere på hvordan det

hurtigst muligt kommer i beskæftigelse så de kan bidrage positivt til samfundsøkonomien i stedet for

at blive forsørget af ydelser fra det offentlige og siden

er over fireogfyrretusind flere udlændinge med ikkevestlig baggrund kommet i job og andelen af den gruppe som har et job er steget fra seks og fyrre procent til en og halvtreds procent det går fremad selv om det er fra et lavt niveau og selv om vi naturligvis også skal videre hvis vi ser på indvandrere med vestlig baggrund så ligger beskæftigelsen i gennemsnit omkring femten procentpoint højere i samme periode

firserne har det altså været den største udfordring at få ikkevestlige indvandrere integreret på arbejdsmarkedet og det kan der være forskellige forklaringer på en ret væsentlig del af forklaringen er nok at den gruppe af ikkevestlige indvandrere der kommer til landet typisk har et markant højere uddannelsesniveau og også nogle kompetencer der bedre matcher et højproduktivt dansk arbejdsmarked men vi må også konstatere at beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere stadig halter markant efter personer med dansk baggrund selv om

vi kan ikke mindst se at der er alt for få indvandrerkvinder med ikkevestlig baggrund der er i arbejde det gælder særlig de første år efter ankomsten til danmark

det er vigtigt at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet og det er det af flere grunde beskæftigelse er

krav under opholdet i danmark for alle voksne udlændinge men det er vigtigt at holde fast i at beskæftigelse ikke er en adgangsbillet til at blive her permanent det er vigtigt

kvinder regnes for mindre værd end mænd social kontrol begrænser den enkeltes frihed jeg har sagt det før men jeg gentager det meget gerne integration for mig handler ikke om at vi bøjer os lidt hen imod hinanden

og mødes et sted på midten det handler om at når man kommer til danmark så skal man acceptere og respektere danske normer traditioner og værdier og det skal vi stå fast på og her står vi utvivlsomt over for en stor udfordring i danmark

har regeringen i år præsenteret en strategi der tager hånd om de her problemer vi indgået en lang række brede politiske aftaler det betyder bla at ghettoerne i to tusind og tredive er helt væk

isolere sig fra resten af det danske samfund for det er i høj grad også med til at skabe ghettoer og parallelsamfund når der findes områder som de her

jeg rigtig glad for at vi har fået vedtaget en lovgivning der skal komme ghettoerne til livs og modvirke at nye ghettoer opstår

hvis jeg lige skal opsummere regeringens mål for de udlændinge der opholder sig i danmark så er der tre ting som er helt grundlæggende når udlændinge opholder sig her man skal for det første arbejde og forsørge sig selv

man skal altså ikke blot parkeres på offentlig forsørgelse

set de fleste vil være enige med mig i det er kun rimeligt over for både den enkelte men jo i høj grad også over for skatteborgerne i danmark der skal betale regningen

mens man er her det betyder at man skal respektere

selve fundamentet til sig af frihedsværdier ytringsfrihed religionsfrihed ligestilling hvor piger og drenge og kvinder og mænd er lige meget værd det betyder at social kontrol og æresrelaterede konflikter

er rammerne for et ophold i danmark meget tydelige et ophold som flygtning er midlertidigt

er det helt klare udgangspunkt at så skal man rejse

så hvordan mener ministeren at integrationen

på integrationen af denne befolkningsgruppe set i forhold til andre indvandrere fra øvrige lande og hvad er regeringens ambitioner og mål for den muslimske befolkningsgruppe

de kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet de forsørger sig selv de tager værdisættet og den helt almindelige danske hverdag til sig det der er problemet er ikkevestlige indvandrere og der er en stor

værdier og værdier bunder jo i religion så det

har en stor betydning for om

et andet samfund altså

er buddhister jøder og hinduer der underlægger deres kvinder social kontrol det er

en dyb kløft når det handler om

accepten af ytringsfrihed religionsfrihed

den aftale vil have en effekt på den fremskrivning af befolkningsudviklingen som jeg nævnte før for selve antallet af udlændinge i landet betyder utrolig meget også for integrationen og her mener jeg klart at der er plads til forbedringer integrationen af muslimer har indtil i dag ikke været vellykket man har ikke haft og har stadig ikke et klart mål for hvad integration er og der er efter min mening tale om en høj grad af berøringsangst på det værdimæssige område

mener vi at integrationen lige så godt kunne kaldes assimilering for selvfølgelig ønsker vi at man i sidste ende skal kunne indgå gnidningsløst i den danske befolkning det betyder at man også på det værdimæssige område skal tage danmark til sig det betyder at man er stolt af at kalde sig selv dansker og ser det som en god ting at ens børn gifter sig med danskere dette mål for integrationen bør efter vores mening stå lysende klart for alle danskere og ikkedanskere i danmark vi har blandt muslimske minoriteter mødt større integrationsproblemer end blandt andre grupper af fremmede med ikkevestlig baggrund vi kender de værdimæssige sammenstød fra muhammedkrisen

vi kender dem fra tv udsendelsen moskeerne bag sløret og vi kender det fra mediernes beretninger om terrorangrebet i januar to tusind og femten og den deraf følgende bevogtning af jødiske institutioner

om maden i institutionerne om badeforhæng om helligdage om opsætning af juletræer om forhold under ramadanen om accept af undervisning i oldtidskundskab i gymnasiet hvor man også skal se på græske statuers nøgne bryster og så videre og så videre der er desværre nok eksempler at tage af og så

bare ikke rigtig er kontakt mellem danskere og muslimer hvor man bare lever adskilt og ikke taler sammen det er det man i sørgelig grad oplever på folkeskoler gymnasier og i boligområderne selv om man måske ikke fysisk er adskilt

er man det mentalt det er tydeligt at religion spiller en meget stor rolle i denne opsplitning og derfor bekymrer det mig naturligvis meget når danske og udenlandske undersøgelser kan påvise at muslimer i vesten bliver mere religiøse i de næste generationer det vil sandsynligvis skabe endnu større afstand mellem danskere og muslimer

det er muligt at blive integreret i danmark selv om man har en religion der adskiller sig markant det har vores jødiske mindretal vist ved deres perfekte integration i det danske samfund gennem flere århundreder så der er vist en vej men det er nødvendigt at vi i højere grad skubber på i den rigtige retning i dansk folkeparti ønsker vi at det skal være klart for alle at vi lever i et kristent land vi har heldigvis religionsfrihed og det er derfor naturligvis helt i orden at være muslim men man skal ikke kunne regne med at kunne praktisere sine religiøse forskrifter overalt og hele tiden og slet ikke der hvor de lægger en begrænsning på det omgivende danske samfund og kræver særlige hensyn eller ændringer af de danske traditioner vi mener at vi i danmark ikke skal tillade islamisering af vores institutioner derfor har vi i dansk folkeparti

fremsat beslutningsforslag der skal forbedre integrationen af muslimer og modvirke islamisering af samfundet man skal som muslim kunne gå på kompromis med de lovreligiøse krav i ens religion for at kunne tilpasse sig det danske samfund det er et naturligt krav i integrationsprocessen det budskab og det krav mener vi bør gøres meget mere tydeligt overalt i danmark hvor man har med muslimske indvandrere og efterkommere at gøre

ikke får en mere bevidst tilgang til disse problemer i det danske samfund risikerer vi at få et mere og mere opsplittet land med parallelsamfund og ikkedanske modidentiteter det ønsker vi naturligvis

et frit dansk og demokratisk samfund med en stærk sammenhængskraft og vi vil derfor bekæmpe

vi ønsker tilstrømningen fra muslimske lande begrænset mest muligt

udarbejdet følgende forslag vedtagelse der lyder således folketinget konstaterer at danmark siden nitten firserne har modtaget et stort antal indvandrere fra ikkevestlige lande herunder lande hvor en stor andel af befolkningen er muslimer tilknytningen til arbejdsmarkedet for denne gruppe ligger markant under personer med dansk baggrund og desuden lever for mange i de samme boligområder isoleret fra det omkringliggende samfund det har dannet

for parallelsamfund hvor islamiske skikke forsøges håndhævet på bekostning af danske værdier regler og normer udlændinge skal acceptere og respektere danske værdier folketinget noterer sig at der er vedtaget en plan om at bekæmpe ghettoer i danmark

og tredive folketinget konstaterer at en stærk sammenhængskraft er en forudsætning for et frit dansk og demokratisk samfund og at der derfor vedblivende skal sættes ind imod parallelsamfund samtidig med at asyltilstrømningen til danmark skal begrænses mest

forkert men jeg vil godt have bekræftet om det var det fru marie krarup sagde

individuel aktiv tro men i den

og som regel er de sig det slet ikke bevidst det er bare en del af

deres væremåde de holder fri om søndagen uden at vide at det egentlig er ud fra en kristen begrundelse at man holder fri der

den her debat som jeg føler vi har taget ad et par omgange siden sidste folketingsvalg og derfor kan

det jeg siger måske er sagt her fra talerstolen før gæstearbejderne fra nitten tresserne og

jo som regel meget bevidste om deres egen nationale identitet de er kurdere eller tyrkere eller pakistanere det samme gælder mange af flygtningene vi er fra afghanistan eller somalia eller irak siger de

født i hjemlandet og de taler deres modersmål perfekt de har minder fra deres opvækst og en stærk nationalfølelse men deres børn som er født i danmark har naturligt nok ikke de samme rødder i forældrenes hjemlande deres nationale identitet er præget af rodløshed

hvert fald min oplevelse til gengæld

oplever jeg så at mange af dem søger rødder i deres religion typisk i islam en ung fyr fra albertslund forklarede mig at han både følte sig fremmed i danmark og i tyrkiet

meget med i den tyrkiske fodboldliga

sidder han hele dagen og keder sig på byens netcafé og spiller computerspil med vennerne derhjemme i danmark hans tyrkiske er gebrokkent og blandet op med engelsk og

sig som fortabt mellem to nationer frarøvet en nationalfølelse det kan hurtigt udvikle sig til rodløshed i forbindelse med en anden diskussion med en anden ung mand

egentlig mest som dansker eller som tyrker og så svarede han med ét ord

mest som muslim det er bekymrende at sikre et ejerskab til danskheden

er et vigtigt spørgsmål og at forhindre parallelsamfund er en vigtig opgave men min oplevelse er at vi er ved at svigte på begge områder stadig flere unge i vores samfund føler sig faktisk ikke som danskere det er katastrofalt

jeg har tidligere her fra talerstolen fortalt om en oplevelse på en fremragende tyrkisk restaurant tæt på hvor jeg bor jeg sidder og spiser med min familie vi var de eneste i hele restauranten

radio over højtalerne tyrkisk tv på fjernsynet der hang i hjørnet tyrkisk personale tyrkiske kunder ved siden af en tyrkisk slagter til den anden side en tyrkisk frisør rundt om restauranten boliger så langt øjet rækker

flertal af tyrkiske og kurdiske beboere på skolen rigtig mange af deres børn som kan vokse op med kun at lære dansk som et teknisk andetsprog resten af tilværelsen klares på tyrkisk det er det jeg mener er et enormt politisk svigt fordi det splitter vores samfund og det forhindrer oplevelsen af samhørighed det undergraver solidariteten

det er korrekt når folk peger på bedre boligpolitik eller socialpolitik eller arbejdsmarkedspolitik og meget andet godt som løsning det vil jeg slet ikke afvise

tror vi skal huske på at langt de fleste indvandrere jo er lovlydige flinke og rare mennesker der klarer sig ganske udmærket i det danske samfund med uddannelse og fast arbejde

vokser parallelsamfundene vi kommer derfor ikke uden om at tale mere direkte om loyaliteten og interessen over for det danske fællesskab og dermed også om danskhed jeg plejer selv at bede unge danske muslimer om at tage legoklodstesten

kvinde fra thisted skvatter i en legoklods og skal på sygehuset og på samme tid er der en muslim der skvatter i en legoklods i sin lejlighed i malmø du kender ikke nogen af dem siger jeg til de unge den ene bor i samme land som dig selv den anden tror på samme gud som dig

du egentlig helst have at dine skattekroner går til at hjælpe langt de fleste siger heldigvis kvinden fra thisted de har dermed bestået legoklodstesten og kan kalde sig danskere i hjertet

ikke benægte at alt for mange hellere vil hjælpe den svenske muslim eller som der som regel altid er nogle der siger kan man dele pengene det mener jeg er et gigantisk problem for velfærdsstaten

et kæmpeproblem hvis skatteyderne i thisted ikke føler nogen samhørighed med borgerne i brøndby strand så smuldrer opbakningen ganske enkelt til social og geografisk omfordeling jeg vil derfor godt benytte den her debat til at sige klart til indvandrerne og til deres børn og børnebørn zap hen på dansk tv jeg er ved at være træt af at så mange interesserer sig mere for vejrudsigten i pakistan end i danmark i bor jo her

jeg også godt sige til alle der betvivler at muslimske indvandrere og deres

de kan godt pakke deres gammeldags og forstokkede forståelse af danskhed væk det etniske og religiøst homogene danmark er slut sæt matador på dvden hvis du savner det men væn dig til at danskere nu kommer i mange farver og med mange religioner

jeg tror vi skal passe på med at gøre debatten til en diskussion om islam

være imod islam vi skal være for danmark og for demokrati og det betyder at folk skal tilslutte sig vores samfund ved at arbejde ved at lære sproget

isolere sig i parallelle minisamfund ved at støtte op om demokratiet

det der er vores krav og inden for de her rammer kan man sagtens

folketinget konstaterer at antallet af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er steget ganske betragteligt de seneste tre fire årtier selv om de fleste af vores nye medborgere klarer sig godt i danmark er der stadig for mange arbejdsløse udlændinge danskkundskaberne er stadig for dårlige og der er en kedelig tendens til at vi lever mere socialt og etnisk adskilt for at sikre en holdbar integration er der derfor behov for at begrænse antallet af asylansøgere og familiesammenføringer folketinget vil værne om borgernes religionsfrihed og understreger samtidig at dansk lov er sekulær

derfor uacceptabelt at der i nogle indvandrerkredse er en tendens til at begrunde andre menneskers rettigheder og pligter med henvisning til religiøse

og det mener jeg også bør være målet for

nogle andre ting som jeg ikke er så begejstret for og som er det jeg spørge om mener ordføreren at

vores stat og den øvrige befolkning er forudsætningen for at vi kan få det her til at fungere jeg mener ikke at man skal understøtte multikultur jeg mener ikke at en multikulturel udvikling understøtter velfærdsstaten jeg mener at det undergraver samhørigheden men jeg mener at vi bør

ikke have noget problem med at vi er blevet til et multireligiøst og et multietnisk samfund jeg mener er en forskel på at understøtte en flerkulturel samfundsudvikling og så en

på én samlende én ledende kultur det er

man jo ude i det som kaldes multikultur selv om ordføreren så siger at det ikke er det men hvis man ikke mener at der er én

som er den som de andre kulturer skal integreres i så er vi jo ude i

noget som ligner multikulturalisme selv om ordføreren

det omfang det handler om påklædning

spisevaner så

sagtens danmark kan rumme flere kulturer i det omfang det handler om kvindesyn eller forholdet mellem religiøse regler og politisk vedtagne regler så mener jeg ikke at vi kan rumme flere kulturer

præcise når vi snakker om kulturer og en del af det kan sagtens rummes i det danske samfund men der hvor

religiøse regler strider mod politisk vedtagne regler

mener jeg ikke alle os der ikke er muslimer så mener jeg alle os der bor i det her samfund for jeg mener at vores samfund som fællesskab som kollektiv

jeg har meget svært ved at forestille mig at vi kan fortsætte en høj grad af økonomisk omfordeling i det her samfund hvis folk ikke har en oplevelse af at de er i samme båd derfor betragter det også som en fælles og en politisk opgave at passe på samhørigheden i det danske samfund

det smuldrer lidt jeg har oplevelsen af at der vokser kløfter

politiske vilje til at betale for hinandens knæoperationer

af muslimer i danmark jo gerne vil det danske samfund og at det er dem vi hører mindst til jeg tror at vores opgave som som parlament er at få allieret os med dem og så få isoleret og bekæmpet det desværre meget højlydte mindretal af indvandrere og efterkommere som lægger afstand til det danske samfund

for at det fælles grundlag vi mødes på

demokratiet og at vi ikke beder folk om at afsværge deres religion for

at islam udgør et problem

et spørgsmål om at tro på gud

et frit og ordentligt demokrati som det danske

velkommen til danmark velkommen til vores samfund og velkommen til et demokratisk samfund

demokrati som vi forstår det med demokratisk børneopdragelse demokratisk familiesyn kvindesyn demokratisk i forhold til at det er de sekulære regler altså lovgivningen der bestemmer de fælles spilleregler imellem os og i det omfang man kan tilslutte sig det oplysningstidens idealer og det danske folkestyre som det har udviklet sig over generationer

man velkommen og det er ens eget ansvar at

for at ens religion passer ind i den samfundsform vi er ikke i krig med islam vi er i krig for demokrati og så må folk selv tilpasse deres religion til det samfund hvis vi starter diskussionen med at sige at kløften her går mellem kristendom og islam har vi allerede tabt vi

andet for jeg mener der er en markant forskel på kristendom og islam

men men jeg jeg mener at den her debat som vi fører i danmark også er stimuleret af at der siden khomeinirevolutionen i iran i

i mellemøsten som i høj grad præger de muslimske lande men jo også præger debatten eller præger islam her og

siger her er at det grundlag vi beder folk om at tilslutte sig er demokratiet og demokratiets principper vi beder ikke folk om at afsværge sig deres religion det må de selv ligge og rode med vi har kun ét sæt spilleregler i danmark når vi færdes i trafikken

overholder vi alle sammen færdselsloven

en speciel færdselslov for muslimer som de skal overholde vi har kun den færdselslov vi har vedtaget her og uanset om der står i koranen at man skal køre i venstre side af vejen kører man nu engang

det er de fælles spilleregler og det

meget lang tid har haft store udfordringer med integration i danmark vi har oplevet en tilstrømning af mennesker som vi må være ærlige at erkende at vi har

i for lang tid er der ikke blevet stillet ordentlige krav til

der kom hertil op gennem nitten halvfemserne oplevede man en politisk berøringsangst fra det politiske lag alt for mange udlændinge

en del af arbejdsmarkedet lod man dem være på passiv forsørgelse og ingen stillede krav til dem om at komme ud på arbejdsmarkedet ingen vovede rigtig at løfte den debat der handlede om at det er en selvfølge når

at man tilegner sig landets værdier og grundsyn

det ikke er en udveksling at det er noget man gør én vej

de danske værdier man tager til sig ikke omvendt der var nok at gøre op gennem nullerne derfor strammede vi udlændingepolitikken med den erkendelse at antallet betyder noget for sammenhængskraften i danmark og for vores mulighed for at få et mere velfungerende samfund hvor flere

ideer og idealer vi ser som selvfølgelige her og vi er kommet længere

med integrationsydelsen som fremover hedder

og strammere regler for familiesammenføring fået styr på tilstrømningen sidste år modtog vi det laveste antal asylansøgere i ni år vi har fået flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der er i job efter tre års ophold i danmark er fordoblet siden venstre overtog regeringsansvaret i to tusind og femten tidligere i år fremlagde vi en ambitiøs strategi mod parallelsamfund som siden er blevet til

derfor er vores mål det at danmark skal være uden ghettoer

og tredive og når vi taler om områder uden ghettoer taler vi om områder hvor der ikke længere skal være et parallelsamfund der især har

de herskende idealer vi er på vej

vi så nået til en anden fase i arbejdet vi skal væk fra det der var blevet normalen nemlig at midlertidig beskyttelse blev til varigt

har også betydning for integrationen når for mange mennesker bliver her længere end det der var tiltænkt i fredags blev vi og de øvrige regeringspartier enige med dansk folkeparti om en ny udlændingeaftale med aftalen øger vi fokus

kun skal opholde sig midlertidigt i danmark det er samtidig venstres holdning at så længe flygtninge er i danmark skal de forsørge sig selv

aktiv del af det arbejdende fællesskab det giver os bedre muligheder for at investere i vores fælles velfærd når flygtninge er i arbejde frem for på overførselsindkomst og det er til gavn for den enkelte flygtning

jo netop de erfaringer og færdigheder

tage med sig hjem og bruge når deres hjemland skal genopbygges der hvor de er rejst fra eller flygtet fra

er problemet at vores værdier ikke findes det er de værdier de skal lære her og tage med sig hjem det bliver deres oprindelseslande bedre af når de genopbygger dem

ikke blev brugt ordet islam eller muslim selv om det er det som vi har spurgt om i forespørgselsteksten derfor vil jeg spørge

at integrere folk med en islamisk

baggrund i danmark end andre

mener ordføreren ikke at det er noget som vi er nødt til at indarbejde i en integrationsstrategi for de mennesker som skal blive i landet vi ved at der er mange der

men der er nogle der skal blive og de skal jo på et eller andet tidspunkt opnå at blive

bør man da ikke indarbejde den viden vi har om at det er vanskeligere for folk med en islamisk baggrund at blive integreret i en aktiv

når vi taler om parallelsamfund og strategien mod parallelsamfund der er det især indvandrere fra muslimske lande eller flygtninge fra muslimske lande der har andre værdier end

har og det er i det rum at vi skal vi skal finde løsningerne islam kan være årsagen til mange problemer dog allerværst når islam bliver til islamisme og bliver til et politisk værksted der skal vi selvfølgelig have en nultolerance men jeg

at man må tro på det man vil i det her samfund problemet opstår når det man tror på bliver gjort til et politisk værktøj der skal udfordre de selvfølgelige værdier der er

det er jo så tabuiseret men jeg håber at vi i praksis

at man må tro på hvad man vil det mener jeg selv for vi har religionsfrihed

jo nødt til at tage med i betragtning at der

islam er jo et samlet kompleks hvor der både er

lovreligiøse regler som på mange måder støder imod alt det som vi kender det kan man jo ikke se bort fra så derfor er man på en måde nødt til at lave en analyse og tage højde for de ting som selvfølgelig vil opstå i det kultursammenstød vi

i de spilleregler der gælder her så er det altid islams love og spilleregler der skal vige for de regler der gør sig gældende her det er vi slet ikke uenige om men det vil også gøre sig gældende for andre religioner der måtte søge samme sammenstød

at ministeren og ordføreren har besluttet sig for ikke at nævne islam ved navn i ordførertalen

i forhold til en ordentlig oplyst debat

var at der er et problem med hensyn til islam fordi islam er politisk i sit væsen det handler om den retfærdige stat det handler om kalifatet det handler om de rene og

et problem i vesten ja det er det ikke blot i danmark men i

være kæmpestore problemer det bliver vi da nødt til at kunne tale om

men jeg vil godt komme med den replik og

jo klart at islamisme altså når man bruger islam som et politisk redskab

det er en af de største udfordringer vi har i vores tid det er vi slet ikke blinde over for og det skal vi være

jeg synes også når jeg sådan har været passager i den debat der har været i hele min min opvækst og frem til i dag at jeg vil sige at vi er blevet meget mindre berøringsangste over for at tage den debat

hvis der hersker nogen tvivl om at det er islam og islamisme der er udgangspunktet for for debatten og den måde vi orienterer os i den

vil jeg gerne rydde den af vejen det er helt selvfølgeligt at islam brugt som politisk redskab er et kæmpeproblem

forhindrer integration i vores samfund

at islam i udgangspunktet

ideologi som beskriver vejen frem mod den retfærdige stat som er at finde i kalifatet reguleret af de love som er i shariaen

det man kalder jihad det kan så foregå på forskellige måder

en analyse af hvad islam egentlig er men jeg bemærker at islam bliver brugt politisk så den er også det jeg håber så også at den er så meget andet end det og det synes jeg også der

et stort flertal af

man har opfattelser af hvordan kvinder og mænd skal være over for hinanden eller hvilken seksualitet man må vælge eller hvilke værdier der gør sig gældende i det omfang de overhovedet støder

værdier der selvfølgelig qua vores historie vores grundlov og den udvikling

gælder her man skal assimilere sig til et dansk værdisæt for at kunne være her

føler at koranens værdisæt er

jamen så understreger det jo at vi har en stor udfordring med den befolkningsgruppe

forsøgt at svare at politisk islam eller islamisme er vores hovedudfordring

der ikke de store overraskelser at se det drejer sig om syrien somalia libanon irak og afghanistan

ikkevestlige grupper i det danske samfund

blandt folk der kommer fra thailand cirka på samme niveau som blandt dem som kommer fra sverige

at skelne mellem vestlige og ikkevestlige indvandrere men det er vigtigt at huske på at bag ved den her skelnen ligger der nogle meget markante forskelle vi har store problemer med mennesker som stammer fra én bestemt kulturgruppe imens stort set alle andre ikkevestlige klarer sig ganske glimrende i det danske samfund så for at svare på

det er krystalklart at indvandring fra muslimske lande udgør en særlig udfordring kriminaliteten blandt indvandrere fra muslimske lande er markant højere beskæftigelsesgraden er markant lavere og de klarer sig markant dårligere i uddannelsessystemet man kan også sige det på den måde at det multikulturelle samfund faktisk ville være en meget stor succes hvis det ikke var for indvandring fra muslimske lande og jeg vil gerne understrege at jeg godt forstår

er enormt frustrerende for borgere med muslimsk baggrund som er velintegrerede

rigtig mange af men vi gør ikke dem nogen tjeneste ved ikke at tale om de åbenlyse problemer der er forbundet med indvandring fra muslimske lande

afgørende at vi fører en stram udlændingepolitik vi skal så vidt det er muligt ikke modtage flere indvandrere fra muslimske lande så længe der er så store problemer med integrationen af disse

er det godt at det er blevet understreget i den seneste finanslovsaftale at asyl er midlertidigt det skal ikke være indvandring det har aldrig været meningen

er der blevet strammet op på stort set alle områder af udlændinge og integrationspolitikken vi bevæger os langsomt men sikkert væk fra kaos og mod orden resultaterne begynder også langsomt at vise sig for eksempel

var kun en og tyve procent af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse i to tusind og femten nu er tallet fem og fyrre procent det dækker over at syv og halvtreds procent af mændene er i beskæftigelse imens det kun gælder tyve procent af kvinderne begge tal er alt for lave men nu går det i den rigtige retning men der er lang lang vej igen ikke kun på det her område men på stort set

sagt at multikultur kunne være en god idé

så multikulturalisme virker ikke

for at ordføreren har den samme grundindstilling som jeg har

målsætning for hvad integration er og jeg ser ikke nogen strategi for hvad det er man skal gøre over for de folk som jo skal blive her der er heldigvis mange der skal hjemsendes efter vores nye

finanslovsaftale men der er jo også nogle der skal blive her hvad er det man skal gøre jeg har selv anbefalet en meget klar holdning til

indordner sig under den danske ledende kultur og kræve loyalitet over for danmark er det den samme strategi

tæt sammen laver utrolig mange aftaler sammen det er finanslovsaftalen det seneste eksempel på men langtfra det eneste og som jeg også kort var inde på

det sig også i at det går langsomt men sikkert

det er en forudsætning at man indordner sig under danske værdier når man kommer til danmark for eksempel som en selvfølgelighed anerkender

her i folketinget står over religiøse love man har selvfølgelig religionsfrihed i danmark

men love vedtaget i folketinget står over

liberal vil jeg gerne understrege skeptisk over for

vi har set tydeligt og jeg mener også at selve problemet når man ikke tør bruge ordet islam og muslim

klar strategi og jeg synes at det udmønter sig i en lang række tiltag for eksempel

at ydelser bliver sat ned

se en idé i at være i beskæftigelse

hvilket ofte vil kræve et opgør med egne kulturelle normer for eksempel at kvinden skal gå hjemme når det ikke længere kan betale sig

en levestandard på offentlig forsørgelse så vil det pres folde

der på mange mange områder bliver sat hårdt ind og det der er målet hvis

overrasket over hvor entydigt det viser sig at folk der

overrasket over hvor klart det her

folk fra de lande hvor vi umiddelbart kan se at slår negativt ud og

af folk fra lande som for eksempel thailand og filippinerne

det her begreb ikkevestlig som

dækker over mennesker fra en lang række lande som man må sige er

konstatere at der er enormt stor forskel på hvor godt folk klarer sig altså kinesere som jo heller ikke kommer fra noget demokrati klarer sig rigtig godt

som klarer sig rigtig godt det er faktisk kun når man ser på indvandrere fra muslimske lande

flygtninge skulle fordeles i kommunerne

at få ændret reglerne sådan at folk der var her på en au pair opholdstilladelse ikke talte med som udlændinge i en kommune og dermed fik gentofte næsten fordoblet antallet af flygtninge de skulle

det for eksempel i forbindelse med den kommunale udligning udløse ekstra tilskud at man har børn af kinesere en skole når vi kan se de klarer sig lige så godt som alle andre

ikke fokusere den her støtte til de kommuner der faktisk har udfordringer i skolevæsenet og i daginstitutionerne med børn fra de lande hvor vi kan se statistisk

når man kan konstatere at der er nogle klare statistiske forskelle

også give sig udslag i i den måde vi opgør tingene på jeg vil så sige at det her med støtte

det at omfordele en masse penge til de her ting og sprede problemerne tror jeg ikke ret meget på det der er løsningen er at vi får indvandringen ned

at vi får skabt nogle incitamenter til at folk

imellem det at være liberal og stå på et liberalt

at islam ikke kan inkluderes i det liberale verdenssyn eller perspektiv eller hvordan skal

være positivt hvis islam ikke er en del af det

foreneligt med et liberalt perspektiv at man går ind og siger

overbevisning at andre ideologier kommunisme nazisme

jeg synes det er helt tydeligt når man kigger ud i verden at de lande der har baseret sig på islam

så der er problemer med ideologien

markant fra kristendommen som der bestemt også har været opgør med gennem tiden i den vestlige verden

det vi har set med islam

der kommer hertil med den kulturelle baggrund for det betyder noget for vores

men hvis jeg kommer fra et muslimsk land

til danmark som muslim og praktiserer min tro privat har jeg så ikke lige så meget legitimitet og berettigelse som den der er født i danmark og praktiserer en kristen tro så længe jeg overholder lovgivningen overholder demokratiet og overholder vores straffelov hvorfor skal jeg så fordi jeg praktiserer en muslimsk tro behandles anderledes eller ikke

der bliver spurgt til liberalisme der er ikke nogen borgere fra nogen andre lande der som udgangspunkt har nogen ret eller kan påberåbe sig nogen frihedsrettigheder til at komme til danmark det er noget vi bestemmer og når man kan konstatere at et mindretal men et meget meget

har den her kulturelle baggrund

demokrati til sig og som når man spørger dem siger at islam skal

være lidt uenige om men men alt i alt synes jeg det var klart

at den her debat om indvandring bliver foretaget på så oplyst et grundlag som overhovedet muligt og kan man gå ind og spalte op med hensyn til ikkevestlig indvandring indvandring sådan at der kommer et klarere billede så skal vi selvfølgelig det hvorfor skal vi det

at de er integreret lad os nu forestille os at der var femhundredetusind kinesere i danmark ville de så uden videre være integreret i

handler det om at man tilslutter sig de grundlæggende værdier som er i det land man bor i og i danmark

er det at vi er et liberalt demokrati vi ser på tværs af politiske forskelle meget ens på nogle centrale spørgsmål

tage ansvar for sig og sine

ikke at der skal være femhundredetusind kinesere men

religiøse tilhørsforhold og gør dem til genstand for en debat om

til danmark med andre ord stiller man altså med den her debat en præmis op om at

hvis religiøse tilhørsforhold er islam skal behandles særskilt fra spørgsmål om integration af andre mennesker der er flyttet til danmark og den præmis er vi i

men vi tale integration på baggrund af religion

på forespørgslens spørgsmål

bedst muligt for mennesker at bo i danmark og være medborgere i danmark hvordan vi både får dem til at føle sig inkluderet og hvordan vi også udfordrer dem på at blive inkluderet i vores samfund

mig bare at nævne nogle af de helt basale fakta der findes omkring integration i danmark og nu sagde herre mattias

bestyrtet over tallene

kommet i arbejde når vi snakker ikkevestlige indvandrere

det kan vi blandt andet takke regeringen for og det gode arbejde

efterkommere i arbejde forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem ikkevestlige indvandrere og efterkommere og

var fyrre procent i nitten fem og halvfems og den var kun fem og tyve procent i to i to tusind og femten uddannelsesniveauet stiger

i to tusind og femten var det knap tres procent

er stadig væk noget der skal nås der er flere efterkommere fra ikkevestlige lande der er i gang med en videregående uddannelse end

etnisk danske unge mennesker

som er i gang med en videregående uddannelse for de danske mænd er

dansk oprindelse og de har overhalet mændene med dansk baggrund i forhold til videregående uddannelse der er dog en stor gruppe efterkommere fra ikkevestlige lande som hverken er i job

der er atten procent kvinder og otte og tyve procent mænd fra ikkevestlige lande altså efterkommere og unge mennesker

der skal løses kriminaliteten er faldende den er stadig væk højere blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere end den er i befolkningen som helhed men den har generelt faldende over de sidste femten år så det går den rigtige vej der var et lille

under krisen men det er fladet ud igen

består folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk retskrivning skriftligt dansk

ét karakterniveau under de danske elever der er endnu en udfordring

med fødselstallet indvandrere fra ikkevestlige lande får markant færre børn end de gjorde før i tiden i nitten fem og halvfems fik de i gennemsnit over tre børn i dag er fødselstallet under to og meget tæt på det danske gennemsnit

der medborgerskabsundersøgelsen som jeg bare vil læse nogle enkelte ting op af andelen af ikkevestlige

efterkommere som er medlem af en forening er steget med fem procent siden to tusind og tolv andelen af politisk aktive er steget med fire procent andelen af unge der oplever at blive begrænset i deres valg af kæreste eller ægtefælle er faldet med ni procent andelen af unge der ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene er faldet med to procent udviklingen

oplevelse af diskrimination er desværre steget med fem procent siden målingen i to tusind og seksten

går det med integrationen og her taler jeg integrationen bredt i danmark

set den rigtige vej uddannelsesniveauet stiger og kriminaliteten falder og det ser bedre ud med beskæftigelsen er der udfordringer ja

men lad os fokusere på alt det som går den rigtige vej og lad os rose både den nuværende forrige regering for de initiativer der

vil læse op og det er på vegne af sf enhedslisten radikale

at det er forbundet med betydelige omkostninger for både samfundet og den enkelte når integrationen af midlertidigt eller permanent fordrevne flygtninge svigter folketinget opponerer derfor kraftigt imod den erklærede hensigt i finansloven to tusind og nitten om at stoppe med at integrere flygtninge i det danske samfund så længe de er i danmark god integration og flygtninges mulighed for selv at skabe sig en tilværelse med perspektiv og selvforsørgelse skaber tryghed for alle at modarbejde integration skaber utryghed og splittelse for alle folketinget konstaterer endvidere at den foreslåede reduktion af integrationsydelsen repræsenterer et opgør med det princip at alle mennesker i danmark skal have et værdigt levegrundlag i danmark bør alle have ret til en ordentlig bolig og en indtægt der kan dække basale fornødenheder der er i forvejen store udfordringer med at leve et

og den foreslåede sænkelse af integrationsydelsen med to tusind kroner om måneden for både enlige og børnefamilier vil have katastrofale konsekvenser for integrationen og for de konkrete som resultat indstiller folketinget

og udlændingeministeren har kritiseret

hen et misvisende tal når man tager alle kategorier med

er svagt faldende men når man ser på for eksempel

det er ikke så sjovt der er også problemer med medborgerskab og

det ligegyldigt hvilken form for politisk

vil den tælle positivt med også selv om du melder dig ind i en salafistisk organisation derfor giver det der integrationsbarometer ikke mening og det er derfor jeg kritiserer udlændinge

kan spørge til integration af en særlig religiøs gruppe

en demografisk gruppe men ikke en religiøs gruppe fordi det simpelt hen er et brud på det vi kan kalde religionsfriheden og respekten for

at leve op til de demokratiske spilleregler og det er der for forskellige danskere men at

at vi har en gruppe som udskiller sig og adskiller sig markant og det er problem der skal tages hånd om

meget klare krav fra begyndelsen hvis man ønsker at være i danmark der er ikke nogen der nødvendigvis skal særbehandles

som ordføreren refererer til kommer fra muslimske lande antager det er på grund af religionen at der er de problemer som

stille spørgsmål til jeg kender rigtig mange troende muslimer som lever et meget meget fint demokratisk liv i danmark

om at man på tværs af religioner har et ønske om at deltage på lige fod i det demokratiske samfund så har vi et problem

straffelov hvis man overtræder straffeloven i danmark skal man

jeg anser egentlig glasset for at være halvt fuldt jeg tror også bare det er vigtigt at holde blikket fast rettet mod nogle af de udfordringer der er og

række tal på hvor det går bedre med integrationen og det skal

glæde os over jeg tror også

interessant lige at få slået lidt ned på

vi ved feks at det går bedre for

kommer til vores land og som bor i samfund hvor der er flertal af folk med dansk oprindelse da man i

ni og halvfems besluttede sig for at flygtninge skulle fordeles ud i alle kommuner var der meget modstand mod det det var jo et stavnsbånd til folk der kom hertil hvordan stiller alternativet sig til det

spørge når vi ser et bedre uddannelsesniveau blandt unge kvinder med anden etnisk baggrund

eksperter der peger på at det skyldes fire og tyve årsreglen hvordan stiller alternativet sig til det og endelig vi ved i dag at børn fra indvandrerfamilier klarer sig bedre

også de udfordringer som jeg mener vi helt klart skal gøre noget ved det er mere for

frem er fra en artikel i zetland hvor man ligesom prøver

dem nævnte jeg også jeg er helt enig i forhold

den dag vi i danmark får en blandet

vi vil se de her udfordringer det er også derfor at jeg

og jeg vil ikke som politiker stille mig herop og sige

vi altid har haft et proletariat og en underklasse i danmark tidligere var det jo arbejderklassen nu er vi ved at få en etnisk underklasse den bliver i øvrigt øvrigt styrket af den nye finanslovsaftale

derfor interesseret i at høre støtter alternativet at flygtninge bliver fordelt efter en fordelingsnøgle hvor de ikke selv vælger hvilken kommune de skal hen i støtter alternativet fire og tyve årsreglen støtter alternativet at vi sprogscreener børn i børnehaven for at finde ud

den med udsigt til at de skal gå nul klasse om hvis

vi kan arbejde med forbedring af børns sprog børn der har udfordringer på rigtig mange måder og vi kan arbejde rigtig meget med gulerødder

er det bare den forkerte vej det er det vi er imod det er ikke hensigterne vi er imod men vi er imod de metoder man bruger når man begynder at tvinge folk til noget

andre ikkevestlige lande som ofte kan være lige så fattige

at der er de her store

er klasserne er ens på tværs af de grupper der er når vi snakker ikkevestlige lande lande generelt det

forstå mig ret jeg tror nemlig at når vi taler om en del af de mellemøstlige lande som

er der mange af de mennesker derfra som kommer fra kår som vi i hvert fald ikke ville ønske os og det giver selvfølgelig nogle udfordringer særlig nogle uddannelsesmæssige

socialklasse socialt niveau levestandard som man kommer

til landet med og det er jo ikke fordi vi mener at det ikke er en udfordring jeg står ikke

vi skal bare være meget meget opmærksomme på hvordan vi så griber det an og hvem det er vi anklager for at være grund til

spiller nogen som helst rolle og kan være en del af forklaringen på at folk med den her helt bestemte

kulturbaggrund klarer sig markant dårligere end alle andre

har noget med socialklasse at gøre altså det

fuldstændig omvendt af det vi tidligere har hørt fra den fløj

gode til at matche kompetencer fra hjemlandet med de job som vi så giver dem

svært at oversætte en lægeuddannelse fra et mellemøstligt land til en dansk lægeuddannelse vi stiller højere sprogkrav

nogle let mens andre lever i isolation uden nogen sinde rigtigt at blive en del af det danske samfund og og så må vi jo stille spørgsmålene hvordan hjælper vi

som udsættes for social kontrol

unge drenge ikke ender i bandernes klør og hvorfor giver politikere flygtninge og indvandrere skylden i stedet for at vi bruger kræfterne på at gøre noget ved problemerne der hvor de

det har også været en del af debatten at vi har haft årtiers vel indimellem ret ophedede udlændingedebat og

lovforslag efter lovforslag men vi efterlader stadig folk derude mere og mere bekymrede for om integrationsproblemerne kan løses og vi efterlader også store grupper af medborgere uden uddannelse eller job eller tro på fremtiden

på at de er en del af samfundet

se hvordan det splitter os

og der er kun ét danmark og alle der lever her skal være en del af samfundet vores fællesskab her handler ikke om religion eller om hudfarve men om viljen til at bidrage med det

der sagde at vi har kun ét regelsæt

samfund med plads til mange forskellige baggrunde med plads til mangfoldighed men det kræver at integrationen

er vi ikke lykkedes med endnu der har politisk lederskab på det område fejlet

med dem der har mest brug for at vi lykkes dem der

og også at det løses af dem der faktisk tror på at vi kan løse dem det kræver en fuldstændig ærlighed om problemernes omfang nej vi skal ikke lukke alle ind i danmark det har ingen vist nogen sinde ment vi skal aldrig nogen sinde acceptere kvindeundertrykkelse eller andre former for undertrykkelse og vi skal heller ikke acceptere at der lever befolkningsgrupper på kanten af arbejdsmarkedet og ja

underklasse i et land som ellers er kendt for sin lighed men selvfølgelig kan verdens bedste velfærdssamfund få integrationen

hvis vi reelt vil

det starter og hvor der lige nu

i fattigdom vi skal have blandede skoler blandede børnehaver blandede ungdomsuddannelser så tosprogede børn ikke isoleres på de samme institutioner

anerkende dem som virkelig griber mulighederne kommer hurtigt igennem og ind i uddannelse arbejde for eksempel med en lettere adgang til statsborgerskab for dem

og mulighed for at komme væk

skal møde hurtig konsekvens og i øvrigt hjælp og støtte og beskyttelse når de vælger at komme ud og så skal flere voksne forsørge sig selv det har flere ordførere

ikke nogen der skal kunne modtage kontanthjælp i årevis uden at yde noget til gengæld vi skal have høje forventninger til hinanden fra første dag vi møder nye mennesker det er det integration handler om så skulle jeg hilse fra enhedslisten og sige

i eller m ordet så der er også berøringsangst dér i det radikale venstre jeg havde nu heller ikke

mig så meget andet men jeg er glad for at at ordføreren mener at man skal

problemerne der hvor de er og gå i gang med det det

vil jeg i høj grad også meget gerne

tage fat på dem derfor vil jeg spørge ordføreren

kultursammenstødene ude i skolerne og på gymnasierne og på gaderne i i boligforeningerne hvordan vil

de problemer og anerkender ordføreren at der selvfølgelig også er en kulturel og dermed også religiøs

vidt jeg husker jeg nævnte tre ting for en bedre integration

blandede børnehaver blandede ungdomsuddannelser og blandede

det er sådan vi møder hinanden og sikrer os mod de kultursammenstød som jeg helt anerkender

herfra det det skal bare have en begrundelse der skal ligesom være en eller anden grund til at vi

jeg oplever absolut ikke en berøringsangst over for

tak for det

at man kan det i radikale venstre så bare for at præciseret er ordføreren enig i at der udspiller sig et kultursammenstød imellem kristne eller kulturkristne traditioner og islamiske eller kulturislamiske traditioner i danmark og at det er noget som vi er nødt til at forholde os til og finde

findes der et civilisationernes sammenstød i europa og i danmark det mener jeg ikke men jeg mener der er helt konkrete problemer som for nogles vedkommende bunder i nogle fortolkninger og nogle opfattelser af hvad man kommer med og hvad man mener er det rigtige og der er kun et kun ét regelsæt der gælder i danmark og det er ikke religiøst betinget på nogen som helst måde ikke af islam ikke af nogen andre regioner det er det regelsæt vi har funderet vores lovgivning på grundloven og alle de love vi siden hen har vedtaget og det vi har tilsluttet os internationalt det er det der skal gælde og det skal alle vide der er masser af konkrete integrationsudfordringer jeg mener vi skal løse dem

ved at løse dem med alle de mange med muslimsk baggrund som også bidrager

være med at tænke at der har stået mange politikere fra radikale venstre gennem tiden også med

stille det her spørgsmål når man ligesom anerkender at det er et problem at der er en stor andel af ikkevestlige i en skoleklasse og derfor vil sprede folk

for samfundet som helhed at der er en stor andel

store problem og det bedste sted at møde hinanden og udveksle erfaringer og i øvrigt viden om det danske samfund er selvfølgelig

skal danmark være åben for alle altid nej det skal det ikke betyder antallet

jeg er optaget af at løse problemerne

ordførerens minister der ikke ville være med til at fordele på ungdomsuddannelser selv om der jo her er en meget positiv udfordring nemlig at mange mange flere med anden etnisk baggrund er kommet ind på ungdomsuddannelserne i danmark det er en rigtig god nyhed problemet er bare

kan komme væk fra de steder hvor de bor og derfor koncentrerer de sig selvfølgelig der fordi vi har fordelingsmekanismer på gymnasierne

er det for en tidsperiode vi skal gå tilbage til en tidsperiode

og dermed også langt færre i i klasserne rundtomkring hvor vi ikke også så store integrationsproblemer

i samfundet generelt fungerede integrationen bare fantastisk nærmest tværtimod problemerne var lige så store dengang nu gør vi så noget ved det og det er så først og fremmest fordi der bliver strammet op

ført en stram udlændingepolitik vi lukker færre ind det kan

man anerkender at antallet betyder noget men jeg kan bare ikke komme i tanker om den periode

år siden hvor der var mange færre og hvor vi ikke også havde

det kan jeg for det er mig der er radikal og

ordførerens minister vil ikke være med til at blande unge på ungdomsuddannelserne vil ikke være med til at ændre på at vi faktisk kan gøre noget ved det problem det er det problem

vi gør noget ved den sociale kontrol

indvandrermiljøer her i danmark at vi kæmper for kvinders ligestilling at vi bekæmper ghettoisering som er et stort problem

var vi også med i dele af ghettoaftalen

vi gør noget ved folkeskolen så vi undgår at man får om

og brune skoler vi

og at det er en del af den her indsats vi skal i gang med det som er problemet i tilgangen til den her forespørgsel er at dansk folkeparti er fuldstændig besatte af religion og at man

religionen islam

er årsag til at muslimer i danmark

en tilgang der er fuldstændig skæv

og læse alle mulige teoretiske bøger om om islam som jeg ved man gør skulle forsøge at se på de konkrete mennesker konkrete mennesker som vi har med at gøre her hvor man så vil finde ud af at der

andre grupperinger indbyrdes med andre ord man kan ikke skære alle over en

betyder det at muslimer som helhed har svært ved at integrere sig når der tales om at vi står midt i en kamp kunne

marie krarup sagde mellem mellem kristne og muslimer er jeg

at hvis vi ser på på danmark i dag det moderne danmark

jo præget af mange forskellige strømninger en del af det er kristendom det er

lige så meget socialismen arbejderbevægelsen kulturradikalismen

for kristendommen er der tidehvervsfolk der er missionsfolk der er grundtvigianere

alle mulige forskellige strømninger der er indbyrdes uenige inden for arbejderbevægelsen

den yderste venstrefløj der er kommunister der er socialdemokrater og

forskellige strømninger med andre ord

danmark som er i krig med en anden religion som heller ikke er fast defineret

hvor man ikke kan sige at det at det bare er den strømning

langt mere komplekst og vi skal undgå de her generaliseringer som der hele tiden at tale om i den her diskussion som gør det så vanskeligt at komme frem til noget fornuftigt når man skal diskutere integration

de ærede ordførere fra de borgerlige partier og især dansk folkeparti har man nogen sinde tænkt den tanke

at man stigmatiserer en religiøs gruppering

hele tiden taler dårligt om den muslimske befolkningsgruppe hele tiden antyder

kan integreres at de er et problem

selvstændigt problem for integrationen

at opfatte sig selv som marginaliseret

er plads til

i sig selv vanskeliggør

i det danske samfund har man tænkt den tanke

jeg ved det ikke men i hvert fald

fuldstændig skæv ja der er nogle kulturelle mønstre

problem ja men det er kulturelle mønstre som er baseret på

styre af de værdier og de normer de kommer med vi har har vores normer

synes jeg er fuldstændig forkert og det skævvrider totalt

af en udskældt befolkningsgruppe med en særlig religion kan føre til en dårligere integration

det er jo venstrefløjens yndlingsargument når de vil putte sig selv blår i øjnene og benægte at virkeligheden er som den er og til det er der at sige jamen se rundtomkring i alle vestlige lande hvordan det er gået med integrationen af muslimske minoriteter det er gået på samme måde uanset debatklimaet uanset integrationsstrategierne

står jo helt opgivende over for sådan en fuldstændig virkelighedsbenægtende ordførertale som herre holger k nielsen har holdt og man må vel sige at ordføreren har

bare er umuligt at få virkeligheden til at trænge ind

at ordføreren siger at indvandrere skal følge vores kulturelle normer når de er her i landet for så er vi enige om resultatet vi er bare uenige om analysen og der er man åbenbart lidt for socialistisk til at kunne erkende at overbygningen også spiller en rolle at det måske ikke er den rigtige analyse at det er basis der

må fru marie krarup jo selv gå og rode med men med men

så indsnævret tilgang til en problemstilling

bliver umuligt at få diskuteret det på en ordentlig måde ja det betyder da at

ser man vanskelighederne ved at integrere ja det gør man men det

med deres religion og at religion skal køres ind i det her er det

gamle kulturelle normer noget at gøre med at

det vi kender hos os og også med at man ikke har tilpasset sig de moderne livsformer

her i danmark det er rigtigt og det er et problem som vi skal

i de fællesskaber som man er nødt til at indgå i hvis man ønsker at indgå i danmark som er et stort fællesskab

bare faktuelt forkert og selv om ordføreren er ældre end mig

vil jeg godt stille det håb i sigte at det kan være muligt

jeg mener der er mange muligheder for

i hvad der rent faktisk sker uden for

som er muslim han drikker han spiser svinekød han fester han er fuldstændig

at spise rullepølse siger han men ellers har han fuldstændig taget danske normer til sig dem er der jo mange af hvis man går ud i samfundet og ser sig omkring

muslimer men det er ikke noget der betyder noget for dem de drikker

er jo generaliseringer det er generaliseringer på videnskabeligt niveau

helt vildt hvis man hver gang man taler om nogle statistiske forhold skal hive nogle enkelte eksempler ud og sige den der person passer ikke ind i statistikken vi kender alle sammen de mennesker som herre holger k taler om her men det er jo en afledningsmanøvre

tale om de helt åbenlyse problemer der er når

jeg synes egentlig det er at gøre dem der klarer sig rigtig godt en kæmpestor bjørnetjeneste hvis man bruger dem som en afledningsmanøvre for en debat der handler om hvad det er vi skal gjort ved de ved de store problemer man kan se

sige jeg synes

til løsningerne

da godt lige høre om herre joachim b olsen der er så optaget

kan finde statistisk belæg for at det skyldes deres religiøse overbevisning

indvandring fra mellemøstlige lande som alle sammen

har det kun noget med islam at gøre nej det tror jeg ikke det har men det er da en stor del af det altså den kulturelle baggrund og de normer man har med sig

langt langt større rolle end den gør i det danske samfund

en kultur hvor man har en lovreligion der siger hvordan man skal opføre sig

der er forskel på en korrelation og en kausalitet

glad for han gør så der er vi dog enige jamen

at hos dansk folkeparti og tilsyneladende også hos herre joachim b olsen betyder det alt

det vi diskuterer fru marie krarup taler om en religionskrig

at vi står i en religionskrig det er jo fuldstændig langt ude

nogle kulturelle normer nogle gammeldags normer som vi skal gøre op med bekæmpe

jeg ved godt at man bliver så optaget af den her debat alle er både for og imod men vi prøver

dele det så retfærdigt som vi overhovedet

både med teknikken og med vores fælles hjælp velkommen til den næste ordfører

forsøger at skelne mellem asyl og flygtningepolitik og indvandringspolitik indvandringspolitik har meget at gøre med hvad vores virksomheder har brug for af arbejdskraft de skal have den arbejdskraft de har behov for og folk der gerne vil danmark og gerne vil bidrage skal have mulighed for det hvad angår asylpolitik

mener vi i konservative det er vigtigt at vi som udgangspunkt holder fast i midlertidighed

udgangspunktet midlertidighed indtil der er fred derhjemme så man kan vende hjem og være med til at opbygge det land man er flygtet fra det andet der også er vigtigt er at vi henter flygtninge selv fra lejrene frem for at de kommer selv med hjælp fra menneskesmuglere med hensyn til

er meget afhængig af antallet derfor er vi glade for

vi nu har styr på antallet

et multikulturelt land men et multietnisk land det der dominerer i danmark er jo dansk kultur og de danske frihedsværdier multikulturalisme er jo at alle værdier og kulturer er lige og der er jeg totalt uenig for de demokratiske værdier

der viser et tilhørsforhold og loyalitet skal vi være imødekommende over for og dem er der en del af de går går desværre stille med dørene men der er en hel del der bidrager til det her samfund og som er danskere med forskellige baggrunde men jeg erkender også at

er en del der er her fysisk men som mentalt er et helt andet

ikke bidrager nogle er uden for arbejdsmarkedet blandt visse grupper er

form for offentlig forsørgelse det er skidt for dem det er skidt for deres børn det er skidt for vores samfund

de stramninger der har været i forhold til at få folk til at bidrage til det her samfund har været på sin

på nogle områder er dialogen kommet til kort vi har haft dialog og dialog

komme af med ghettoerne på et tidspunkt synes jeg er rigtig rigtig fornuftigt det

et mindretal det der præger ghettoerne er desværre både høj arbejdsløshed social kontrol kriminalitet fundamentalisme

det centrale spørgsmål der har med debatten at gøre og det er islam

hvilket ståsted man har inden for islam der er mange der er sekulære der er mange der er kulturmuslimer der er mange der er pragmatiske der er rigtig mange der holder deres religion som noget privat og de går ikke og skilter med det og derfor fungerer det også man kan godt være integreret og muslim og dansker

hvis islam gøres til noget fanatisk ekstremt

det give nogle integrationsproblemer helt klart lige fra de

en der går i folkeskole der fortalte at en kammerat i klassen brokkede sig rigtig rigtig meget efter at læreren havde vist en video om hvordan det er at komme i puberteten

man har den indstilling allerede i de små klasser

får man altså problemer med den videre integration så hvis man er meget bogstavtro

der er man nødt til at udfordre de folk

læreren skal udfordre en elev og elevens forældre

ståsted så er der det store altså det med islamisme og politisk islam og ekstremisme desværre er vi et af de lande der har rigtig mange ekstremister

organisation er jo den næststørste i i

efter storbritannien og så kan man spørge hvorfor det forholder sig sådan

deres visionssamfund er kalifatet og erfaringerne fortæller os at en del af dem der er taget til syrien og har kæmpet med islamisk stat og andre startede deres karriere i gåseøjne i hizb ut tahrir og på den måde at de efter min opfattelse farlige vi desværre det land næstefter belgien der har haft

folk der er taget til syrien og har kæmpet der men vi har forsøgt at stramme op i forhold til dem der er taget til syrien vi har forsøgt at stramme op i forhold til imamerne vi har forsøgt at stramme op i forhold til de ekstreme moskeer og det skal vi blive ved med at gøre så længe vi oplever

muslimer der har svært ved at

og på den måde også indrette sig efter de frie europæiske samfund og der må man sige ja det er det altså det

heldigvis går fremad og det tror jeg i høj grad er fordi vi netop

men jo også tilpasse sig i i større omfang end vi tidligere har turdet

går det selvsagt fremad det synes jeg er er meget nemt

og det hænger efter min mening sammen med at vi har turdet stille krav om at man skal forsørge sig selv men jo også

kommer på integrationsydelse når man når man ankommer hertil

og fem og tyve timersregel alt sammen

sige elementer der presser mennesker ud på arbejdsmarkedet det er jo

fest at være på integrationsydelse og det skal det heller ikke være for man skal forsørge sig selv når man kommer hertil

værdimæssige plan

det faktisk går fremad i forhold

der følte sig tvunget til

vælge en ægtefælle

familien skulle vælge ægtefælle eller kæreste altså hvis vi lige oversætter det til danske forhold ville vi acceptere

jeg kan ikke selv vælge min ægtefælle eller min min kæreste ville man så glæde sig over at der var ni procent

der sagde at de var pressede

er rimelig forfejlet at vi ikke tør diskutere problemerne det synes jeg hvis vi ser på

den økonomiske regning for den ikkevestlige indvandring

omkring seks og tredive milliard har vi regnet ud

en høj pris det er en regning der kan være svær at betale

indrette vores ydelsessystem derefter så det kan betale sig at arbejde så vi tvinger folk ud på arbejdsmarkedet det kræver noget vilje

er der heldigvis en række partier i folketinget der vil det altså med en lav integrationsydelse

for nævne nogle elementer men ved siden af den økonomiske regning ligger der jo en værdimæssig regning og hvis den økonomiske regning kan være svær at betale

så kan den værdimæssige regning være

hviler på at der ganske enkelt stadig væk er for mange der fornægter selve fundamentet som danmark er grundlagt på et fundament som generationer før os har lagt og som betyder at her kan man tro på den gud man vil man kan skrive det man mener man kan tegne det man evner og man kan også få det trykt i avisen og i helt særlige tilfælde kan man også få sine tegninger hængt op på museer bare i viborg men andre steder kan man muligvis

at hvis der sker et skred og det skred er sket når det handler om selve fundamentet så mener jeg faktisk at vi står med en regning der kan være næsten ubetalelig og det er selvfølgelig derfor at vi bliver nødt til at stå fuldstændig fast på at når man

må man tage danmark til sig man må tage fundamentet til sig

bygge sit eget liv men man kan bare ikke slå hul på fundamentet men det kræver noget vilje

altså sige at der er der for mange partier her i folketinget synes jeg der bare læner sig tilbage og glæder sig over

der da ni procent færre der ikke selv kan vælge deres kæreste eller ægtefælle

selv bestemmer over hvem de vil dele deres liv med så synes jeg faktisk

enormt stort problem og det bekymrer mig at man

er jo en klar og tydelig strategi over for alle indvandrere og

at tage de normer vi har i danmark til sig

ikke have særhensyn og ikke acceptere

jeg møder folk ude i

er der mange af dem der arbejder der som ikke har indtryk af at det er

den måde man skal

for mig at se ser det ud som om der måske her er en enighed blandt nogle politiske partier om at det bør være på en bestemt måde men når man kommer ud i den virkelige virkelighed

fald ikke overalt hvad kan man gøre ved

stiller de samme præcise og konkrete krav overalt til dem som gerne

vil blive her det er jo i

at svigte de mennesker for de får ikke en chance for at klare sig i det danske samfund

opføre sig på en dansk måde og og blive dansk så jeg vil helt klart opfordre til at man tager

anden hånd men det fremgår jo også af de mange beslutningsforslag som dansk

været til debat her i dag juletræer kønsopdelt svømning alle de her ting kan man hurtigt komme til at fralægge sig ansvaret

i i dagligdagen og jeg mener i virkeligheden at vi alle sammen har en forpligtelse til

som danmark er bygget på det gælder både institutionslederen og bestyrelsen i institutionen og det gælder kommunalbestyrelsen det gælder os alle sammen

lavet noget kønsopdelt svømning hvis det var det der skulle til men det må vi så ikke længere der mener jeg rent faktisk

ordoptællingen så vi havde lavet en for lang vedtagelsestekst nu er den

forkortet og for en god ordens skyld

her vedtagelsesteksten op på vegne af enhedslisten alternativet radikale

det er folketingets opfattelse at det er forbundet med betydelige omkostninger for både samfundet og den enkelte når integrationen af midlertidigt eller permanent fordrevne flygtninge svigter folketinget folketinget opponerer derfor kraftigt imod den erklærede hensigt i finansloven to tusind og nitten om at

med at integrere flygtninge i det danske samfund så længe de er i danmark god integration og flygtninges mulighed for selv at skabe sig en tilværelse med perspektiv og selvforsørgelse skaber tryghed for alle folketinget konstaterer endvidere at den foreslåede reduktion af integrationsydelsen repræsenterer et opgør med det princip at

alle personer i danmark skal have et værdigt levegrundlag i danmark bør alle have ret til en ordentlig bolig og en indtægt der kan dække basale fornødenheder den foreslåede sænkelse af integrationsydelsen for både enlige og børnefamilier vil have katastrofale konsekvenser for integrationen og for familierne som resultat indstiller folketinget til at planerne om en reduktion af integrationsydelsen skrinlægges

er forhandlingen sluttet afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den sjette december to tusind og atten så skal jeg meddele at vi afbryder

indtil klokken tretten hvor vi har punkt to på dagsordenen nemlig hasteforespørgsel nummer f to og tyve og at spørgsmål til ministrene er klokken femten

anmeldelse energi forsynings og klimaministeren lovforslag

form vi jo anvender nu er det sådan at man kan stille en spørgsmål til den pågældende minister

tiltræde fn migrationspagten global compact

fra erklæringen for at give folk en fornemmelse af hvorfor vi synes at det her er en

og bærbar udvikling det passer ganske enkelt ikke

set lodret forkert det er jo et synspunkt som vi har i dansk folkeparti og vi havde

den opfattelse at det i hvert fald langt hen ad vejen

en opfattelse som regeringen delte med dansk folkeparti så står

i erklæringen og nu læser jeg op og citerer vi forpligter os altså danmark til at tilpasse muligheder for og veje til reguleret migration på en måde der understøtter arbejdsmobilitet og menneskeværdigt arbejde og som afspejler demografiske forhold samt arbejdsforhold optimerer uddannelsesmuligheder opretholder retten til familieliv og så videre og så videre

det er svært at tolke det på en anden måde det er en klar opfordring til øget indvandring til øget migration hvad i alverden skulle det ellers være så står der også i erklæringen at man skal fremme adgangen til procedurer for familiesammenføring af migranter på alle niveauer ved hjælp af passende tiltag som sikrer retten til et familieliv og barnets bedste interesser at dette skal ske ved at gennemgå og revidere de gældende krav herunder krav til indkomst sprog opholds varighed og så videre og så videre det synes vi også i dansk folkeparti er svært at opfatte som andet end endnu en opfordring til øget indvandring så står der også at man skal fremme den gensidige respekt for kulturer og traditioner og skikke og man skal fremme respekt for migranters kultur osv blandt andet i de lande som

der står at man skal understøtte multikulturelle aktiviteter gennem sport musik kunst med festivaler frivilligt arbejde og andre sociale arrangementer som vil styrke den gensidige forståelse og anerkendelse af blandt andet migranters kultur jeg synes det er svært at se det her

politisk kurs som går stik imod den debat som vi har herhjemme

det sætter spørgsmålstegn ved den nuværende udlændingepolitik det er i lodret strid med den førte udlændinge og integrationspolitik i danmark hertil kommer nogle andre emner som blandt andet lægger op til at man

må yde offentlig støtte til medier som eksempelvis fremmer intolerance og hvordan skal man sådan lige opfatte det det er der jo mange forskellige opfattelser af så det her synes vi på mange måder er en erklæring som danmark

det er baggrunden for at vi har bedt om at få en

tusind og femten har regeringen ført en stram og konsekvent udlændingepolitik en politik som er nødvendig en politik som virker en politik som vi står fast ved sidste år var antallet af asylansøgere det laveste siden to tusind og otte

tallet lige så lavt og så sent som i fredags har vi indgået en finanslovsaftale for næste år hvor vi strammer udlændingepolitikken yderligere sammen med dansk folkeparti finansloven

at flygtninges ophold i danmark er midlertidigt og et klart signal om at de udlændinge der ikke har et grundlag for at være i danmark bliver sendt hjem så denne regering min regering er garant for en udlændingepolitik hvor vi passer på danmark det nævner jeg her ved starten af forespørgslen fordi det jo på den baggrund er en fuldstændig absurd tanke at vi skulle være på vej til at tilslutte os et dokument en erklæring der ville begrænse vores frihed til at føre netop den politik så lad mig slå fast fra start fns migrationserklæring er ikke juridisk bindende skaber ikke ny lov i danmark erklæringen fratager os heller ikke suverænitet over udlændingeområdet den ændrer ikke et komma i dansk udlændingepolitik danmark lever allerede op til de tilsagn stater

andre stater også begynder at efterleve men vi forpligter os altså ikke til noget nyt vel er der flere afsnit i dokumentet som vi jo nok ville have skrevet anderledes hvis det kun var op til os selv men det er det ikke

det gælder for eksempel noget

mediestøtte men lad mig sige det helt klart fn erklæringen kommer ikke til at ændre en millimeter ved ytringsfriheden i danmark

er juridisk bindende hvad betyder den så hvorfor skal vi tilslutte os ja det skal vi jo fordi internationalt samarbejde om grænseoverskridende problemer er helt nødvendigt ligeså stålfast jeg er på vores egen stramme udlændingepolitik ligeså bevidst

migration er et internationalt problem som ved siden af den politik vi fører herhjemme

andre lande til at tage deres egne statsborgere tilbage det er noget vi bruger en del kræfter på denne erklæring er den første af sin slags der bredt anerkender at stater har en forpligtelse til at tage egne statsborgere retur

ikke nogen ny forpligtelse der skabes med erklæringen men erklæringen anerkender at forpligtelsen eksisterer og det er noget vi kan og som vi kommer til at bruge aktivt i vores udsendelsesindsats en indsats som den nye finanslovsaftale jo netop har fokus på at styrke erklæringen er også et vigtigt signal

vigtigheden af samarbejde i en verden hvor samarbejde er under pres vi ser et rusland som optræder mere og mere aggressivt et kina der fylder stadig mere økonomisk og politisk et mellemøsten hvor konflikter og fattigdom sender mennesker på flugt og i usa drømmenes land drømmer man om færre internationale forpligtelser og mere bare om sig selv så vi lever i en verden der er præget af opbrud og der må vi jo spørge os selv

jeg er ikke et sekund i tvivl internationalt samarbejde har aldrig været vigtigere danmark har en stærk interesse i en international orden hvor store lande ikke kan tromle de små og hvor de regelrette lande som danmark ikke bliver overløbet af lande der fornægter deres ansvar vi bliver ikke mindre af at samarbejde med andre tværtimod vi bliver større så er der nogle lande nogle få lande der har valgt at stå uden for erklæringen jeg mener ikke at danmark hører til i den kreds og fn erklæringen er derfor også for mig et symbol på

et land med ansvar et land med udsyn og vilje til samarbejde

jeg må oprigtigt sige at jeg er rystet over omfanget af fejlagtige eller direkte forkerte oplysninger som er blevet spredt om indholdet af fn erklæringen det er meget svært at se sammenhængen mellem den ophedede stemning på nettet og den virkelige verden fiktionen er stukket helt af fra fakta regeringen ønsker en oplyst debat baseret på solide fakta og vores egne grundfæstede værdier regeringen har fremlagt en juridisk vurdering af erklæringen en vurdering som folketinget har fået af den juridiske vurdering fremgår det krystalklart at fn erklæringen ikke er juridisk bindende at den ikke pålægger lande nye retlige forpligtelser og at danmark fortsat suverænt fastlægger vores egen

som regeringen vil afgive i forbindelse med vedtagelse af erklæringen siden to tusind og femten har regeringen ført en stram og konsekvent udlændingepolitik og det vil vi også gøre

som om man har svært ved at finde ud af hvem der skal deltage i det her marrakeshmøde i næste uge hvor man i givet fald på danmarks vegne skal sige ja til erklæringen eller deltage i den her højtidelighed omkring erklæringen det er jo et møde hvor jeg kan forstå at både den tyske kansler merkel og

den franske præsident macron har annonceret

deltagelse herhjemme har medierne kunnet beskrive at man først havde en

måske skulle deltage i mødet hun sagde så i medierne forleden at hun ikke kunne se sig selv i det så forlød det

at udviklingsministeren skulle deltage i mødet

tingene bliver som de skal være nemlig at danmark ikke tilslutter sig en erklæring som jo selvfølgelig også rummer nogle perspektiver man kan være for eller imod det

derfor man laver en erklæring det er jo ikke fordi den er fuldstændig meningsløs

som nogle også i den afrikanske verden tænker

jeg har ikke taget stilling til endnu hvilken ministeren

gør det det vurderer jeg i de her dage og det vurderer jeg blandt andet i lyset af den repræsentation

som andre lande møder ind med og der tegner sig et klart mønster af at de europæiske lande med ganske få undtagelser møder ind med en minister og det gør danmark derfor også alternativt hvis billedet havde været lidt anderledes så havde vi rimeligvis mødt ind med

fordi jeg forstår at man undervejs også i eu kredsen har spillet en aktiv rolle for at fremme at man er kommet hen til den her

det er jo næppe noget der på den måde ændrer verdens gang men det er dog trods alt udtryk for det jeg er enig med statsministeren i

også læste op i starten nemlig at der jo også er positive side af migration statsministeren arbejder selv for at

mulighed for at komme til danmark for at arbejde og dem der kommer til

thulesen dahl skriver at det her vil være til ugunst for danmark og kun kan bidrage til at antallet af migranter vil stige så må det vel være sådan stadig væk at det er misinformation for det der afgør hvem der kommer til danmark er danmark og hvis vi ønsker et større positivt udbytte af migration

blive enige om at lade flere udlændinge komme til danmark og arbejde og betale skat men det er misinformation når

thulesen dahl siger til danskerne at undertegnelsen af den her erklæring vil føre til flere migranter i danmark

der er brug for at få lidt klarhed over begreberne

har intet med flygtninge at gøre så er der migranter og de findes jo i to slags kan man sige helt overordnet altså legale og illegale

der er omkring to hundrede og fire og halvtreds millioner migranter i verdenssamfundet i dag hvor de halvfems procent opholder sig lovligt i de lande de befinder sig i og ti procent opholder sig så

det er meget vigtigt at sondre mellem de to grupper det kunne dokumentet godt have gjort klarere

jo blandt andet en af grundene til at danmark afgiver en stemmeforklaring hvor vi får det præciseret for vi skal bekæmpe illegal migration

også derfor det er så vigtigt at de lande der genererer migranter hvad enten de er legale eller illegale gentager det der allerede er en folkeretlig forpligtelse men som ikke bliver efterlevet

i danmark vi fører en noget for noget politik vi forsøger at føre en aktiv hjemsendelsespolitik vi bliver begrænset af lande der nægter at tage deres egne borgere hjem igen og der er det vigtigt at de lande genbekræfter det der egentlig allerede i

befolkningen og måske også her i folketingssalen det forløb vi har været igennem

den juridiske afklaring fra regeringen hvor vi kan se at regeringens egen ordfører har talt imod erklæringen jeg synes ikke regeringen har håndteret det her særlig imponerende

spørge anerkender statsministeren at en af årsagerne til

regeringen har fumlet i den her proces og at vi nu står her ugen før regeringen skal rejse til marokko og stadig væk har total forvirring om hvad der egentlig er indholdet af

danske folketingsmedlemmer har deltaget som delegater på fns

ved at forligskredsen hos udviklingsministeren både under forhandlingerne og da forhandlingerne blev afsluttet blev briefet om indholdet af det så det anerkender jeg ingenlunde hvad jeg anerkender

er at der med en accelererende effekt inden for de seneste måneder har udspillet sig en debat der sådan set ubetinget startede på de sociale medier og først blev flyttet ind i det man kunne kalde den åbne offentlige debat for ganske få uger siden det har betydet

er vind og skæv altså hvor hvor myter og og misinformation

i spidsen for startende med et møde på marienborg med liberale premierministerkandidater fra europa at få lidt greb om den her sag blandt andet ved

at arbejde for at der nu bliver en stemmeforklaring som tilgodeser danske synspunkter men som forhåbentlig også kan forankres

ikke at grunden til at vi skal lave sådan en erklæring og at den er vigtig

jeg ved ikke om det er defensivt at forholde sig til den kritik der bliver rejst altså

jeg kan bare notere mig at der er

en stemme i i debatten på de sociale medier som har forsøgt at karakterisere den her aftale som en aftale der gør at vi nu pludselig bare åbner

og derfor tager jeg det udgangspunkt lige at få præciseret hvad det her

er helt rigtigt som herre søren søndergaard siger at der er i millionvis af lovlige migranter og det her er en global aftale som jo ikke kun søger

skabt et billede af at fordi man forsøger at tage hånd om globale problemer

ikke og det er altså bare vigtigt at få slået fast det er vigtigt at

få den nuance ind at der er lovlig migration som

positivt når folketinget selv beslutter at udenlandske

studerende kan komme til danmark og læse og rejse hjem igen og få en relation til danmark det er da positivt når folketinget beslutter og jeg så jo

at vi liberaliserede det lidt men lad nu det være at vi har positivlister og beløbsordninger der gør at folk kan komme til danmark og bidrage helt legalt og gøre danmark rigere

den her aftale den her erklæring

set for første gang at skabe en ny international ramme omkring håndteringen af det og det er det centrale det er ikke perfekt men altså det perfekte dokument ville vi jo aldrig nogen sinde kunne få verdenssamfundet til at bakke op om for så ville en hundrede og to og halvfems lande jo sidde og skrive hver deres udgave

men min samlede vurdering er at det her stiller danmark bedre i vores arbejde med at have kontrol over danmark lukke dem ind vi ønsker

af fns migrationserklæring at

vi kan skelne imellem regulære og irregulære migranter for eksempel i forhold til indrejse ophold og arbejde og hvilke migranter der har hvilke rettigheder og pligter det svarer fuldstændig til regeringens politik det står også helt klart at

økonomiske migranter er to forskellige grupper de har alene menneskerettighederne tilfælles flygtninge skal beskyttes irregulære irregulære migranter skal sendes hjem det er dansk politik og det er regeringens politik derudover anerkendes det for første gang i en eu erklæring at alle lande er forpligtet til at tage deres egne statsborgere tilbage og at lande skal bistå med

fremme den tilbagetagelse det er i høj grad regeringens politik og det er vel og mærke noget som vi er

på sigt konkret kan hjælpe til med at fremme denne vanskelige dagsorden om tilbagetagelse hos lande som normalt er modvillige på dette punkt men der er steder i erklæringen hvor budskabet står mindre klart her er erklæringens tværgående principper vigtige

holde øje med et af dem drejer sig om landets ret til selv at bestemme hvilke og hvor mange udlændinge man vil have til landet som arbejdsmigranter eller studerende og det er afgørende at slå fast at vi med erklæringen på ingen måde fraskriver os retten til selv at bestemme hvem eller hvor mange der skal ind i danmark det er fortsat en national kompetence og sådan skal det selvfølgelig også blive ved med at være og jeg tror sådan set ikke at der er nogen der kan være i tvivl om at det også præcis

det den her regering står for noget andet er så at

her i folketinget jo ikke altid er enige om det spørgsmål for eksempel

hvordan vi ville tiltrække udenlandsk arbejdskraft faktisk

fremgår det også af erklæringen at vi selvfølgelig må stille krav til udlændinge om at de skal overholde landets love og respektere vores nationale skikke og det er regeringen jo selvsagt enig i at vi skal kunne

set komme med med mange eksempler men vil blot nævne nogle af dem her

at vi selvfølgelig skal værne om at have respekt for ytrings og pressefriheden det er en selvfølge at vi skal styrke bekæmpelsen af menneskesmuglere og menneskehandlere at vi skal styrke grænsekontrollen og sikre vores

sikkerhed ved blandt andet at forebygge ulovlig migration og at vi skal kunne opretholde frihedsberøvelsen af irregulære migranter

jeg forstår faktisk godt at der er debat om erklæringen på et så centralt politisk område som det her er og jeg vil også gerne sige helt åbent at havde vi selv kunnet skrive migrationserklæringen så ville den have set anderledes ud men så havde der heller ikke været tale om en fælles erklæring men det er vigtigt igen at slå fast at erklæringen på ingen som helst måde er en bombe under dansk udlændingepolitik

gøre noget som helst andet end det vi beslutter her i folketinget

korrekt og der er ikke belæg for den påstand i selve erklæringen men migrationserklæringen er som nævnt ikke perfekt og den er langtfra let læselig

herske tvivl om den danske læsning

ligesindede lande kunne tilkendegive vores læsning af erklæringen og det vil vi gøre ved at afgive en såkaldt stemmeforklaring i new york når erklæringen formelt skal vedtages der

vil migrationserklæringen så løse alle problemer med ulovlig migration nej

i morgen vågner op til en ny og bedre verden

vi er nødt til at styrke dialogen og samarbejdet på tværs af landegrænser hvis vi vil den ulovlige migration til livs og det vil vi vi vil den ulovlige migration til livs og det er fns migrationserklæring faktisk en ganske god

jeg kan garantere at jeg som minister vil bruge erklæringen aktivt til at fremme danske prioriteter og ikke mindst når det handler om

tror rent faktisk at lige præcis den dagsorden er en dagsorden som mange partier her i folketinget kan

af erklæringen frem som man synes man kan tale positivt om og man glæder sig over at det vil få en stor betydning at vi nu har den her erklæring så kan vi få for

nogle afrikanske lande til at hjemtage deres egne borgere på den anden side

erklæringen som man godt ved kan være dybt generende for danmark

at få mening i at det kan være begge dele på samme tid er det ikke bare sådan som blandt andet rådgiveren i migrationsspørgsmål

den vil få betydelige retlige virkninger det begynder med bløde principper men sådanne fn initiativer medfører moralske forpligtelser som bliver globalt normsættende for hvordan love skal fortolkes er det ikke bare sådan

en ganske gennemgribende juridisk vurdering af

komme til at opleve at det vil få betydning for den politik som vi kommer til at føre i det danske folketing vi kan fortsat som

at ministeren ikke kommer til at deltage i marrakech samtidig hører vi fra statsministeren at der kommer en dansk deltagelse på ministerniveau det synes jeg jo er positivt men jeg synes jo samtidig også

ligegyldigt hvilken minister vi sender til marrakech for der er jo nok nogle ressortområder som har mindre relevans for det her område end andre så jeg vil egentlig

danmark aktivt har arbejdet for at fremme at vi får den her erklæring for at styrke det internationale samarbejde

måde vender det internationale samfund ryggen og ikke ser det som en del af løsningen på det her derfor synes jeg jo også at det ville være dejligt om

større begejstring tog æren

thulesen dahl har vel en pointe i at det er lidt mærkeligt at arbejde for at fremme en erklæring fordi man mener at det styrker samarbejdet internationalt om

at håndtere migrationsudfordringer og så samtidig bruger al sin energi på at sige

noget der forpligter os altså det er vel meningen at danmark med tiltrædelsen af det her dokument også agter at fremme intentionerne i det i bredeste forstand altså det er vel meningen med at arbejde

man glæder sig over resultatet og håber at man kan høste frugterne af det og så er det da mærkeligt at integrationsministeren som står med alle de problemer af manglende internationalt samarbejde

en skrap stemmeforklaring om du vil når vi

til new york og det er da fordi vi vil

forsvare ytringsfriheden i danmark for eksempel vi vil da gøre fuldstændig klart som det jo også står

ikke noget der skal bestemmes af fn det må jo også være sådan at man selvfølgelig gør sin stilling fuldstændig klar og det kommer

den her global compact jeg synes at tonefaldet hos

ligesom udelukkende fokuserede på hvad det her får af problemer og konsekvenser for dansk udlændingepolitik vil hun ikke medgive at det

den danske udlændingepolitik det er at man på globalt plan i fn har besluttet at det her

er et internationalt problem man har besluttet at der skal internationale løsninger til man har besluttet

og at det igen er et globalt og internationalt problem det

her handler om det handler også om afrika hvortil der er langt mere migration og

med andre ord det

problemer vi snakker om her var det så ikke en idé om vi også her i folketinget lige så lidt ud over vores egen næsetip og så på det som det er og netop

når man kender lidt til hvordan det er at få det til

at køre sammen så ved man jo godt

sidde så mange lande så mange aktører og blive enige om

der kan fortolkes på forskellig måde men det afgørende er ikke de der fortolkninger

ikke pindehuggeriet det afgørende er at man er enige om at nu får man en aftale om at håndtere det her i fællesskab bør vi ikke mere offensivt og aktivt

dokumentet her anerkender da også fuldstændig migration som et globalt

men men det betyder jo ikke at man ikke kan pege på

dansk udlændingepolitik da besluttes her i folketinget sådan sådan må det jo være og det betyder da heller ikke at man ikke skal pege på de svagheder som der også er altså de områder som der jo klart skal præciseres så vi også får sagt

det er jo så det vi gør i den stemmeforklaring

vil få betydning i forhold til vores hjemsendelsespolitik

er det den juridiske vurdering vi har fået oversendt til folketinget hvori der står at der

en konvention der binder nogen lande til noget som helst eller er det det ministeren siger i dag som er at det vil styrke vores muligheder for at sende folk hjem

af sagen er kommet over til folketinget og jeg tror

det vil skabe klarhed når først man har fået fået det gransket

det er faktisk meget meget tydeligt i det papir der er blevet sendt over men det ændrer jo ikke på at det jo er vigtigt

få den her diskussion med de afrikanske lande

sidde over for afrikanske ledere

nogle hjemsendelsesaftaler og det er ikke nogen nem sag men det at

det at man jo er forpligtet til at tage egne borgere tilbage og at man bekræfter det med den her aftale synes jeg da er helt helt afgørende

og helt grundlæggende

et virkelighedsfjernt og dybt ideologisk slag rettet mod nationalstaten

danmark som en nation med en lang og stolt

af de åbenlyst negative konsekvenser som migrationen som indvandringen har haft

ordlyd med andre ord det stik modsatte af alle de udlændingestramninger som dansk folkeparti og regeringen i fællesskab har gennemført siden valget i to tusind og femten

der kommer fokus på hjemsendelse frem for integration vi har naturligvis noteret os i dansk folkeparti at statsministeren at udenrigsministeriet at justitsministeriet og vel snart sagt de fleste ministerier har sendt juridiske notater over til folketinget

de siger at aftalen erklæringen ikke er juridisk bindende og vi anerkender da også at der er sendt mange notater over til folketinget gående på at betydningen af erklæringen formentlig vil være begrænset vi har hørt hvad der er blevet sagt og set hvad der er blevet skrevet men selv hvis man anlægger den præmis ændrer det ikke på at regeringen med den ene hånd fører en stram udlændingepolitik med dansk folkeparti mens man med den anden hånd underskriver en erklæring hvis mål blandt andet er mere migration og nemmere adgang til familiesammenføring og det hænger ganske enkelt ikke sammen men sender jo et yderst uheldigt signal

om at danmark grundlæggende ser positivt på migration på indvandring hvorfor overhovedet sætte sin underskrift på et dokument hvis man ikke har en ambition om at leve op til indholdet af aftalen af det der står i dokumentet burde man så ikke i stedet følge lande som usa australien østrig ungarn tjekkiet polen kroatien bulgarien israel og estland som allerede har meddelt at de er kritiske eller at de ikke vil skrive under

har besluttet i hvert fald at udskyde beslutningen

pålægger lande i afrika eller mellemøsten at tage imod egne statsborgere ja så findes disse forpligtelser

allerede i forvejen vel at mærke uden at landene i disse regioner føler en stor trang til at leve op

bruge mere tid på at lave aftaler de enkelte lande imellem som jo trods alt har en lidt større effekt det synes jeg i hvert fald er erfaringen vi har noteret os at der internt i regeringen er modstand mod tilslutning til fn pagten hvor de konservatives herre naser khader kalder det en multikulturel aftale som vil øge migrantstrømmen når man læser erklæringen så forstår man jo godt hvordan det kan være at herre naser khader når frem til den konklusion og måske ville det fremme forståelsen for

synspunkt hvis alle folketingsmedlemmer besluttede sig for at læse den pågældende erklæring

har heller ikke tid og måske er det udtryk for at regeringen et

sted godt ved at her står vi med en dårlig sag vi

formand fru mette frederiksen på et tidspunkt var

havde betænkeligheder i forhold til erklæringen men lige pludselig

nok hellere måtte tilslutte sig

genoverveje deres position

pagten vil være til ugunst for danmark og bidrage til at skabe usikkerhed om den stramme danske udlændingepolitik

tiltræde erklæringen også selv om den ikke er juridisk

noget på sigt selvfølgelig vil der være lande organisationer fn som fra tid til anden vil rette henvendelse til danmark og gøre os opmærksom på den erklæring hvad der står i den erklæring og så vil de selvfølgelig venligt men bestemt minde os om hvorfor vi ikke har rettet udlændingelovgivningen til

det område og hvis man kender det

være en tendens til at man lytter til de anvisninger der kommer fra de forskellige internationale organer blandt andet fn det trækker desværre i

store men det har potentiale til at betyde noget på sigt og det synes jeg altså man skylder at tænke godt og grundigt over det er ikke i dansk interesse at tiltræde fns migrationspagt her bør regeringen og folketinget i fællesskab sige nej og det er dansk folkepartis klare anbefaling

nysgerrig på dansk folkepartis holdning til til vores internationale samarbejde i det hele taget

et organ som fn blev bygget på nogle ret forfærdelige hændelser

under anden verdenskrig og at

progressive fremmelige institutioner

orkestrere i fællesskab det betyder at man har

man har nogle forpligtelser som land når man er medlem af et internationalt fællesskab som fn

alt efter hvordan vi synes de passer ind i den nationalpolitiske dagsorden

holdning til fn skal vi fortsæt være

indgår i forskellige forløb og at der kan være forskellige forhandlinger

man også må indgå i kompromiser men hver gang man når hen til det punkt hvor man skal beslutte sig for om man

man se hvad det er man har givet og hvad det er man har fået ud af det

danmark ændrer jo karakter det er ikke så forfærdelig lang tid siden vi havde en befolkningsfremskrivning fra danmarks statistik der sagde at når vi når frem

det op imod en million i danmark der har ikkevestlig baggrund det er det vi bruger tiden på at diskutere herhjemme og

har en lidt anden opfattelse men der er jo et bredt flertal i folketinget der problematiserer det herhjemme i den nationale debat og samtidig med det er der så et bredt flertal som på den internationale bane ønsker at skrive under på en erklæring eller tiltræde en erklæring

hvis det er den holdning man har at man byder ind når man kan og trækker sig når man ikke kan

hvor er så samarbejdet henne hvis alle medlemslande

skal sige det vil vi gerne være med til

vi ikke være med til så har vi jo ikke noget at holde hinanden op på og så kan vi jo ikke samarbejde om nogen fælles erklæringer

det her vil ikke betyde at det internationale samarbejde bryder sammen hvis man fulgte dansk folkepartis anbefaling her

betyde at så er der en erklæring her som vi så ikke tiltræder

uanset hvordan resten af folketingets partier stiller sig

at der kommer lidt eftertænksomhed i systemet og i de forskellige politiske partier så næste gang der kommer et eller andet forslag om en eller anden erklæring som lægger op til mere indvandring og at man skal fremme multikulturelle aktiviteter

står alene at det der faktisk er

foregår lovligt er et gode altså at det at der kommer udlændinge til danmark og arbejder bidrager til vores velfærd og at det som man i virkeligheden

side var at den her erklæring var

hvor man har måttet forholde sig til at ja rydde op efter nogle af de problemer man selv har skabt men jo i hvert fald forholde sig til konsekvenserne af noget af den ulovlige migration altså dem der ikke kan hjemsendes man har afsat flere penge til at håndtere folk der ikke kan hjemsendes end man har villet

og så skulle man da have ønsket sig en international aftale der forpligtede

kunne sende de mennesker hjem som ikke har ret til at være her men der hvor dansk

anerkende at migration er et gode når det foregår lovligt er det ikke korrekt at dansk

at alle de mennesker der er kommet til danmark fuldt lovligt for at arbejde faktisk er

er der kun dansk folkeparti der har herre morten østergaard klart en pointe

jo også bliver understreget af at der desværre er rigtig mange partier alle andre partier

pointe og det synes jeg bare skal stå

og at det gælder om at håndtere de negative sider

nu det ligge jeg synes også det var bemærkelsesværdigt

at erklæringen i sig selv skulle føre til at der kom

har en reaktion på at man altså

her fra regeringens side klart siger at det er misinformation når herre

er en forventning om at det her projekt også vil betyde noget at det vil rykke noget det tror jeg også jeg var inde på i min egen ordførertale og det er selvfølgelig fordi

at den her erklæring rent faktisk betyder noget man skriver da under på det fordi det har nogle konsekvenser vi har fået mange juridiske notater

de forskellige ministerier som siger det er juridisk forpligtende og at det ikke retligt bindende for danmark

at i visse tilfælde vil det have en yderst begrænset effekt fordi det kan indgå som fortolkningsbidrag til hvordan internationale domstole vil se på eksempelvis dansk lovgivning så det vil jo have en effekt så kan man diskutere hvor stor effekten vil være og hvornår den vil komme

selvfølgelig rigtig mange mennesker i det system der også tror på

til den her meget meget offensive

har den her migrantpagt

forskellige lejligheder og i forskellige fora

taget afstand fra det man har ikke sagt noget

er der en række højreorienterede kræfter i europa der starter en stor kampagne på de sociale medier imod den her migrantpagt

sine overvejelser over hvor den misinformationskampagne kommer fra det har jeg mine egne tanker om det skal jeg ikke komme ind på her men i hvert fald kan man se at højrefløjen

pludselig også siger at nu må de også gå imod det her man har ikke sagt det før det er først på det tidspunkt at dansk folkeparti begynder at

også været møder i folketingets udlændinge og integrationsudvalg hvor

minister fra regeringen og redegjorde

måske endda for nogle år tilbage har haft et samråd om den generalforsamling der var i

gennem længere tid har beskæftiget sig

så vil jeg sige at det er rigtigt at noget af det der er rundtomkring på internettet

er jo ikke alt der står på internettet der er fuldstændig rigtigt jeg håber ikke det kommer bag på nogen at jeg har den opfattelse

på internettet og i kommentarer og alle mulige andre steder men bare gå ind og læs erklæringen

så kan man jo selv se hvad man synes om det så kan man sådan selv vurdere sagen

hvis man går ind og læser erklæringen og ikke ser på det der står i kommentarfelter og alle mulige andre steder hvor der

den politik som vi blev enige om i det her folketing men jeg synes det

nu tilsyneladende tager afstand fra nogle af de der vanvittige ting der kører på internettet stadig væk vil jeg fastholde at

sagen har været taget op i forskellige fora

jeg har dansk folkeparti tage afstand fra det forholde sig til det

tage afstand fra de vanvittige påstande der kører på internettet

der kører den her kampagne vil man gøre det for ligesom at

tager afstand fra det må ligesom være logikken i

er vel meget ligetil at sige at der selvfølgelig er noget af det der står på internettet som som ikke er ikke er korrekt det kommer

vil bare opfordre til at folk går ind og læser erklæringen og

helt klart opfordre folk til at gøre det

giver alle mulighed for uanset om man er god til fremmedsprog eller ej at komme ind og danne sig et overblik så man ved hvad det er

et bredt flertal i folketinget ønsker at sige ja til og hvis folk læser erklæringen og lader være med at kigge på det der står på internettet

tror jeg at der vil være rigtig mange danskere måske endda også

stemmer på socialistisk folkeparti som faktisk

at dansk folkeparti altså har en pointe her

ikke en god erklæring for danmark

sejler lad mig starte sådan

i socialdemokratiet er temmelig utilfredse med regeringens håndtering af den her migrationserklæring det er mere end to år siden at regeringen startede processen med andre lande om den her erklæring men regeringen har først meget sent orienteret os i folketinget og nu kommer regeringen så og beder om forståelse og tilslutning og måske også lidt

danmark er den lille dreng i den globale skolegård vi har brug for det stærke internationale samarbejde vi har brug for en international dialog om at håndtere migrationen særlig hen over middelhavet ifølge grundloven er det regeringen der fører udenrigspolitikken det er en god bestemmelse den giver selvfølgelig den siddende regering noget magt men den tildeler også noget ansvar et ansvar som vi ikke mener regeringen har håndteret særlig imponerende i den her sag dansk folkeparti har opfordret regeringen til at blive hjemme fra den

skal vedtages i næste uge det er derfor indlysende for enhver at regeringen i det her spørgsmål har brug for andre partier

vedtagelse det har krævet lidt dialog frem og tilbage og jeg vil ikke lægge skjul på at det for

at få skåret ud i pap at dansk udlændingepolitik ifølge regeringens vurdering fortsat kan fastlægges i folketinget det skal klart fremgå af den tekst som regeringen lægger frem i marokko derudover har det været afgørende for os at regeringen også rejser til marokko og forklarer de andre lande at set fra en lille skandinavisk velfærdsstat har migrationen også en bagside at der er en årsag til at vi strammer udlændingepolitikken i danmark jeg er klar over det måske ikke er så bekvemt for regeringen at fortælle det her så klart på den internationale scene her giver det måske bedre mening at lade sig bade i blitzlyset og nyde fordrageligheden men regeringen kan ikke fejre den stramme udlændingepolitik med lagkage herhjemme og så skjule vores bekymringer i udlandet ministrene må

fortæller herre og fru danmark herhjemme indvandringen er ikke lutter lagkage jeg ser derfor frem til debatten i dag og jeg skal på vegne

til vedtagelse danmark har interesse i internationalt samarbejde om grænseoverskridende udfordringer folketinget konstaterer at danmarks stramme udlændingepolitik ikke ændres på baggrund af fn’s migrationserklæring

erklæringen er ikke juridisk bindende og folketinget uændret fastlægger udlændingepolitikken folketinget opfordrer regeringen til at stemmeforklaringen ved dansk tilslutning afspejler ovenstående

vi anerkender at indvandring er kilde til velstand innovation og bæredygtig

verden er det den socialdemokratiske

stykke tid siden og genlæst den igen i går og jeg vil godt erkende at der er en del ting som jeg synes er betænkelige

vi kan godt gå ind i en nærmere diskussion af det konkrete citat

så må han gentage det men helt generelt vil jeg bare sige at

et stykke tid haft nogle fælles synspunkter om udenlandsk arbejdskraft i den her fn erklæring lægger man op til øget indvandring i form af øget

med udlændinge og integrationsministeren og repræsentanter for regeringen hvor

ikke var enige om alt men trods alt var enige om en del i forhold til sige til regeringen at

der handler om at man skal øge indvandring i form af mere arbejdskraftindvandring synes vi ikke var en god idé

sammen med at man i dag siger at man kan tilslutte sig en erklæring

vi skal ikke åbne det danske arbejdsmarked op for folk uden for europa til det almindelige faglærte og ufaglærte arbejdsmarked det er også derfor vi har været imod at sænke beløbsgrænsen fra de nuværende firehundrede

tilbage i starten af november to tusind og seksten at der blev lavet et

af den proces der så fører hertil

jeg forstår ikke det her billede af at i ikke er blevet orienteret i deltog da dengang og igen i to tusind og sytten var i også inde i debatten

den her aftale i havde bare ikke besluttet jer endnu hvad i mente om den

ikke et mere retteligt indtryk af

år var i gang med at forhandle en international aftale omkring migration og jeg bagefter tillod mig at blive overrasket over hvordan debatten udviklede sig så ville jeg have holdt folketingets partier noget tættere ind til kroppen jeg er klar

at der ikke er nogen juridisk forpligtelse til at indhente et mandat for eksempel fra folketinget men det forhindrer jo ikke en regering i at sørge for at der er et bredt flertal af folketinget som er orienteret

orienteret man har bare været meget sent om ligesom at lande en

omkring det her og

forvirring i i egne rækker over

konsekvenserne af den her erklæring men lad mig bare sige det på jysk på den måde at det ikke har hjulpet på afklaringen at vi har ordførere fra regeringens egne partier som ikke vil bakke op om erklæringen at

ministre ikke vil tage ned og skrive den under

ved med at insistere på at det styrker muligheden for at hjemsende afviste asylansøgere

indtryk af at det har en retlig binding hvad der står i den her erklæring selv om det

så jeg synes der har været spredt meget forvirring og jeg synes ikke regeringen har hjulpet ret meget med på at opklare hvad der har

set ikke har nogen holdning til marrakechaftalen altså hvad mener socialdemokratiet om marrakechaftalen det hørte jeg ikke så kan herre mattias

jo indgås et forpligtende samarbejde med lande uden for europas grænser det giver sig selv

bliver det jo fuldstændig usandsynligt så derfor siger vi selvfølgelig at alt hvad der kan gå i retning af en styrket en styrket dialog om håndtering af migration

synes vi da er positivt vi betragter det her som en erklæring

en international dialog om migration og jeg tror ikke på at europas udfordringer med migration kan håndteres uden at vi har sådan

jamen hvad mener socialdemokratiet

kan herre mattias tesfaye ikke sige

ved jo at forud for større beslutninger

skal regeringen rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn det går jeg ud fra at regeringen har gjort og jeg går ud fra at socialdemokratiet der

sin holdning så hvad

at det vil være skadeligt for danmark hvis vi hopper ud af erklæringen det er bundlinjen og det

til at spænde ben for at regeringen rejser til marokko

vi ikke noget at klage over der vi har været fuldt informeret om det her og det er jo først da sagen eksploderer på internettet at også socialdemokraterne

indtil da har alle jo været optaget af at det er

lave den her form for arbejde

der er ting han ville have skrevet anderledes

meget stolt tradition for fn

haft masser af socialdemokrater der har kæmpet for fn hele vejen igennem

en tekst i fn hvor der sidder en hundrede og halvfems medlemslande så er punkter som

forskellige lande der har sat sig ned og skullet mødes et sted der er for eksempel nogle formuleringer om hvordan staten skal støtte medier som

opfører sig negativt over for indvandring det tror jeg da at de fleste af os herinde i folketinget synes er nogle lidt mærkelige formuleringer

også nogle andre formuleringer der handler om

landes forpligtelse til

modtage afviste asylansøgere der tror jeg

det ville være godt eller dårligt for danmark hvis ikke vi tilsluttede os den her erklæring

at danmark skal skrive under det tror jeg der blev skabt lidt usikkerhed om i i sidste uge

i danmark er blevet ramt af den påvirkningskampagne erklæringen har jo ikke ændret sig i den periode den har ligget klar siden forsommeren

at være en smule betænkelige ved at regeringens egne ministre ikke vil

ned og underskrive den aftale de selv har forhandlet at regeringspartiernes egne ordførere kritiserer den at regeringen bliver ved med at argumentere for at den har retlig binding der hvor det kommer til gavn for danmark nemlig ved at det bliver lettere

hjemsende afviste asylansøgere men at den ikke har retlig binding den anden vej det forstår jeg godt skaber noget forvirring

synes ikke regeringens håndtering af den her sag har hjulpet

og hvorvidt socialdemokratiet støtter det så siger herre mattias

som handler om børns rettigheder

her paragraf som handler om at erklæringen skal fremme eksisterende internationale juridiske forpligtelser i relation til børns rettigheder og opretholde princippet om at hensynet til barnet altid er det der vejer tungest også i forhold til migration i forhold til uledsagede mindreårige og i forhold til børn der bliver skilt ad fra deres forældre er

som et virkelig tungtvejende princip og det kommer den her erklæring hverken til at hjælpe den ene eller den anden vej

det har været et langt forløb ja det er ikke noget der er blevet diskuteret meget

har dog været en parlamentarisk proces

har været en del af og indtil for få måneder siden såede den socialdemokratiske formand tvivl om hvorvidt man ville støtte aftalen det har man så besluttet sig for at gøre men hvornår tog man den

regeringen gør det og vi har ikke på noget tidspunkt argumenteret for at vi skulle gøre det modsatte

sådan at ordføreren har fire minutter og ikke fem

nu er vi så heldigt stillede her at systemet ikke kan finde ud af det med fire

da jeg åbnede min mail her i morges

på baggrund af den erklæring vi står og diskuterer i dag

en islamisering af hele europa jeg skal nok få svaret

satte jeg mig ned og svarede på med det samme for

var en henvendelse fra en bekymret borger der havde en lang række spørgsmål til teksten her derfor er jeg glad for

kan få talt om den fn erklæring

er jo sjældent at en fn erklæring giver anledning til så meget debat

erklæring mener jeg faktisk er en god erklæring for danmark det mener jeg af tre forskellige grunde for det første er vi som et lille land nødt til at erkende at vi

løse de globale migrationsudfordringer vi står over for alene vi er afhængige af et internationalt samarbejde

sætte en stopper for den irregulære migration og menneskesmuglernes forretningsmodel kræver det at vi arbejder sammen med andre for det andet sikrer erklæringer os en dialog med de lande som vi ikke kan få til at hjemtage for eksempel afviste asylansøgere med erklæringen anerkender de lande at de allerede i dag har en pligt til at tage imod egne statsborgere jeg ved godt at det ikke er juridisk bindende men vi har brug for at

et telt hvor vi kan få den dialog med de her lande det vil vi kunne bruge i fremtiden ikke nu det ved jeg godt

når vi forhandler om hjemsendelse og illegale migranter dog gøre dem opmærksomme på at

omkring de her ting for det tredje og nok så vigtigt

erklæringen ikke juridisk forpligtende det betyder at vi fortsat er herre i eget hus vi fastlægger vores udlændingepolitik det har regeringens kronjurister også bekræftet i den juridiske vurdering som er sendt til folketinget man skal kende os dårligt hvis man tror at vi kunne finde på at ændre på vores stramme udlændingepolitik det er også en lidt underlig debat at have at vi

vedtaget det såkaldte

selvfølgelig gør vi ikke det vi har siden to tusind og et kun afbrudt af tre en halv år med socialdemokratiets fem og fyrre lempelser stået i spidsen for en regering der har ført en konsekvent

intet kunne ligge os mere fjernt end at sætte det over styr erklæringsteksten er udtryk for et kompromis mellem et stort antal af verdens lande

skrevet teksten anderledes hvis vi havde kunnet ja det ville vi givetvis men nu ligger teksten som den gør den er en begyndelse et dialogpapir

vil vi afgive en stemmeforklaring i forbindelse med vedtagelsen

her vil vi så forklare hvordan vi læser erklæringen og samtidig understrege at migration ikke er uden udfordringer for migration er jo tydeligvis noget der kommer med kæmpe udfordringer så for os i venstre

ikke noget at være bekymret for i den forbindelse i den forstand at der er en grund til at gå ind i det telt hvor man begynder en dialog om noget der er et stort problem for os alle sammen med de ord skal jeg på vegne af venstre sige at

som herre mattias tesfaye tidligere læste op

inklusion og social samhørighed det er jo lige noget som herre mads fuglede eller integrationsministeren kunne finde på at sige i en større forsamling ude

er et punkt der handler om at understøtte multikulturelle aktiviteter gennem sport musik kunst madfestivaler frivilligt arbejde og andre sociale arrangementer som kan styrke den gensidige forståelse og anerkendelse af migranternes og bestemmelseslandets kultur er herre mads fuglede enig i det og hvis herre mads fuglede nu svarer at det ikke betyder noget hvorfor i alverden så gå ned at skrive under på noget

folketinget laver multikulturelle arrangementer af nogen som helst art men det kan

har lyst til det det kommer den her tekst ikke til at lave om på og teksten kommer ikke til at lave om på så meget nu men som jeg synes

de små skridts politik nu begynder vi at gå i den retning hvor vi kan sørge for noget af det som regeringen så gerne vil især i samarbejde med dansk folkeparti nemlig sørge for at vi får en ny måde at tænke det at være flygtning på få folk tilbage til deres oprindelsesland når de er kommet hertil og det kan kun lade sig gøre

jo selvfølgelig undrer lidt er det med at man på den ene side synes at det er godt og rigtigt men så samtidig siger

meningen herre mads fuglede har jo

det gør da en verden til forskel om vi får flyttet den dialog som skal gøre at vi kan få ordnede forhold i forhold til

og håndtering af ulovlig migration derfor skal vi vel ikke stå her og sige til folk at

for det betyder ingenting vi skal da sige til folk at med det her har vi fået fornyet håb om at vi faktisk kan skabe fremskridt på det her område den her erklæring kan

skal vi ikke gå ud og sige at den er mere end den er det ville jo være

for de lande som folk kommer til og selvfølgelig ikke mindst for migranterne selv den seneste fn undersøgelse viser at i omegnen af to hundrede og tres millioner mennesker har forladt

to tusind

faktisk nummer to er det islamistiske diktatur i saudi arabien hvor mange migrantarbejdere fratages deres

tvinges til at leve under slavelignende vilkår det samme er tilfældet i qatar hvor fire og

har tildelt landet

en million slavearbejdere i eu stort set

seksuelt udnyttet

som menneskehandlere tjener styrtende med penge på og for nu at komme

chauffører i padborg hvis eneste og største forbrydelse var

fra en grisk dansk arbejdsgiver om et job der ville sikre at de kunne forsørge deres familier men som endte med at de kom til at leve under kummerlige og uværdige forhold

at diskutere migration og migranters forhold og

at den diskussion er taget op i fn

som migrantarbejdere lever under vi hilser den velkommen også selv om

til alle tider skal respekteres

hvorunder diskussionen kan foregå for at få landene til

et resultatet af et kompromis

og som kan trække i forskellige retninger

naturligt at landene vedhæfter deres underskrifter på erklæringen en protokol hvoraf det fremgår hvordan de fortolker teksten

men det afspejler jo bare at der stadig er uenigheder

er en diskussion der skal fortsættes

synes vi at det er nødvendigt med en klar protokoltekst det bunder netop i det faktum at der i vores globaliserede verden er politiske kræfter og kyniske arbejdsgivere som ønsker at misbruge migration til at underminere og fjerne eksisterende løn og arbejdsvilkår som lønmodtagere har tilkæmpet sig i forskellige lande disse politiske kræfter kyniske arbejdsgivere skal have kamp til stregen det skal de have i danmark

at den danske regering skriver klart i en protokol at intet i denne erklæring kan bruges som argument for at begrunde eller acceptere social dumping hvor udenlandske lønmodtagere

dårligere vilkår end dem som gælder for herboende arbejdere

at multilaterale løsninger gennem fn på store grænseoverskridende problemer eksempelvis migration folketinget pålægger regeringen at vedføje underskriften på den ikkebindende fn erklæring om migration en protokol hvori fastslås at ingen punkter i erklæringen kan bruges som argument for nogen former for social dumping eller angreb

godt kunne tænke mig at spørge herre søren søndergaard om er hvordan han så mener at den her erklæring vil kunne få en betydning i

den sammenhæng er det fordi herre søren søndergaard

som er udtalt af rådgiveren i migrationsspørgsmål fra

erklæringen vil få retlige virkninger det begynder med bløde principper men sådanne fn initiativer medfører moralske forpligtelser som bliver globalt normsættende for hvordan love skal fortolkes

nogle fn tiltag udvikler sig at han mener at netop sådan en fn erklæring som vi taler om her i dag vil få en egentlig betydning i forhold til de udfordringer

vil gøre det ene og det andet jeg tror det tager rigtig lang tid før vi får overbevist saudi arabien og qatar og alle de der andre islamistiske slyngelstater om at de skal leve op til de ting der står i den her erklæring om migrantarbejderes rettigheder jeg tror der går rigtig lang tid det kræver en

mere modige når vi diskuterer det her i folketinget og er lidt mere klar til at sige fra over for

ikke en automatisk proces men logisk hænger det da sammen at hvis man på internationalt plan bliver enige om nogle ting så går man fra at have en enighed bredt til

regnet regnestykket rigtigt

debat er præget lidt af at der er nogle der kommer til et facit som ikke

man kommer til det facit at den her erklæring ligesom skulle åbne op for uhæmmet migration fra afrika

vi har en regering i danmark som går ind for en stram udlændingepolitik

på det og derfor aldrig ville underskrive en erklæring som havde den konsekvens at der kom uhæmmet migration fra afrika jeg tror

omvendte man gerne vil opnå det har

politiske partier i europa

mange af de konklusioner som man man støder på i den offentlige debat om den her aftale som som ikke rigtig har noget hold i virkeligheden

fortsat være sådan som det skal være at stater selv fastsætte deres udlændingepolitik den juridiske vurdering er at erklæringen ikke er juridisk bindende ikke pålægger landene nye retlige forpligtelser og ikke etablerer folkeretlig sædvaneret regeringen har også gjort det klart at den i den

flere lande vil tilslutte sig vil gør det klart at det altså er ovenstående som er tilfældet det vil domstole også lade indgå i deres fortolkning af erklæringen i fremtiden erklæringen slår meget klart fast at det er staters helt suveræne ret at bestemme hvem der får adgang til landets territorium herunder at landene selv kan bestemme hvad irregulære og regulære migranter

ja det handler vel om at det er et diplomatisk redskab som man kan tage op af den

at sikre sig at lande tager imod

fordi de ikke har ret til asyl eller fordi de er blevet udvist på grund af kriminalitet det er jo noget som et meget bredt flertal i folketinget bekymrer sig meget om og det kræver så at man indgår i et internationalt samarbejde for at få løst

jeg vil ikke

jeg tror ikke at vi får løst de store problemer

var formuleret bedre men jeg tror ikke at vi får løst de store problemer uden

indgå i aftaler med andre lande tak

men nu er det altså fru carolina magdalene maier

i det danske folketing og diskutere hvorvidt

tiltræde en erklæring fra fn

at vi får debatten fordi det viser hvor stor enighed der heldigvis er i det danske folketing om at

tiltræde en migranterklæring fra fn med undtagelse af dansk folkeparti synes alle partier i folketinget

at det er det rigtige at gøre det synes jeg er rigtig positivt statsministeren sagde at internationalt samarbejde

har været vigtigere statsministeren sagde også

mindre af at samarbejde vi bliver tværtimod større man kunne også citere michelle obama when they go low we go high

huske at løfte det her op jeg tror

vi i verdenshistorien har set et så stærkt internationalt samarbejde som vi har nu

i kraft af fn

som jeg også var inde på tidligere i et spørgsmål

og fuldstændig tilsidesættelse af minoriteters rettigheder

sindssyg vigtigt jeg talte med en bekendt om

form for folkeligt oprør hvornår siger folk fra hvorfor

så så meget stabilitet i vores

vi er et sted hvor man kan begynde at tale om

på grund af eu

grund af eu at vi har haft en så lang og stabil fredsperiode i danmark for hvis man tror på at historien er

er vi har haft ufredelige perioder i verden i hvert fald i vores del af verden

derfor er det internationale samarbejde helt afgørende vigtigt og derfor er

at migration er positivt

der er udfordringer med migration men migration er grundlæggende positivt vi har igennem hele historien migreret verdenshistorien er en stor historie om migration jeg er personligt et produkt af migration det er herre naser khader også det er herre mattias tesfaye også

en negativ ting det

mulighed for at vi kan blive klogere sammen

det er lidt ærgerligt at vi ikke kunne blive enige om et fælles

vedtagelse som regeringen er kommet med desværre bevæger sig for meget over

de nationalpolitiske interesser som danmark har

ikke er nødvendigt i den her sammenhæng for det handler om et fælles internationalt samarbejde

vedtagelse og når jeg siger vi er det på vegne af radikale venstre sf og

velkommen og opfordrer regeringen til fortsat at styrke det multilaterale samarbejde om forebyggelse af migration håndtering af og ansvar for mennesker på flugt og deres rettigheder hjemsendelse af migranter uden lovligt ophold og bekæmpelse af kriminelles udnyttelse af migranter

synes den ordførertale vi lige hørte var aldeles rystende

et eu hvor storbritannien er i gang med at melde sig ud et eu hvor

den tyske kansler har kæmpestore problemer og

tales om hvor kort tid hun holder endnu

frustrationer overalt i de europæiske lande

et omdrejningspunkt i den her diskussion og det er indvandring

at man ikke har fået styr på migrantstrømmene igennem årtier at man har kæmpestore integrationsproblemer og at landenes befolkninger siger stop det er omdrejningspunktet for al den frustration der

ordføreren slet ikke de samme ting

engagere os i det europæiske samarbejde vi vil hellere lave vores egne små fiksfakseriløsninger sammen med de lande som måtte ønske

træde ud af eu så vi har en nationalstat i danmark i stedet for et europæisk fællesskab

det er et godt og vigtigt skridt som verdenssamfundet tager når den her erklæring

bliver tiltrådt af en bred kreds

vi kan jo glæde os over at det har et stærkt dansk islæt idet det var herre

og den danske regering

at erklæringen skulle kunne blive til virkelighed derfor er det jo en positiv og glædelig situation

også sige at det for radikale venstre

klart at vi gerne skriver under på erklæringen og at vi støtter varmt op om at danmark gør det og jeg er egentlig glad for at vi nu får debatten så vil jeg

opfordre folk til at læse erklæringen man kan tage afsnit tretten frem

hvor det fremgår med al ønskelig tydelighed hvad det er den handler om og så sortere alt det der fra der handler om den ene religion eller fremmede magter der vil sørge for at vores samfund skal laves helt om og alt det der men bare tage afsæt i hvad der står der står i erklæringen at det anerkendes at en sikker ordentlig og regulær migration virker for alle når den finder sted på en velinformeret planlagt og konsensusbaseret måde det skriver vi gerne under på migration bør aldrig være en handling udført i desperation det kan vi også godt skrive under på

skal vi samarbejde med henblik på at respondere på migranter i sårbare situationers behov og adressere de respektive udfordringer ja det skal vi da

ved vi jo godt hvad konklusionen bliver så bliver det jo det kaos som har udspillet sig for befolkningernes øjne i kølvandet på den seneste flygtningekrise så vi skal da netop samarbejde endelig

glæde alle uanset hvad man mener i udlændingepolitikken

samarbejde med henblik på at skabe forhold der tillader at samfund og individer lever i sikkerhed og værdighed i deres egne lande

hvor folk flygter for at leve det er intentionerne med erklæringen her at vi samarbejder om at håndtere mennesker i en sårbar situation at vi reducerer folk der flygter i desperation ved at skabe værdige forhold i deres egne lande at vi når der er tale om regulær migration skaber ordnede forhold alle elementer har jo udfordringer

det er fordi der er udfordringer der skal løses og det gælder selvfølgelig dem som over hals og hoved er flygtet fra klimaforandringer sult eller umulige forhold

i deres hjemlande de er i en sårbar situation og det skal vi håndtere for ellers overlader vi dem jo bare uden nogen form for

fremtidsperspektiv indtil de en dag står ved vores dør og vi synes det er helt forfærdeligt så selvfølgelig skal vi da samarbejde om det

den regulære migration giver jo også udfordringer

søren søndergaard har peget på nogle af og ja vi skal da samarbejde om at folk der tager lovligt ophold i et andet land for eksempel for at arbejde får ordnede forhold og behandles ordentligt og med respekt også med deres forskellighed

erklæringen var god fordi den vil skabe ordnede forhold der hvor der i dag er kaos skabe svar der hvor befolkningen i dag står tilbage med spørgsmålstegn det er derfor den her erklæring er god for danmark

minutter tilbage og alle ordførere skal have en chance og

synes også at både statsministeren og udlændinge og integrationsministeren skal have en chance

en bevidsthed om at vi står over for nogle globale problemer som det globale samfund er nødt til at forholde sig til og det er jo det

jeg har ikke nogen bemærkninger til processen

kontroversielt indtil for nylig hvor det eksploderede på internettet fordi en højrefløjbevægelse styret af hvem ved jeg ikke men i hvert fald en eller anden bevægelse på internettet begyndte at køre misinformationskampagner på det her

helt ukontroversielt og derfor synes jeg det er en fuldstændig ordentlig måde som det er håndteret på den eneste skandale der

khader det er jo fuldstændig forrykt at der er

ordfører for et regeringsparti der i den grad er med til at sprede misinformation og køre fuldstændig illoyalt i forhold til det her

godt håbe at der var nogle

naser khader og fortælle ham hvordan det her hænger sammen men men

om et globalt problem

har været inde på migrantarbejdere og har nævnt saudi arabien og andre steder i mellemøsten hvor de kommer og arbejder under forfærdelige vilkår og det er

også andre steder det er også

og hvor vi meget gør det til et spørgsmål om danmark europa afrika men det er jo langt mere omfattende

internt i afrika hvor det er langt langt større end det er hos os det er latinamerika

det er asien hvor folk flygter fra myanmar og andre steder med andre ord vi taler om et problem som vi er nødt

mindre folk bevæger sig når der er sult og sig på grund af klimakrisen alene klimakrisen vil forøge det her problem derfor er det da rettidig omhu at man i fn tager det her alvorligt

er ikke fuldstændig krystalklar på alle områder men det kan en tekst der skal

alle der har beskæftiget sig med de her ting

og pindehugger i hvordan det burde have været og det skulle

og derfor synes jeg at man fra folketingets side burde tilslutte

jeg synes det står rimelig klart at vi på ingen måde i den her erklæring bliver forpligtet

social dumping og arbejdsmarkedet

side i dag totalt entydigt siger at vi bakker op om at regeringen tilslutter sig den her erklæring

forpligter os til et internationalt samarbejde at vi erkender

og når man læser det skal man læse det kritisk udgangspunktet for fn pagten er at danmark og vesten står over for enorme udfordringer fra vores fra vores baghave i afrika og nordafrika hvor der lige nu er en befolkningseksplosion tag et land som egypten halvfems millioner indbyggere og de bliver en million flere hver niende måned mange afrikanere har i dag mobiltelefoner og paraboler og de kan se at de kan få det lidt bedre andre steder i verden menneskesmuglerne udnytter deres drømme og lokker dem til at forlade deres oprindelige hjemlande og søge lykken i vesteuropa

jo ikke løsningen løsningen er ikke udvandring løsningen er at vi investerer i de lande vi køber deres varer

det der gør at folk bliver hjemme vi skal gøre noget ved de grundlæggende årsager til at folk

ulovligt især i de sydeuropæiske lande og

jo en kæmpe udfordring derfor skal vi have en løsning på at stoppe illegal indvandring og

få de oprindelige

de illegale indvandrere kommer fra til at tage imod deres egne borgere

er det enormt vigtigt at vi får løst den her udfordring der er problemer der skal løses fns løsning på problemerne er en pagt hvor problemstillingerne adresseres men spørgsmålet er hvad der skal leveres til gengæld for en underskrift hvad er prisen

stille sig hvad er det der skal leveres til gengæld der er en hel del spørgsmål som man kan stille om pagten og dens konsekvenser personligt er jeg skeptisk over for pagten og dens konsekvenser og den konservative folketingsgruppe deler min skepsis

derfor er det afgørende for os at regeringen får formuleret nogle klare forbehold hvor vi understreger at der er ting som bliver påstået om pagten som vi er uenige i forbeholdene skal være præcise de skal være klare og de skal være stramme så der ikke hersker tvivl om konsekvenser

hensigtserklæringer og så bliver det til konventioner passer det det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få svar på eller få understreget i forbeholdene vi har en flygtningekonvention i dag men ønsker vi også

en migrationskonvention et andet spørgsmål er hvad er prisen for at andre lande hjælper os med at bekæmpe de her menneskesmuglere og illegal indvandring og tage imod deres afviste borgere hvor forpligtende er det for de lande når pagten ikke er forpligtende der bliver sagt at alle har de samme universelle rettigheder fra dag et hvordan vil det påvirke vores velfærdssamfund vil vi være i stand til at fastholde vores autonomi i forhold til indvandringspolitikken et afsnit i pagten som virkelig provokerer mig er afsnittet som siger at

man vil begrænse mediernes

jeg synes det er problematiske formuleringer dansk journalistforbund har været ude

påpege det så har der været en masse påstande fra de afrikanske lande hvis man har fulgt med i den debat der har været i de afrikanske lande hvor man har hævdet en hel masse

at dem der bor illegalt i de vesteuropæiske lande de

regeringen er jo som vi har nævnt det tidligere i gang med en rigtig god proces hvor man er i dialog med ikke mange lande men de rigtige lande som vi er på bølgelængde med om at finde frem til fælles forbehold der er behov for forbehold og nu forhandler regeringen om at få de forbehold

at se formuleringen omkring disse forbehold så tingene kan sættes på plads en gang for alle

se på uret

i det danske parlament og det synes jeg tjener os alle sammen rigtig godt

nogle ting der ligesom står

der står tilbage for mig i dag ud over at jeg synes at vi har haft en god og en saglig debat er sådan set at jeg må undre mig lidt over socialdemokraternes tilgang til det her

jeg må undre mig over at man fra socialdemokraternes side kommer med må man sige en kritik

fuldstændig forfejlet når man hører herre mattias tesfaye i dag sige at der

et fuldstændigt fravær af information til folketinget så er

fra udviklingsministerens side der

humanitære strategi der har været

både udviklingsministeren

og jeg har har deltaget

med nogen undren at jeg i hvert fald kunne konstatere umiddelbart efter spørgetimen i sidste uge at fru mette frederiksen siger at

mon ikke regeringen har en lidt dårlig sag og at nu vil hun sætte sig ind i tingene en lidt dårlig sag altså undskyld herre mogens lykketoft har stået i spidsen for noget af det her og det ved jeg da i hvert fald er en politiker som fru mette frederiksen ser meget op til så jeg synes simpelt hen det har været meget meget mærkeligt besynderligt

perspektiv med den her anekdote om

at debatten her har bekræftet vi står vagt om en stram udlændingepolitik hvor vi passer på på danmark hvorfor skulle vi ønske at sætte det over styr det giver simpelt hen ingen mening det kan man jo betrygge sig i

den juridiske vurdering der er sendt over hvor det fremgår klart at

bindende at den ikke pålægger landene nye retlige forpligtelser at den ikke i sig selv etablerer folkelig sædvaneret at dens anvendelse som

ikke brug for at tage forbehold over for den her erklæring der er god grund

at vi i en stemmeforklaring præciserer nogle danske

synspunkter man kan så spørge hvorfor overhovedet

jo glad for at der er et meget bredt flertal i folketinget der sådan set når frem til den ret entydige konklusion at det skal vi selvfølgelig fordi ulovlig migration er et grænseoverskridende globalt problem og at der i øvrigt er mennesker som lovligt migrerer som også bliver ramt på deres menneskerettigheder og tilbydes kummerlige vilkår

det er et problem der kræver grænseoverskridende samarbejde mellem landene og som vi ikke alene kan løse ved at stramme vores egen lovgivning op men som også kræver at vi engagerer os danmark kan ikke løse det her problem alene og vi kan da slet ikke løse det alene ved at sætte spørgsmålstegn ved værdien af

samarbejde med de lande som vi netop skal have overtalt til at efterleve vores standarder for eksempel på tilbagetagelsesområdet så når herre mattias tesfaye siger at regeringen misinformerer ved at sige at det det her skulle styrke vores muligheder for hjemsendelse

herre mattias tesfaye uret det ville svække vores muligheder for at lave hjemsendelsesaftaler hvis vi skulle

ført forhandlinger med afrikanske ledere med afsæt i at vi har sagt nej til den her pagt det vil forbedre vores muligheder for at lave hjemsendelsesaftaler at vi kan henvise til en erklæring

ny erklærer det som egentlig allerede er en folkeretlig forpligtelse altså at man skal tage borgerne hjem så det forstærker vores muligheder

jeg deler fuldt ud integrationsministerens vurdering af det her

man bliver overrasket over en proces som er startet mens

man bliver overrasket når jeg selv af egen drift har taget den her sag op

udenrigspolitiske nævn og af egen drift tilbudt at oversende juridiske vurderinger

egen drift har fortalt om det arbejde den danske regering har lavet for at prøve

set fru mette frederiksen der efter spørgetimen sidste uge skabte fuldstændig uklarhed over det her ved at gå ud og sige så tror jeg

det er den måde fru mette frederiksen omtalte den her sag som har været processet gennem to år

set bidrager til efter min bedste vurdering at forstærke vores muligheder for at føre vores egen politik

den her er ikke perfekt den er et skridt i den rigtige retning et første skridt i den rigtige retning

fint med holdninger vi kan ikke være enige om alting vi behøver heller ikke være enige om værdien af internationalt samarbejde men jeg håber og det synes jeg også at debatten her i dag har bidraget til at vi i det mindste får en debat der baserer sig på fakta og ikke på myter

som sagt at dagens debat har kunnet bidrage til

en minister fra min regering deltage i det møde i marrakech i næste uge og vi vil når erklæringen så senere skal vedtages den attende nitten december ved fns generalforsamling i

afgive en stemmeforklaring der præciserer at vi har alle muligheder for fortsat at stå vagt om vores egen

sf er glade at alternativet er glade og spørgsmålet er så er regeringen bekymret nu det kunne være spørgsmålet

grund til at være den danske regering bør ikke tiltræde

der skal ikke være tvivl om at det ikke er i dansk interesse at tiltræde en erklæring der alt andet lige lægger op til mere indvandring

man diskutere om det er juridisk politisk og så videre som lægger op til at fremme det multikulturelle som lægger op til at lægge begrænsninger på pressefriheden det trækker i den forkerte retning vi har naturligvis noteret os at regeringen i form af en stemmeforklaring vil tage forbehold men samlet set trækker det fortsat ikke i den rigtige retning

slet ikke for der er rigtig mange der har bedt om ordet men betingelserne er jo to timer for en hasteforespørgsel og hvis man ønsker den fortsat må man bede om en ny

forhandlingen sluttet afstemning om

ligger til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den sjette december to tusind og atten

gerne bede om at vi bruger to minutter til at gøre klar

på den plads altså den plads man har været på hvis man

der logger man lige ud så er det lettere at komme på igen når man kommer ned på sin egen plads om to minutter genoptager vi mødet med spørgsmål til

og økonomi og indenrigsministeren udgår efter ønske fra spørgeren jeg skal samtidig meddele at der ikke er medspørgere på spørgsmål nummer fire og syv

af rasmus prehn under nummer atten og tre og tyve opførte spørgsmål

til henholdsvis undervisningsministeren og transport bygnings og boligministeren udgår efter ønske fra spørgeren spørgsmålene

besvarelse onsdag den tolvte december jeg skal endelig meddele at spørgsmål nummer fire og tyve af karen

til kirkeministeren udgår efter ønske fra ministeren og spørgeren spørgsmålet overgår til besvarelse onsdag den tolvte december

så er vi vist klar til at gå over til det næste punkt

uacceptabelt det er vold i det hele taget de offentligt ansatte arbejder hver dag for det danske samfund udfører en vigtig opgave for vores fællesskab og de fortjener at vi passer godt på dem voldelige overfald mod offentligt ansatte skal derfor udløse hårde og kontante straffe betingede domme for vold mod offentligt ansatte bør

efter min opfattelse nærmest aldrig kunne komme på tale det er da også klart udgangspunktet i retspraksis at vold mod personer i offentlig tjeneste straffes med ubetinget fængsel der er i danmark tradition for at man fastsætter strafferammerne så den øvre del af strafferammen normalt er forbeholdt de særlig grove sager men når det er sagt

skal de udmålte straffe være på et retfærdigt og rimeligt niveau derfor er straffen for vold herunder vold mod offentligt ansatte hævet flere gange de senere år det skete

blandt andet i forbindelse med respektpakken hvor vi skærpede straffen med en tredjedel for vold mod offentligt ansatte i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden og vold begået mod offentligt ansatte i deres fritid endvidere har vi senest generelt skærpet straffen for grov vold

så blev der herudover i sidste uge her i salen førstebehandlet et lovforslag som lægger op til at skærpe straffen for trusler chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste jeg kan i den forbindelse oplyse at jeg vil indkalde aftalepartierne bag respektpakken

ministerens svar sådan overrasker mig synderlig meget nemlig at når man er voldelig over for offentligt ansatte skal man

det fordi vi først for nogle år siden lavede respektpakken

vi lige førstebehandlet et lovforslag der også havde til hensigt at sætte hårdere ind på det her område men samtidig

virkelige liv hvor folk der har gjort noget der

den nyeste sag vi kunne grave op er fra slutningen af september i år hvor en sytten årig får fyrre dages betinget fængsel for at have slået og efterfølgende sparket en kvindelig politibetjent i ansigtet

når folketinget flere gange i den her valgperiode har sagt at det her ønsker vi at sætte ind over for vi ønsker en benhård kurs stenhård kurs over for folk der ikke kan opføre sig ordentligt over for for eksempel vores politi det kunne også for vores fængselsbetjente der

og så kan vi ellers fra tid til anden støde på de her historier hvor man tænker

med det niveau der er lagt op til det synes vi ikke duer

at der skal gås hårdere til de her mennesker og vi forstår heller ikke at

den overvejende del af sager lægger sig i

fra bundlinjen hvad niveauet i virkeligheden er i forhold til hvad

vi gerne have skitseret en vej af ministeren

i en øvre del af rammen så vi kan sørge for

det jeg ved er at retspraksis er at det er ubetinget fængsel og anklagemyndigheden er derfor af rigsadvokaten instrueret i at der som det klare udgangspunkt skal nedlægges påstand om ubetinget fængsel det

ud fra at når det er sådan man er instrueret er det også det man gør

enkelte sager og hvis vi skal kigge på selve strafniveauet altså at få udnyttet rammen så synes jeg det er noget vi skulle tale om når vi blandt andet mødes

vi har gjort utrolig meget fra folketingets side det er et stort flertal i folketinget der har været engageret i at få strammet op på det her område og det lader ikke til at det

i hvert fald stadig væk sager der slipper igennem så vil ministeren kunne være med til

voldssager kan være mange ting at det kan være rigtig svært

en minimumsstraf alt efter hvad den er

man er mere forbeholden

men jeg synes vi skal kigge åbent på det

hvis vi kan se at den praksis vi har sagt skal være praksis ikke er praksis

at udgangspunktet er at man skal i fængsel hvis man er voldelig over for offentligt ansatte på den anden side

har sparket en kvindelig politibetjent i ansigtet og er sluppet af sted med

man skal taksere det altså vores udgangspunkt er

ikke en gråzone der er man bare klart gået over stregen der kan ikke forestille os

jeg aner jo ikke hvad der er i den sag men som den bliver fremstillet af spørgeren lyder det da mærkeligt især når retspraksis er

fuldstændig samme interesse nemlig at folk bliver straffet

som efter plyndringen offentliggjorde overvågningsbilleder af gerningsmændene risikerer bødestraf for sine gerninger og mener ministeren ligesom dansk folkeparti at de nuværende regler i virkeligheden gør offeret til forbryder

butikstyverier derfor har jeg i midten af november lanceret en række initiativer der skal styrke indsatsen mod butikstyveri så erhvervsdrivende får gode rammevilkår for at drive butik det betyder bla

at områder der er særlig ramt af butikstyveri skal have en styrket indsats

vi skal styrke informationen til butikkerne så de ved

der må opsættes for eksempel overvågning så vedtog vi her i folketinget tidligere i år en ændring af lov om tv overvågning så det er muligt for erhvervsdrivende

i et internt system så man kan fortælle hinanden

sociale medier uanset om der er tale om mulige gerningsmænd til en forbrydelse som er begået mod en selv deling af overvågningsbilleder på sociale medier sker til den brede offentlighed

derfor nødt til at sikre os at de personer der bliver udstillet i det offentlige rum faktisk er nogle der er gerningsmænd og at vi ikke får andre tilfældige mennesker med

en sammenhæng vi kan derfor ikke tage loven i egen hånd

politiet kan offentliggøre overvågningsbilleder indsamlet af borgere der har været udsat for kriminalitet og som politiet ønsker oplysninger om borgeren kan så herefter dele link til politiets hjemmeside på de sociale medier eller på anden vis med den her ordning

er det således politiet der beslutter om billeder skal deles eller ej en sådan deling fra politiet skal selvfølgelig ske hurtigst muligt så det får størst mulig værdi for efterforskningen på den måde

vi balancerer hensynet mellem på den ene side at bidrage til at forebygge

på den anden side sikre at uskyldige

bliver udstillet på offentligt tilgængelige hjemmesider

svært at blive slettet fra hvis det senere måtte vise sig at det beroede på en fejltagelse det mener

er den rigtige balance vi kan alle sammen sætte os ind i frustrationerne som butiksejer

ministerens forgænger på posten i løbet af den her valgperiode for at se om vi kunne gøre noget for at løsne op vi kan simpelt hen at en stor gruppe erhvervsdrivende i danmark føler sig fuldstændig magtesløse og forladte på den ene side

alt hvad man kan for at ringe efter politiet og for

er nogle fra samfundet der kan sørge for at komme ud at tage hånd om den her form for kriminalitet på den anden side

er ladt i stikken af dem der egentlig skulle passe på en

tager sagen i egen hånd ja så har samfundet ressourcer igen så kan samfundet godt have ressourcer til at straffe

at man gør det på den her måde jeg synes ikke det er okay jeg synes

vi behandler vores butiksejere meget meget dårligt i danmark

jo været dokumenteret senest på tv nu er det så dokumenteret igen i silkeborg

folk der tager en stor risiko sætter arbejdspladser i gang

der blev fremsat og som så blev vedtaget jeg vil bare foreslå ministeren at man evaluerer den ordning

så i første omgang hvad synes ministeren om om sådan en evaluering

man kunne løsne yderligere op på de regler der

virke før vi kan drage erfaringer ind men jeg synes det giver god mening at man

evaluerer tingene helt bestemt så bliver der nævnt at vi skal lempe yderligere en lempelse skal jo ses i forhold til at vi har en dataforordning en databeskyttelseslov som vi

og og hvor er det den balance går jeg er helt sikker på at spørgeren også er enig med mig i

et samfund hvor man tager loven i egen hånd og kommer til at hænge folk

være noget mere indover der skal være tvang eller vold eller noget lignende for at man kan

butiksejere mister når det i anførselstegn bare er tyveri så et andet spørgsmål er kunne ministeren forestille sig at man ændrede nogle af de regler der er for

jeg har jo ikke en modsatrettet interesse i herre peter kofod vi har vel alle sammen en interesse i at butiksejere bliver behandlet ordentligt og

tror jeg var udtrykket har vi jo ingen interesse i vi har set nogle groteske eksempler

helt grotesk eksempel hvor de har brugt fem uger på det

bevis hvis en butiksejer selv lægger det ud jeg forstår hele frustrationen jeg beder bare om at vi

hvor vi siger at man kan tage loven i egen hånd og hvor går grænsen så hvis vi skal lave loven om for

ikke bare en finanslovsaftale men faktisk tre aftaler nemlig en ændring af danmarks udlændingepolitik en pensionsreform og en finanslov og i fredags da klokken var cirka

var det stadig væk november måned og derfor er hele

egentlig forkert

tidligere vi har dog tidligere end vi gjorde sidste år og sidste år nåede på en sådan måde at

ændringsforslagene var oversendt at partierne havde haft tid til at håndtere dem og forholde sig til dem

afstemningen var gået efter planen og efter det der var forventet i år har vi så haft

en uge og en weekend mere til at få tingene på plads vi har arbejdet hårdt i finansministeriet siden

nogle har nok lige taget lidt ekstra hviletid hen over weekenden til at få sovet ud men ellers har man været i gang og vi kan

på baggrund af aftalen

som altid i gang med at lave økonomisk redegørelse sådan

der er opsving i danmark der er styr på økonomien pengene passer og vi passer på

og på daværende tidspunkt var det jo fuldstændig retvisende og det var

og det er jo ikke blevet mindre aktuelt af at regeringen så netop har indgået en aftale som blandt andet betyder at man skal ind og

nogle ydelser vi ved fra tidligere

har været udfordringer når der har skullet foretages ydelsesjusteringer i forhold til at kunne få det implementeret på den rigtige måde også lovgivningsmæssigt således at udbetaling danmark har kunnet undgå at der kom til at ske

blandt andet været i forbindelse med de ændringer der er

jo også helt forståeligt at regeringen har en interesse i at den lovbehandling der så

i folketinget nu går hurtigt og derfor

folketingets sekretariat har udarbejdet et notat til udvalget for forretningsordenen og i det gør explicit opmærksom på følgende

hvis partierne også i år skal have en frist på tre hverdage

sidste år giver det sekretariatet fire dage til bearbejdningen arbejdet sidste år var meget presset og sekretariatet finder ikke at det er muligt på forsvarlig vis at have under fire dage til bearbejdning konferering med partierne om ændringsforslagene korrekturlæsning med videre

en bekymring i folketingets sekretariat i forhold til det her og partierne

får kortere tid til at udarbejde

konferere og sikre at de ændringsforslag

ikke kommer til at ske lovsjusk i forbindelse med denne

hvis der er mindre end fire dage til arbejdet

lovsjusk så må man bare glæde sig over at

jeg forventer at de ændringsforslag som regeringen

tredjebehandling af finansloven den nittende december og det betyder at

mulighed for at komme med flere ændringsforslag og så vil

så også kommer med ændringsforslag der lever op til de mange løfter man i øjeblikket går rundt og giver herunder også finansieringen af de mange løfter man går rundt og giver

når vi forhåbentlig får et ret detaljeret

og regeringen har haft

siden slutningen af august til at blive færdig med sin finanslov hvad er det for noget pjat må jeg godt få et simpelt svar kan vi være sikre på at der ikke kommer til at ske lovsjusk i forbindelse med finanslovens behandling

levere på et tidspunkt så man har mere tid end det der er angivet i

læst aftalen igennem have vidst at der først

i løbet af foråret to tusind og nitten

en tilbageregulering fra nytår

tydeligt af aftalen og det troede jeg egentlig spørgeren vidste

nej man kan faktisk ikke nå

første januar og det har man så taget

det var jeg ikke bevidst om men det er godt at ministeren

jo sådan set også et udtryk for

få sine ting færdige til tiden og det er vel i virkeligheden en understregning af at det er ekstraordinært vigtigt at folketinget i en så presset situation som den her er opmærksom på at

få vedtaget en lovgivning ændret i udbetaling danmark

at det kommer til at ske i løbet af de første måneder af foråret to tusind og nitten og så laver man en efterregulering så pensionisterne naturligvis i den aftale regeringen og

får et løft i deres ydelser præcis

fire og inden vi starter på det så skal jeg fortælle at det er til finansministeren og at spørgeren er herre jens joel og at medspørgeren ikke deltager i denne runde så det er kun de to

en særlig beskatningsform fordi kapitalbeskatning er noget andet end indkomstbeskatning kapitalbeskatning er jo beskatning af det afkast man har

i dag står med en sum penge

en bestemt vare hvis jeg vælger at

senere forbrug vil varen alt andet lige være dyrere det er det vi kalder inflation beskatningen af afkastet af ens kapital skal altså svare til

er en rimelig beskatning også når man ved at inflationen

for rente og inflation på lidt længere sigt så skønner vi en rente på fire procent

så svarer den beskatning vi har i øjeblikket faktisk til at

en effektiv beskatning af afkastet på cirka halvfjerds procent

hvis man skulle mene at beskatningen af skattesatsen

det svare til en beskatning af det reelle afkast på syv og firs procent

at man skal beskatte afkastet med syv og firs procent

investeringer i virksomheder og andet vil blive hæmmet i danmark vi har i forvejen det problem at alt for få investorer og alt for få iværksættere kan få dansk kapital så mange af dem vælger til udlandet og med det forslag der ligger i

det bare blive endnu værre vi har brug for at have et afkast af kapital i danmark der gør at nogle vil spare op

senere om vi skal have beskatningsregler som kompenserer for inflation

forstå at dem i toppen af samfundet vil finansministeren meget gerne sikre mod inflation men med hensyn lo lønmodtageren som måske ikke får en lønstigning der modsvarer

passende sige om man ønsker et nedslag i beskatningsgrundlaget for

man skal holde fast i at halvdelen af den kapitalindkomst som vi her diskuterer det der betales topskat af

end det der er tilfældet for rigtig mange ejendomshandler her taler vi jo ikke om de huse folk selv bor i her taler vi om de steder hvor man investerer uden at det er til ens eget hjem

spekulation investeringer på ejendomsmarkedet som kan være gode og fornuftige men som vi

synes man skal beskattes af og hvor vi ikke mener at er nogen grund til at man betaler en lavere skat af

nogle indtægter af penge man har investeret i grunde der er blevet mere værd

er blevet udstykket eller huse der er blevet mere værd inden solgt videre og som man ikke har boet i på noget tidspunkt og så skal man betale mindre skat af det

ønsker at vi i folketinget skal blande os i løndannelsen

for mit vedkommende ønsker jeg ikke at blande mig i løndannelsen jeg ønsker at blande mig i beskatningen

er sådan at da beskatningen er år for år passer beskatningen til den inflation der ligger i de almindelige lønstigninger

kommer til det her område er spørgsmålet

at der er kapitalanbringelse i danmark som også har en beskatning der gør at der bliver samlet nogle penge sammen

at for få danske virksomheder i dag kan finde dansk kapital

danske virksomheder der har valgt at bosætte sig i usa ikke

bedre på rammer eller ideer eller arbejdskraft men fordi kapitalen var til stede der derfor har vi et behov for og det er blandt det er sket med aktiesparekontoen og andet at arbejde på at også almindelige danskere med almindelige lønninger kan spare op uden at beskatningen

om virksomheder og de penge der bliver investeret i virksomheder men ikke vil forholde sig til en af de store generatorer for ulighed nemlig også det

når halvdelen af de indkomster vi her taler om relaterer sig til

synes jeg at finansministeren skylder et svar på hvorfor det skal være mindre beskattet hvorfor man skal have en særlig rabat på sin topskat

nogle indtægter frem for sin arbejdsindkomst

set bare det som jeg leder efter et svar på

jeg godt høre at finansministeren hellere vil have det til at handle om noget andet men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om det er fordi man ikke kan finde ud af at lave en lovgivning der kan skille sådan nogle ting ad eller om det i virkeligheden mere er en stråmand for at forsvare et beskatningssystem som favoriserer nogle bestemte indkomster frem

er det et forslag om at man ønsker at øge beskatningen også for kapitalbeskatning altså ikke bare ejendomsavancer men al kapitalbeskatning og det er det jeg gerne vil advare kraftigt imod med den model som

betyde at nogle vil opleve en syv og firs procentsbeskatning af deres reelle afkast

lige i dag fået tal der viser at heldigvis har danmark

for et afkast man har på sin investering og der siger vi bare at for halvdelens vedkommende

forslag som ville give en større rimelighed at kapitalindkomsten er lavere beskattet end lønindkomsten når vi siger at vi synes det er rimeligt

er det jo i høj grad fordi vi har set at rigtig mange af de her penge bliver investeret eksempelvis på ejendomsmarkedet hvor afkastene er noget større end det finansministeren giver indtryk af det er jo i virkeligheden også en del af en diskussion om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at der er grupper i samfundet der løber fra nogle andre jeg ved godt at finansministeren hellere vil diskutere udflyttervirksomheder i silicon valley vi er faktisk lidt optaget af at sikre at der ikke bliver for stor forskel mellem top og bund og derfor synes vi ikke at det er rimeligt at have det her nedslag i topskatten for ganske bestemte indkomster

når jeg gerne vil gøre noget for at få flere ind på arbejdsmarkedet få reduceret antallet af danskere der står uden for arbejdsmarkedet og heldigvis i

med ganske stor succes får flyttet folk fra overførselsindkomst ind på arbejdsmarkedet

bekæmpe rigdom og bekæmpe at folk sparer op i rimelige

op i ejendomsavancebeskatninger og andre beskatninger

fjerne det loft der er på kapitalbeskatning

medføre at man ikke nu men i finansministeriets langsigtede prognose vil ende med at få en syv og firs procentsbeskatning jeg tør slet ikke tænke på

geografisk vi har ikke umiddelbart

hele vejen rundt lad mig minde om at den rigeste procent betaler en meget stor og stigende andel af den samlede indkomstskat at indkomsterne så samlet set måske og jeg siger måske er steget en smule for personerne i den øverste del af indkomstfordelingen

heller ikke et problem i sig selv som kalder på nogen initiativer politisk jeg synes også man skal kigge på at det er mere nuanceret end som så

an på hvilke elementer

man tager med ind når man ser på definitionen af kapitalindkomst

jeg er godt med på at ministeren synes det er dejligt at folk får flere penge mellem hænderne det synes vi også i socialdemokratiet det vi peger på er at en meget lille del den rigeste procent nu om man så må sige

andel af kapitalindkomsten og det siger jo noget om

den rigeste procent som ganske enkelt er løbet fra resten og har fordoblet sin andel af de indtægter og det vil jo føre til at der er

en høj grad af lighed som i øvrigt også erhvervsledere nu går ud og appellerer til man skal holde fast i så jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens svar på om ikke det er et problem at man for den her særlige gruppe af indkomster

set en meget meget stor koncentration hos den ene procent det gælder ikke for lønindkomster men ifølge ministerens egne beregninger gælder det jo lige præcis

for at vise at en stor del af befolkningen ejer en bolig der løbende giver et afkast og hvis man har det begreb

er andelen kun steget en ganske lille smule fra omkring seksten procent til omkring to og tyve procent af den samlede kapitalindkomst i to tusind og seksten

med uligheden i danmark er ministeren så enig i at

man at skrive at vi generelt set har en relativt stor lighed mens man lige præcis på det her område

ikke at konkludere det fordi der faktisk er sket en udvikling som trækker i retning af større ulighed ministeren kan jo nuancere det nok så meget

hvor den rigeste procent

er det jeg spørger ministeren om han synes det er et politisk problem

bruse i forhold til det der er det faktuelle man skal også

på de her ting hvad er det for år man sammenligner hvordan var aktiesituationen

fordelingen slet ikke være nær så skæv som spørgeren lægger op til fordi det er sådan at man både med aktier og

mere af det senere i livet end tidligt i livet derfor er billedet mere nuanceret end spørgeren lægger op til og der er faktisk ingen grund til at være særlig

det er ministerens egne tal det er økonomi og indenrigsministeriet i publikationen fordeling og

to tusind og atten der har analyseret hvor stor en del af den samlede kapitalindkomst som tilfalder den rigeste procent

ser en næsten fordobling over de sidste to årtier så kan det jo være at det er fordi økonomi og indenrigsministeren mener at ministeriets publikationer fremstiller tingene unuanceret men jeg spørger om det er et problem at have den her udvikling og ministeren siger så til sidst i det seneste svar her

er vigtigt at beskæftige sig med det må man så tage som et politisk tilsagn om at ministeren faktisk synes det er uproblematisk at så stor en del af indkomsten tilfalder så lille

men det er altid ærgerligt hvis der er nogen der tager en enkelt figur ud og

pointen er at man skal se det her i et lidt bredere perspektiv man skal feks

der komme en endnu mindre grad af ulighed end der gør hvis man kun tager boligdelen med oven i grundbeløbet det vil sige man ser på kapitalindkomster sådan

otte og det er til børne og socialministeren

uensartede og ofte meget lange sagsbehandlingstider i kommunerne for ansøgninger om tildeling af en handicapbil rimelige og hvilke initiativer

er jo en problemstilling som har været oppe før i januar to tusind og sytten offentliggjorde vi jo

best practice rapport lavet af ankestyrelsen som skulle udgøre et konkret redskab til at få bragt sagsbehandlingstiderne ned i de sager ankestyrelsen holdt derefter en række oplæg for terapeuter og sagsbehandlere i socialstyrelsens bilnetværk om rapporten og kommunerne så også rapporten som et rigtig godt redskab til at effektivisere sagsgangene og også at nedbringe sagsbehandlingstiderne

det også min forventning at rapporten rent faktisk vil medføre kortere og mere ensartede sagsbehandlingsfrister

de tal som fremgår af den artikel som spørgeren henviser til er jo fra to tusind og sytten altså samme år som best practice rapporten blev offentliggjort og derfor

det også vigtigt bare lige at sige højt at der er tale om nye tal som kan give et billede af om den her rapport

eller ej den første januar to tusind og atten trådte der jo også nye regler i kraft nye regler om

forenklet bilstøtte og de nye regler bør i sig selv jo gerne medføre kortere sagsbehandlingstider

er det også helt åbenlyst godt at lade de nye regler og

udviklingen løbende så det jeg vil gøre nu er at sende best practice rapporten til kl igen med en klar opfordring til et styrket fokus på lige præcis det her område

er det jo afgørende for et velfungerende hverdagsliv at borgere med handicap ikke skal vente for længe

over for den daværende minister karen ellemann som også svarede i forhold til det her best practice

en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på seks og tredive uger

står der at det er fra femten til fire og firs uger det er jo fuldstændig urimeligt også i forhold til de mennesker det handler om

vidt jeg har forstået så hvornår kan vi forvente at der

resultater på det her område hvornår kan vi forvente at mennesker med handicap som har behov for en handicapbil

hurtigst muligt hvordan definerer

må det jo være sådan at de sagsbehandlingstider altså går nedad i de kommuner som har meget lange sagsbehandlingstider hvis man bare ser

selv kan foretage gangtesten fordi det jo er klart

sagsbehandlerne på grund af deres sundhedsfaglige baggrund selv kan foretage gangtest som led i oplysning af sagen og altså ikke skal have eksterne

der er sådan en række forskellige gode forslag oplæg som

set bare kan tage så for nuværende har jeg ikke noget grundlag for at sige at kommunerne ikke tager det her til sig og altså ikke

femten uger eller fire og firs uger eller seks og tredive uger

påtænker ministeren at tage af initiativer i

får belyst sagen ordentligt det skal være grundigt

og det er det jo fordi det har en rigtig stor betydning for borgere som sidder og venter i alt

set enig i at de kommuner som har

og læse hvilke gode muligheder der er for på en let måde rent faktisk at få implementeret en række af de her her gode anbefalinger for dermed at sikre

indført at sagsbehandlingsfristerne

skulle offentliggøres også på kommunernes hjemmeside men kritikken har så

hvad hjælper det med med sagsbehandlingsfrister når kommunerne ikke efterlever egne sagsbehandlingsfrister på deres hjemmeside

rapporten til kl en gang til med henblik på at de så kan formidle den videre ud således at vi altså gør kommunerne opmærksomme på

bare helt ærligt sige at der jo er to udfordringer ved at indføre sagsbehandlingsfrister i lovgivningen den første

indføre sagsbehandlingsfrister på nogle udvalgte sagsområder

sager områder bagest i køen og det skal man være sådan lidt forsigtig med den anden udfordring er også at hvis man laver en specifik frist på lige præcis bilstøtteområdet

ni og det er til børne og socialministeren

en aftale om finansloven hvor vi prioriterer en milliard kroner til børneområdet

har vi jo med en ny opgørelse fra to tusind og sytten fået et bedre

det gælder både i daginstitutioner for de nul to årige og for tre årige og frem

i daginstitutioner for de nul to årige altså vuggestueområdet og en normering på seks

børnehavebørnene jeg hæfter mig ved at den normering der er i de fleste kommuner ligger meget tæt på det niveau som blandt andet sf og andre aktører har foreslået i forskellige sammenhænge

den meget vigtige pointe at forældretilfredsheden med dagtilbuddene generelt er meget meget høj og at forældretilfredsheden faktisk også er stigende samtidig kan vi også se ud af undersøgelser at langt langt de fleste børn er rigtig glade for at gå i børnehave de har gode venner og de er rigtig glade for de voksne der er i deres dagtilbud så de fakta

går det godt i hovedparten af vores dagtilbud der er dygtige pædagoger engagerede rigtig solide dygtige pædagogiske assistenter medhjælpere og dagplejere omkring vores børn i dagtilbud selvfølgelig er der dagtilbud som er udfordret og hvor den lokale ledelse men også hvor den lokale forvaltning i kommunerne altså må vurdere om organiseringen af rammerne og økonomien er

regeringens opgave at diktere hvordan ledelsen af det enkelte dagtilbud

skal foregå ned i mindste detalje

tænkt over det her med om der er voksne nok i daginstitutionerne det var en pædagog

det var så ikke kun mig der så det billede det spredte sig ligesom sådan en steppebrand på de sociale medier og det endte faktisk med at en række pædagoger og voksne ude i daginstitutionerne på forskellige tidspunkter lagde de her billeder op for at sige vi har prøvet at tage den her politiske debat i mange år nu det har ikke virket vi har ikke fået det løft

voksne nok

bupl viser at det faktisk sker ganske tit i gennemsnit en time om dagen

pædagog og jeg og jeg har meget svært ved at forestille mig hvordan man skal kunne nå rundt til alle børn og lytte til dem trøste dem være hos dem lege med dem

står alene med med så mange børn

det bekymrer mig og derfor foreslår vi i sf egentlig det

pædagogerne også selv foreslår nemlig at vi laver en minimumsnormering det har man jo for eksempel i folkeskolen hvor man har et klasseloft

være en grænse for hvor mange børn der kan være til én voksen

periode thorningregeringen sad brugte man fem hundrede million kroner på dagtilbudsområdet

så lad mig hive frem hvad den borgerlige regering har formået inden for fire år der er blevet prioriteret tusind

det kommende år og vi har prioriteret fem hundrede og firs million kroner så inden for en to årig periode har vi prioriteret femten

imod thorningregeringens fem hundrede million

fik de penge igen og igen og igen og i øvrigt var det ikke kun fem hundrede million

og halvtreds million kr som man kunne bruge igen og igen og igen ude i kommunerne

på grund af krisetid men ministeren svarede

set ikke på mit spørgsmål synes ministeren det er en god idé at lave en minimumsnormering ligesom man har et klasseloft i folkeskolen så vi

det er her man ved hvad der er af udfordringer det er her man kan dirigere en særlig social normering hen hvis det er det der skal til

er jeg for nuværende ikke parat til men jeg synes det er vigtigt at få slået fast at inden for en to årig periode

regering prioriteret først fem hundrede og firs million kr derefter en milliard kr hvorimod thorningregeringen sammen med sf prioriterede fem hundrede million kr som ikke engang

vil være indgreb i det kommunale selvstyre at lave en minimumsnormering men du har jo et klasseloft i folkeskolen er ministeren så imod det jeg noterede mig også at ministeren

lave en regel for hvor mange der skulle være i ydertimerne i daginstitutionerne fordi vi kan se

det er da mere et indgreb i det kommunale selvstyre end det vil være at

et minimum antal ressourcer som man selv kan råde over ude lokalt hvorfor vil man ikke lave en minimumsnormering når man gerne vil

det koste to en halv milliard kroner årligt og jeg tror at alle som sidder og er engageret i politik eller bare er interesseret i samfundsudviklingen jo godt kan forstå og se at det simpelt

en sum penge hvert evig eneste år jeg er heller ikke

overbevist om at det er den bedste måde at gøre det på

friheden til lokalt at kunne prioritere og det er jo

vi understøtter når vi lige præcis laver sociale normeringer når vi laver dagtilbudsreform når vi laver barnets første tusind dage så understøtter vi jo lokalt men tager ikke beslutningskraften fra dem ved at lave en fastsat normering og så er der forskel på

undervisningssituation med en klasse

i dagtilbud som jo bestemt ikke er undervisning

man kan have lege ude på en legeplads det er jo en anden opdeling af dagen og det tror jeg også at herre jacob mark er godt klar over når han sidder og ser på hvad forskellen mellem

og det er herre finn sørensen enhedslisten der gerne vil have ordet for oplæsning

debatten om pensionsalderen det første lyder sådan her er ministeren enig i at forhøjelserne af pensionsalderen rammer skævt og uretfærdigt i forhold til de mennesker som kommer tidligt på arbejdsmarkedet fordi de skal arbejde i mange flere år før de kan gå på pension og typisk vil få langt færre år på pension end dem der kommer sent ud på arbejdsmarkedet

det synes jeg faktisk er er meget hensigtsmæssigt det giver alle en gennemskuelig og ensartet horisont at planlægge pensionisttilværelsen efter med en ensartet folkepensionsalder undgår vi også en risiko for at der spekuleres i kriterier der giver adgang

hvis for eksempel beskæftigelse i visse brancher giver adgang til tidligere folkepension vil det næppe være godt for blandt andet mobiliteten på arbejdsmarkedet samtidig er der jo også en risiko for at den enkelte ikke altid kan overskue de økonomiske konsekvenser af en tidlig tilbagetrækning

vil en tidlig tilbagetrækning jo betyde en permanent reduceret levefod som pensionist som det fremgår af den just indgåede finanslovsaftale er regeringen optaget af at folkepensionister skal have en bedre levefod det er også derfor vi har aftalt

i stedet for at sænke pensionsalderen mener jeg det er helt afgørende at sætte ind med bedre forebyggelse i forhold til nedslidning

hvor vi kan være med til

både et bedre arbejdsmiljø men også større fokus på nedslidning og arbejdsskader

forhandlingerne omkring en ny arbejdsmiljøaftale tog vi jo hul på i sidste uge hvor enhedslisten

var med til det indledende møde derfor håber jeg også at der bliver mulighed for at vi i løbet af de kommende måneder kan lave en politisk aftale

et stort problem det var sådan set bare ikke det jeg spurgte til jeg spurgte til om det er retfærdigt

på baggrund af den aftale man har lavet i det såkaldte velfærdsforlig

hvis hun kommer ud på arbejdsmarkedet når hun er atten år

det altså betyde at hun bliver tvunget til et arbejdsliv på syv og halvtreds år hvorimod hendes klassekammerat der gik ud af gymnasiet samtidig med hende og som får en lang videregående uddannelse jo kan slippe med et væsentlig kortere arbejdsliv et sted mellem syv og ti år kortere hvis vi kigger på gennemsnitstallene

mit spørgsmål er og det er det stadig væk er det retfærdigt man kan sige at hvis man holder fast i en ensartet pensionsalder hvad enhedslisten som principielt udgangspunkt er enig i er en god idé så ville problemet jo ikke være så stort

men uretfærdigheden består jo i at ministeren sammen med et flertal i folketinget omfattende regeringspartierne og radikale venstre og dansk folkeparti og socialdemokratiet har aftalt en mekanisme der gør at når jeg siger at et ungt menneske på atten år får en pensionsalder på fem og halvfjerds

har overleveret til udvalget det

er mit spørgsmål er er det retfærdigt vil ministeren ikke gerne forholde sig

at man skal glæde sig over at vi kommer til at leve længere det er jo sådan set et godt budskab til den danske befolkning når vi kommer til at leve længere er det også vigtigt at

vi bidrager mere til til velfærdssamfundet så derfor synes jeg sådan set at det

justerer pensionsalderen efter hvor lang levetiden er det der så er afgørende er jo

man sikrer at dem der måtte blive nedslidte eller dem der måtte komme i en situation hvor det

ordning vi har det var jo det jeg spurgte om for

den mekanisme regeringen kører efter og som et flertal i folketinget kører efter betyder at mennesker der kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet får væsentlig færre år

måske knap så godt et seniorliv på grund af det arbejdsliv de har været udsat for så det er jo et spørgsmål om retfærdigheden i

af en differentieret pensionsalder som det

at vi har en ensartet pensionsalder men at vi så

en situation hvor de ikke er i stand til at være på arbejdsmarkedet enten kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller at vi bliver bedre til at sikre sporskifteordninger som gør at man så kan skifte karriere på arbejdsmarkedet

stort opslag i i ekstra bladet ministeren medvirker i øvrigt selv

af mine tidligere kollegaer på esbjerg havn som som lægger navn til den udtalelse

har fået nu kan jeg godt undre mig

om ministeren egentlig mener at der er et problem med folk der faktisk bliver nedslidte at der er problem med at blive ved med at hæve pensionsalderen fordi der rent faktisk er jobs i det her land og stadig væk vil være det som

gør det umuligt at holde så mange år på arbejdsmarkedet som der er lagt op til det betyder jo ikke nødvendigvis at man er er fuldstændig radbrækket og ingenting kan og

på førtidspension det betyder bare at man er nedslidt

ligesom gav udtryk for at han kan se at der er

fuldt ud at når levealderen kommer til at stige

set glædeligt det håber jeg også enhedslisten

at det at vi bliver ældre er en god ting

at hvis vi skal have den samfundsmodel som vi har nu

at være aktive på arbejdsmarkedet men jeg anerkender fuldt ud at man skal have fokus både

at forbedre vores arbejdsmiljø det gælder både i forhold til den fysiske nedslidning

i forhold til det psykiske arbejdsmiljø

at man udnytter de sporskiftemuligheder der kan være sådan at man undervejs i sin arbejdskarriere kan vælge en anden form hvis det

kan man jo ikke ligefrem påstå at de nedskæringer der har været på arbejdstilsynet nu igennem mange år

ikke mindst nedskæringerne i bemandingen eller

jo borger for at der så vil ske noget på det her område utrygheden

breder sig det kan man jo se på de undersøgelser der har været lavet af det to og to og halvtreds procent af danskerne giver udtryk for at de er imod en hævelse af pensionsalderen og er urolige for hvad der skal ske

anbefalinger som danner baggrund for politiske forhandlinger

jeg håber da at vi kan blive enige om en en fremadrettet og mere offensiv arbejdsmiljøindsats

en sikkerhed for for bevillingerne skiftende regeringer har jo haft en stop and go politik

herre henning hyllested må må vedkende sig der var

men det er jo samtidig en erkendelse af at arbejdsmarkedet

folk kan holde til at arbejde så længe som regeringen og forligspartierne har tænkt sig mit spørgsmål

at sætte den pensionsalder på pause stoppe den dér hvor den er nu og så se at få bragt orden i de ting med arbejdsmiljøet før man

man kan diskutere der er jo i dag også mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet der er mulighed for at få en seniorførtidspension og der er også mulighed for

hvis det måtte være tilfældet jeg synes bare vi skal gøre vores ypperste for at folk ikke kommer i den situation

på hvad de mange tusinde mennesker skal leve af som må forlade arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen på grund af nedslidning eller manglende kvalifikationer og erkender ministeren at dette problem vil vokse i takt med de vedtagne og planlagte forhøjelser af pensionsalderen

for dem der ikke kan arbejde frem til folkepensionsalderen er der i dag mulighed for helt eller delvis at trække sig tilbage

jo blandt andet givet mulighed for fleksjob i få timer om ugen hvilket i høj grad er kommet gruppen af ældre til gode

gruppen af ældre med nedsat arbejdsevne er der flere som i dag bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at overgå

fleksjob skabt bedre plads på arbejdsmarkedet til mennesker der har en nedsat arbejdsevne mennesker der

for at få et job der tager hensyn

arbejdsevne og for personer der har en så ubetydelig arbejdsevne at de hverken nu eller i fremtiden meningsfuldt kan være en del af arbejdsmarkedet

jo netop mulighed for en seniorførtidspension eller en førtidspension der er også nogle der mangler de kvalifikationer der efterspørges på arbejdsmarkedet og derfor har vi

som led i beskæftigelsesreformen en række uddannelsesinitiativer for forsikrede ledige med færrest kompetencer disse initiativer skal hjælpe blandt andet seniorer og andre ledige

have fokus på al opkvalificering og mere jobrettet uddannelse og dermed også

for at deltage i omskolingsforløb i bund og grund noget der er rigtig nødvendigt jeg mener ikke at stigningen i folkepensionsalderen er problematisk det der

er afgørende er jo at vi kommer til at leve længere som jeg har sagt

en højere folkepensionsalder skal jo være med til at sikre at flere bruger nogle af de her raske år på arbejdsmarkedet og dermed også være med til at sikre at

derudover har vi jo så også så sent som i fredags lavet en lang række aftaler med dansk folkeparti som netop også tilskynder til

er brugt af meget meget få mennesker af den simple grund at den er meget svær at få adgang til for

samme skrappe krav der er for at få en seniorførtidspension som der er for at få en førtidspension hvor antallet af nytilkendelser jo er faldet ganske drastisk vil ministeren gerne bekræfte at ministeren har været med til at forringe den eneste tilbagetrækningsordning

og andre borgerlige partier skar efterlønsperioden ned til tre år og at denne tre årige efterlønsperiode følger folkepensionsalderen det vil sige at den bliver mindre og mindre værd

var tiltænkt det er jo den nøgne sandhed altså at ministeren taler om muligheder for tilbagetrækning men at ministeren er repræsentant for en gruppe partier her i folketinget der har forringet mulighederne for tilbagetrækning så efterlønsordningen stort set i

praksis er ikkeeksisterende for de mennesker den oprindelig var møntet på det samme gælder jo dagpengene hvor ministerens parti har forringet dagpengeperioden

ministerens parti har også været med til at forringe sygedagpengene så de typisk forsvinder efter to og tyve uger hvor det tidligere var to og halvtreds uger ministeren

gøre den allerlaveste ydelse nemlig integrationsydelsen endnu lavere så spørgsmålet er igen hvad skal alle de mennesker

man kan jo først og fremmest glæde sig over at

beskæftigelse som der er nu i danmark det kan nok ikke alene tilskrives min indsats som beskæftigelsesminister men jeg glæder mig dog trods alt over

at vi har et historisk højt antal beskæftigede vi har også heldigvis et stort fald i folk der er på overførselsindkomst som jo er med til at sikre at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab det som jeg synes er vigtigt at sikre er at flest mulige mennesker har muligheden for at få et arbejde og

at det altid kan betale sig at arbejde og derfor må jeg sige at de ydelser som vi har i

samfund står jeg fuldt og helt på mål for dem synes jeg til hver en tid

der skal nu være forskel på at være på arbejdsmarkedet frem for

hvad ministerens initiativ på arbejdsmiljøområdet jo ikke har været i stand til at forhindre indtil nu eller fordi der simpelt hen ikke er plads til dem fordi de ikke har de kvalifikationer der er brug for fordi der er skåret ned på uddannelse spørgsmålet er hvad skal de menneskelige leve af frem til pensionsalderen

når man ser på hvor mange over tres år der faktisk har en arbejdsmarkedstilknytning det det synes jeg

er mulighed for hvis man er er nedslidt at få en

for at udbrede kendskabet til seniorførtidspension som

der der søger seniorførtidspension men man kan

sted mellem firs og halvfems procent

har gjort opmærksom på at der er et problem torben

øvrigt var formand for den der velfærdskommission siger at der er et uløst problem og store pensionsselskaber

gør opmærksom på at nedslidte danskere risikerer at blive efterladt uden indtægt og at det derfor også er nødvendigt at finde nogle nye alternativer hvis man vil fortsætte med at

som det er planlagt vismændene gør jo opmærksom på at der faktisk sker en

ret skarp stigning

i pensionsalderen i de kommende år

også de siger at der er behov for et alternativt forløb som så går ud på at der skal være flere år med folkepension så er det bare jeg tænker at det må ministeren jo trods alt forholde sig til jeg er med på at ministeren mener at det er godt som det er man er nødt til at have en ensartet pensionsalder og

alternative løsninger på det her som

se på på yderligere initiativer i forhold til dem der måtte

være i en situation hvor de er nedslidte

træde ud af arbejdsmarkedet men jeg tror vi skal være bedre til i fremtiden at sikre at folk ikke kommer i den situation at de måtte blive nedslidt

få andre jobmuligheder undervejs i deres karriere på det danske

og det er jo altså gået den modsatte vej nu igennem femten til tyve år med arbejdstilsynet og investeringer i arbejdstilsynet og det har været som ministeren selv var inde på

stop and go noget jeg kan forstå ministeren må rette mig hvis ikke

bare at bevare det nuværende niveau og holde skindet på næsen i forhold til det beskårne arbejdstilsyn

forhandlinger som finder sted nu om

en fremadrettet indsats for vores arbejdsmiljø og der lægger jeg jo selv op til en fire årig aftale

kurs for de vilkår arbejdstilsynet har at arbejde under herunder også de økonomiske vilkår

det er jeg villig til at diskutere og det må vi

problemer har med den stigende pensionsalder han erkender at der er nogle arbejdsmiljøproblemer og noget uddannelse men han har ingen bud på nogle massive investeringer i et godt arbejdsmiljø og nogle gode uddannelser til folk der ikke har så meget af den slags han har heller ikke nogen

tilbagetrækningsmuligheder for mennesker der ikke kan holde til at arbejde så længe så jeg må jo bare konstatere at ministeren er ligeglad med den meget store del af befolkningen der er dybt bekymret over at de ikke kan holde til at arbejde

sige tak til de mange mennesker der bidrager til at holde det her samfund kørende

de de fortjener en stor ros

år siden at vi lavede en meget ambitiøs trepartsaftale hvor vi bruger to

for netop at tage hånd om nogle af de her udfordringer vi taler om her i dag men jeg vil også gerne signalere at vi jo kommer til at have et vedvarende fokus for at sikre et bedre arbejdsmiljø men også for at forebygge at der måtte være mennesker der bliver nedslidte af at gå på arbejde det skylder vi at

i danmark i to tusind og seks og to tusind og femten viser at unge andengenerationsindvandrere bliver mere religiøse end deres forældre

er født og opvokset i danmark der mener at koranens anvisninger skal

for i danmark er det altså de demokratiske love der gælder

og ingen som helst andre og

skal man tage danmark til sig med det værdisæt

som vi nu engang har her

i danmark som også fru marie krarup anfører her det er parallelsamfund hvor kvinder

og hvor social kontrol jo begrænser den enkeltes frihed

bor der folk uden tilknytning til

ikke taler sproget tilstrækkeligt

møder det man kunne kalde for danmark

jo ikke er overraskende desværre at der er tendenser i den her

det er der ganske enkelt ingen der kan være tjent med og da slet

generationer før os har lagt selve fundamentet for det samfund

foruroligende der er religionsfrihed i danmark og vi skal ikke have indført

men det er er nødvendigt at alle i landet forstår

nødt til at kende til og acceptere og respektere danske normer og

undersøgelsen her viser jo at der er flere og flere der synes at man skal gå med islamisk tørklæde der er flere der synes der skal tages særlige hensyn i forbindelse med mad og for eksempel bad efter gymnastik

der synes jeg at det er meget vigtigt at vi som land sender nogle helt klare signaler om at der er religionsfrihed men det betyder ikke at der er frihed til at man kan leve sine ritualer ud overalt i det offentlige rum der må

når man ser at unge mennesker på den måde

sin integrationspolitik selvfølgelig kan der være flere årsager til at unge mennesker søger hen imod religionen og det skal man ikke se bort fra men det bør være tydeligt for dem at der er nogle begrænsninger på hvor meget man kan leve det ud i det offentlige rum i danmark og når det er sådan at man åbenbart ikke er bekendt med de her begrænsninger så er det jo fordi der ikke har været en klar og tydelig integrationspolitik

bør det siges højt og tydeligt og klart overalt i hele det område som bliver kaldt integrationsindustrien altså det som indvandrere og flygtninge

møder i det danske samfund at der er nogle klare krav til

hvor man møder de krav som vi har her og hvor

fuldstændig selvfølgelighed at for eksempel piger og drenge kvinder og mænd er lige meget værd altså at vi lever i et land med fuld ligestilling at vi lever i et land med ytringsfrihed at vi lever i et land

jeg tror altså at den bedste måde man kan gøre det på

udfordre de her mennesker og dermed presse dem ud i det danske samfund

integration det kan både være folk der arbejder på folkeskoler i børnehaver men også på sprogskoler og hvor man ellers møder folk der skal

integreres hvorfor ved de ikke præcis hvad integration er hvad målet

og hvorfor kan de ikke oplyse folk der kommer hertil om

et lille skridt tilbage man er lidt bange for at træde nogle

forfejlet efter min mening fordi

jeg er fuldstændig med på at det skal være gennemsyret

også når man møder i daginstitution

skolen eller til fritidsaktiviteter men der har vi bare alle sammen en forpligtelse jeg synes

man gør det men jeg kunne da sagtens forestille mig at integrationsministeren lavede et bedre mål for

på ministeriets hjemmeside og kommunikerede det bedre ud til alle der har med denne her sag at gøre sådan at det stod lysende klart for dem alle det mener jeg ikke nødvendigvis behøver

foregå via lovgivning og hvis der er behov for rådgivning for hvordan man skal formulere målet for integration og for eksempel integrationspraksis

i danmark der mener at koranens anvisning skal følges

og det betyder også at selve fundamentet omkring frihed og ligestilling

fuldstændig anerkende at vi har parallelsamfund men det er jo parallelsamfund som som vi

netop også sammen med dansk folkeparti i høj grad er gået i gang med

ambitiøse mål er jo at der ingen ghettoer skal være i to tusind og tredive

ikke bare er fysiske parallelsamfund men det

også mentale parallelsamfund vi skal have

sende et klart signal om at det her

indgået en forkynderaftale hvor der er taget nogle initiativer der også sender et klart signal om at antidemokratiske værdier ikke er velkomne i danmark

det strafbart efter straffeloven udtrykkeligt at

billige terror og drab voldtægt voldshandlinger incest pædofili frihedsberøvelse tvang og flerkoneri hvis det er som led i en religiøs

har indført forbyder jo

at udenlandske religiøse forkyndere

med fanatiske holdninger overhovedet

så jeg vil sige at opgøret med parallelsamfund

som forhåbentlig vil kunne reducere det her

vi måske i et samarbejde forsøger at

og i den forbindelse mener jeg også at det er vigtigt at lave nogle måleinstrumenter for

som jeg ikke mener er et seriøst bud på en måling af integration i virkeligheden

at integrationsministeriet i højere grad lavede nogle undersøgelser på det her område som så bagefter måske kunne bruges til forskellige

jeg har for nylig stillet spørgsmål om hvornår man sidst har undersøgt

ægteskabsmønstre og det glæder jeg mig til at få svar på det mener jeg er en af de ting som man bør kigge på men jeg mener også at man løbende bør følge udviklingen

er uden

der ville løbende værdimålinger som bliver lavet en gang imellem men som slet ikke laves regelmæssigt

meget stor fordel tror jeg så nogle klare mål og nogle klare praksisser kommunikeret ud til integrationsapparatet samtidig med at man kunne have nogle nogle undersøgelser der kunne måle det her i højere grad mener jeg kunne gavne det praktiske arbejde med de mennesker der er i

og det er at få gjort op med det her uvæsen for når man bor i danmark må man altså tage de demokratiske love til sig og tage vores fundament til sig længere er den

fru marie krarup have ret i at at det godt kan være at begge dele kan laves bedre og det må vi

i og det tror jeg fru marie krarup mener at

jo ikke kan forlade os os på at det er de store dagblade der laver undersøgelser i ghettoerne og at det er dem vi skal læne

der er lavet indtil videre er tilstrækkelige og jeg mener heller ikke at de sender de rigtige signaler for når man laver den her undersøgelse af medborgerskab

en dårlig form for kommunikation for det er ikke et plus for integrationen hvis man melder sig ind i en salafistisk organisation eller noget andet så er også brug for rent kommunikationsmæssigt at lave nogle undersøgelser som viser hvad vi mener

integrationsmæssigt er en positiv

fastholdt i sin religiøse og etniske identitet

der er nogle problemer med med de her

ville være en god idé at komme i gang med at lave nogle

hvilke organisationer man er medlem af og vi kan se

sandsynligheden for at man er foreningsaktiv faktisk næsten på højde med danskeres problemet er bare at det netop er i den somaliske pakistanske eller tyrkiske

kommer fra og det underbygger jo sådan set bare at man støtter sig op af det man kom fra i stedet for

og jeg deler bekymringen om at alt

står uden for arbejdsmarkedet og at det det giver problemer for

finansministeriet udsendte i maj måned rapporten fremskrivning af indvandreres nettobidrag til de offentlige

rapport viser at ikkevestlige indvandrere og efterkommere indebærer

en varig nettoudgift for de offentlige finanser på tre og tredive milliard kroner om året forklaringen er selvfølgelig at alt for få er i arbejde og

i regeringen i samarbejde med dansk folkeparti netop har aftalt en kursændring når det handler om udlændingepolitikken det gjorde vi i forbindelse med finansloven her

hvor det understreges at det klare udgangspunkt for asyl

forpligtelse til at tage danmark til sig

tiltrådte i to tusind og femten

strammet reglerne må man sige

statsborgerskab vi har været hele vejen rundt og nogle af

en stram og og konsekvent og realistisk

hele forudsætningen hvis integrationen skal

det lys at vi kan se at det trods alt går frem at flere kommer ud på arbejdsmarkedet

jo ved at gøre op med årtiers må man sige fejlslagen integrationspolitik hvor man reelt ikke har turdet stille krav til folk og det er klart at det får vi ikke ændret fra den ene dag til den anden men jeg synes det er opløftende at se at flere forsørger sig selv siden

udlændinge med ikkevestlig baggrund der er kommet ud på arbejdsmarkedet fireogfyrretusind og man må sige

et sted hvor man bliver udfordret også på værdisættet

det er blandt helt almindelige danskere men når det er sagt så er der

migrationspagten jo

juridisk bindende og at

ikke bliver ændret et komma i dansk udlændingepolitik på baggrund af den det er stadig væk os selv her i folketinget der bestemmer dansk

udlændingepolitik det tror jeg de gør helt af sig selv

med den slaphed man har kunnet se tilbage i tiden

er jeg bange for at migrationspagt eller ej så vender man tilbage til

en fuldstændig lemfældig udlændingepolitik som vi har kendt den

vi jo hvordan tingene

rød regering vil føre en stram udlændingepolitik eller vil videreføre den migrationspagt eller

område heller ikke på det her område vil jeg sige siden jeg i begyndelsen af november svarede på spørgsmål omkring tyrkisk finansiering af aktiviteter her i danmark udenlandsk støtte til religiøse organisationer er jo ikke i sig selv et

danske kirker i udlandet

gentage og understrege at udenlandsk støtte til religiøse bygninger i den grad kan være problematisk hvis støtten bidrager til at modarbejde og til

underminere demokratiet og grundlæggende friheds og menneskerettigheder for eksempel hvis

skal man tage danmark og vort værdisæt og vores kultur til sig

i regeringen taget initiativ til en række aftaler der skal bidrage til at gøre op med parallelsamfundene i danmark det har vi gjort sammen med

har indført en national sanktionsliste der forhindrer at udenlandske religiøse forkyndere forkyndere med rabiate holdninger overhovedet kan komme ind i danmark

i i december sidste år med et bredt

loven forpligter anerkendte trossamfund i danmark til at være åbne om deres økonomi og også om de donationer

jeg mener overhovedet ikke det er det samme jeg mener ikke at det er det samme at der er en bevidst strategi i forhold til den tyrkiske stat over for europa altså at man bringer så mange ind under erdogans regime også af herboende tyrkere så er vi bare et helt andet sted henne

har det ikke været formålet med de danske kirker der ligger i udlandet at de

så at sige skulle bruges som instrument for den danske stat de de er faktisk selvstændige de danske kirker i udlandet er selvstændige

hører til på regeringsplan og så synes jeg bare vi er et helt andet sted henne

det er foruroligende i en sådan grad at blandt andet minareter og moskeer og stormoskeer bliver rejst med støtte fra fra erdogans regime og så kan man så spørge om det ikke er sådan at den der betaler festen også bestemmer musikken altså om

eller om det som vi ser er en påvirkning

ind i de muslimske miljøer i danmark jeg er helt enig i at det ikke kan

derfor vi har sanktionslisten som som det ene og det er også

netop skal sikre at der er åbenhed omkring de her donationer så man ved hvem det er

en anerkendelse af det herre

altså

lidt mere ud i pap så også den ærede formand kan forstå det

som fremmer en helt bestemt meget bevidst strategi i forhold til

på den måde er så involveret

og det synes jeg i selv selv kræver overvejelse eftertanke

påtaler er det noget man siger højt gør man opmærksom på at man er betænkelig ved den udvikling at de bruges på den her måde også i forhold til

ikke selv haft mulighed for at rejse problematikken men jeg tror

anerkendte trossamfund på den her måde

sikre at der er klare regler om

støtte som man får fra

vi tilbage ved diskussionen fra før kan man sige

blev fremsat i sin tid og også vedtaget af et bredt

fokus på det her område det er jo også derfor vi har besluttet at almenvelgørende foreninger skal oplyse om udenlandsk støtte

for regeringen afgørende at man kan se hvor anerkendte trossamfund

moskeer og foreninger i danmark får deres penge fra så vi har klarhed over hvem der i virkeligheden står

også gerne igen understrege at det

selvfølgelig er problematisk hvis der sker en påvirkning eller

der gives økonomisk støtte til aktiviteter der bidrager til

underminere vores demokrati

synes jeg at det ville være mere naturligt at trossamfund i danmark herunder de tyrkiske selv uddannede deres forkyndere jeg kan ikke se hvorfor man skal have dem sendt fra andre

om bestemte trossamfund eller ministerier udøver politisk påvirkning det

er selvfølgelig noget vi skal holde holde øje med og vi skal selvfølgelig holde skarpt øje med at de overholder

det tyrkiske religionsministerium og at vi ved at den tyrkiske stat er involveret i de her moskeer

der er jo ikke nogen tvivl om at erdogan går med stormagtsdrømme og det her er

sine stormagtsdrømme på på en meget ubehagelig måde for danmark men også for resten af europa der tænker jeg bare på om man kunne forestille sig at der også

tidspunkt blev taget nogle nogle diplomatiske skridt over

redskaber for den tyrkiske regering og

skridt eller eventuelle diplomatiske skridt og diskussioner herom

jo er en god grund til at vi i finanslovsaftalen for bare under en uge siden aftalte

åbenhed om de her donationer så vi ved hvad det er de går til

måde provokerende at den tyrkiske stat har involveret sig i en sådan grad i det her moské halløj

og udøver sin politiske magt på den måde den gør og også fører valgkamp i danmark og alt mulig andet jeg synes faktisk

også kunne være en kilde til at overveje nogle politiske skridt i så henseende

og nu står vi her det mener jeg kalder på selvindsigt blandt alle de partier der sad med til forhandlingerne med hensyn til hvorvidt

var gårdvagter nok på borupgårdskolen så mener jeg ikke nødvendigvis at det er det første spørgsmål

stille når man er vidne til en episode af den karakter som der er tale om på borupgårdskolen så må det stå klart for enhver

være grebet ind langt tidligere problemet kan ikke kun løses med gårdvagter en tryg hverdag for børn kræver et velfungerende klassefællesskab det kræver at man tør handle på det når problemerne opstår og tilstedeværende og tydelige voksne og forældre der engagerer sig i deres børns adfærd det kræver at de kommunale forvaltninger og skoleledelserne tager deres ansvar på sig og træffer de foranstaltninger der er nødvendige for at sikre en tryg hverdag for elever og lærere og så kræver det at forældrene i langt højere grad kommer på banen det er forældrene der har det primære ansvar for at opdrage deres børn og vi løser ikke problemet uden forældrene

lyder for mig som en sag der adskiller sig fra den hverdag vi ser på de fleste grundskoler i danmark der er et akut behov for at vi får mere viden om hvor mange steder i danmark der opleves vold ikke som enkeltstående tilfælde men som en del af hverdagen grundskolen skal være et trygt sted for både elever og voksne

var vi nu i gang med at lave en indsatsgruppe fra ministeriets side som kunne tage ud

bidrage med råd og vejledning det er jo kommunernes ansvar at sætte ind her det må vi slå fast

også et nationalt niveau derfor har jeg også sagt at vi skal have undersøgt området bedre

i skolen og jeg mener

det er vigtigt at gøre sig klart at der er en hverdag på de fleste skoler i danmark hvor man fint kan håndtere de episoder der nu måtte være imellem elever og så er der de decideret voldsramte skoler og det er der jeg mener vi skal have en særlig indsats og også en bevidsthed om

i det pædagogiske danmark som har rigtig svært ved at tale om at der er elever som er

og mit vigtige budskab her er at den ansvarlige professionelle

og fødevareministeren

trettentusind hektar ramsarområder hvor eksempelvis området ved vadehavet har stor betydning

benytte lejligheden her til at give spørgeren to sådan mere faktuelle oplysninger om om ramsarkonventionen det er rigtigt som dansk ornitologisk forening nævner at begrebet påtrængende nødvendige nationale interesser fremgår af ramsarkonventionen fra nitten en og halvfjerds omkring årtusindskiftet erkendte konventionen dog at der kunne være andre grunde til at ændre på de områder og afgrænsninger som oprindelig var

var fejl hver part i konventionen skal udpege mindst ét vådområde forstået som et fugtigt naturområde eller et lavvandet område

ikkeopdyrkede marker danmark har udpeget otte og tyve ramsarområder og der er ikke i forbindelse med den gennemførte justering fjernet naturarealer omfattet af

område smukt og meget anderledes end den natur som danmark ellers kan byde på og det er jo også derfor at området er er fredet både i

og i forhold til ramsarbeskyttelse det er virkelig et af de områder hvor hvor vi har noget

turismemæssigt men også naturmæssigt så i forhold til biodiversitet er det jo simpelt hen så vigtigt et område derfor

grøn minister og gerne taler om det grønne nu går ind og fjerner mere end fem tusind hektar beskyttet natur

alvorligt et angreb på naturen i de

i forbindelse med høringsfasen lufter en meget alvorlig bekymring i forhold til om man vil være i stand til at

løfte det ansvar for naturen som man skal ifølge reglerne om vores nationalparker så det er et alvorligt angreb på naturen som ministeren her stiller sig i spidsen for

spørge ministeren helt grundlæggende

årsagen til at man skærer så meget beskyttet natur væk man kunne jo have undladt

jo glædeligt at vi fik

massivt pres på ministeren og

hvor ministeren har valgt at tage lige så meget natur ind i beskyttelsen som man tager ud men det var jo ikke nogen pligtopgave at ministeren skulle fjerne beskyttelse af natur

når vi lavede den her

handlede det jo om at vi havde en del områder i danmark som noget fejlagtigt var udpeget

som naturområder og dermed havde fået en natura to tusind beskyttelse nogle af de her områder omtaler jeg jo ofte som

jeg mig altså i spidsen for for den her oprydning men som som spørgeren også nævner med med det her ønske om at vi skulle tage mere ind

siger at det er rystende og chokerende at så store og vigtige dele af ramsarområdet forsvinder i det her politiske frontalangreb på vores natura to tusind områder foreningen skriver

det følger af reglerne at man skal spørge konventionssekretariatet før man før man foretager

det følger af ramsarkonventionen at der skal være påtrængende

nødvendige nationale interesser hvis man skal beskære

hvad er det egentlig for påtrængende nødvendige nationale interesser

fremgår af ramsarkonventionen fra nitten en og halvfjerds

opdaterede man altså det her således at man siger at der kan være andre grunde man kan få bedre viden eller man kan have nogle oprindelig fejlbehæftede

det er jo det der er tilfældet her og jeg deler bekymringen for

fugleliv og for trækfugle og jeg anerkender at vadehavet er et vigtigt område men vi har tusindvis af hektar med

sekretariat altså det er jo

helt barokt

efter at have søgt aktindsigt at der ikke er sket nogen fremlæggelse af planerne eller de reviderede grænser inden de blev gennemført de tidligere grænser blev i sin tid fastlagt efter et flerårigt udredningsarbejde hvor flere eksperter deltog mange af disse grænser fejes nu af bordet med henvisning til at de var fejlagtige

hvad er det for nogle eksperter man har rådført sig med det var jo et meget grundigt arbejde

er blevet opdateret vi har fået mere præcise kort og det skal man også

hvilke eksperter det er miljøstyrelsen som altså på på et naturfagligt grundlag og med med baggrund i data over fuglebestande har taget højde for

er vi kan tage ud og hvad det er vi ikke kan tage ud

hvis danmark skal leve op til eu’s nec direktiv der fastlægger lofter for hvor meget de enkelte lande skal reducere

og af ammoniak eksempelvis har vi i finanslovsaftalen nu her afsat seks og fyrre million kroner til en målrettet indsats for at udskifte de ældste

gennem en ny national skrotningsordning en effektiv måde at reducere partikeludledningen er nemlig at accelerere udskiftningen af ældre brændeovne da de altså udleder op til fem gange så mange partikler som en ny brændeovn

med finanslovsaftalen afsat en hundrede og tres million kroner til en indsats for reduktion af ammoniak landbruget gør i dag allerede meget for at begrænse ammoniakudledningen og vi vil derfor nedsætte et udvalg som skal undersøge mulighederne for at fremme udbredelsen af ammoniakreducerende teknologier yderligere her og nu nu vil vi etablere

eu finansieret tilskudsordning for slagtesvinestalde der skal være med til at udbrede ammoniak og drivhusgasreducerende teknologier regeringen vil vil med afsæt i klima og luftudspillet fremlægge en plan for hvordan vi opfylder nec direktivet i starten af to tusind og nitten med henblik på at sende planen til

påfaldende tæt på det valg som jo skal komme hvilket man kan undre sig over

meget klart for regeringen i hele regeringens levetid at det her nec direktiv skulle overholdes

det påfaldende at man først så sent i perioden kaster sig over en undersøgelse som måske måske ikke skal lede frem til initiativer som kan sikre at man overholder det når man står med regeringens luftudspil

sort på hvidt læse at for partikler og ammoniak er der formentlig behov for yderligere indsatser frem mod

regeringen selv ambitiøst et udspil at man så ikke sikrer at vi kommer i mål med vores forpligtelser

på grund af forpligtelserne i sig selv men fordi forpligtelserne jo sigter til at løse nogle konkrete udfordringer som også går ud over danmark der dør mere end tre tusind mennesker tidligt hvert eneste år i danmark som en konsekvens af luftforureningen og det er jo i virkeligheden den store tungtvejende årsag til at vi skal gøre noget ved partikelforureningen hvis ikke man synes det er vigtigt

de fleste synes men hvis man mangler yderligere argumenter så kan man forvisse sig om vigtigheden i forhold til indsatsen

på udgifterne til at håndtere de sygdomme som følger med luftforureningen og de

om året så det er meget meget vigtigt at vi får håndteret det her derfor kan jeg undre mig over at regeringen ikke i udspillet tager fat om

mere seriøst hvor er indsatsen i forhold til ammoniak hvor er indsatsen i forhold til

dieselbiler persondieselbiler i sin revision af miljøzonerne som jo ellers er den trafikale hovedsynder når vi kigger på partiklerne jeg mener at

vi laver altså også en skrotningsordning for de gamle dieselbiler

det er altså de gamle dieselbiler som

udgør problemet her de ældste af dem

hundrede og tres million kroner til at imødegå den her ammoniakudledning jeg synes

gå tilbage og se på hvad miljøministeren har sagt og ment omkring nec direktivet

blive lidt i tvivl om om man har en minister som oprigtigt arbejder for at danmark skal skal opfylde nec direktivet ministeren har eksempelvis skrevet i to tusind og femten at det ville smadre dansk landbrugs konkurrenceevne hvis vi skal leve op

jeg siger ikke at det er motiverende for ministeren at forsikre

kommer med men det er simpelt hen ikke mig der udskriver folketingsvalg

det illustrerer jo sådan set meget godt den balance som vi skal have

ikke nogen stor hemmelighed at de ambitioner som den tidligere regering meldte ind syntes vi var meget voldsomme de reduktioner som

meget voldsomme det argumenterede vi også for på det tidspunkt og det er derfor at man skal finde balancen men jeg kan forsikre spørgeren og den øvrige befolkning om

som det er i øjeblikket

længere tilbage end weekenden hvor der var en

jeg refererede tidligere hvad det betyder for folkesundheden

enig med ministeren i men

er det jo underligt at man skubber løsningen helt til slutningen af regeringsperioden fordi jo tættere vi kommer på

skal være opfyldt jo vanskeligere bliver det

det lettere for landbruget at

problemstilling fordi man hele tiden skubber de initiativer som skal løse

jo en oprigtig bekymring vi har det er derfor vi afsætter midlerne til det og siger at vi er nødt til at sætte kloge mennesker sammen således at de kan rådgive os om

det glæder mig at socialdemokratiet deler den bekymring jeg har ikke set eller hørt forslag til at komme i mål med den her reduktion

kystdirektoratet har iværksat for at udmønte de ti million kroner til kystbeskyttelse i hjørring kommune har der været to forhold som har betydet at der beklageligvis ikke er sket en planlagt sandfodring

det er ikke tilfredsstillende pengene blev netop afsat for at supplere den lokale indsats sommeren to tusind og atten

kystdirektoratet tilladelse til en ekstraordinær statslig kystbeskyttelsesindsats i de tre områder som fremgik af aftalen og det er altså løkken lønstrup og nørlev hjørring kommune og grundejerne iværksatte en parallel indsats for egne midler i området omkring

opstår ved at kystdirektoratet fortolkede aftaleteksten sådan

del i den statslige sandfodring her var det planlagt at staten alene betalte for udgifterne til materiellet idet sandfodringsindsatsen skulle ske med det skib som staten i forvejen anvendte

misforståelse i kommunikationen med miljø og fødevareklagenævnet kystdirektoratet fik den fejlagtige opfattelse at også tilladelsen ved mårup

ordret en sandpumper til at gennemføre

de private initiativer kombineret med

selv om der kun er fem og tyve

til årsskiftet jeg synes jo ikke det er godt nok

at at de forskellige parter her og især kystdirektoratet ikke har styr på

sætte nogle midler af i to tusind

i efteråret og senere i foråret er stor risiko for at

mere af skrænten ned og der risikerer

følge sommerhuse med derfor tænker jeg jo på hvordan det kan være at man ikke har en bedre koordinering

problem der hedder læsideerosion altså nogle gør en indsats et sted

man gør ikke noget ved siden af og så hænger tingene ikke sammen

derfor det er vigtigt at staten har en koordinerende rolle i at sørge for

bliver koordineret det håber jeg at ministeren er enig i således at vi også oplever at der bliver sandfodret ud for

er pengene så spildt her i to tusind og atten eller kan

og den deler jeg altså det her burde jo

gjorde det alligevel og og sådan er livet en gang imellem men som herre bjarne laustsen også ganske rigtigt siger skal det her jo ikke gå ud over de grundejere som er

sikret at der findes finansiering til at igangsætte en yderligere sandfodringsindsats i

området omkring mårup

den hellige grav om ikke andet i det her tilfælde være vel

brugt de her penge i to tusind og atten som det blev aftalt i februar måned i

det har taget så lang tid med planlægningen og alle de her forskellige ting og sager

haft rig lejlighed til at komme i gang noget tidligere så jeg er jo interesseret i på

af den samlede indsats som jo altså også har med med resten af vestkysten at gøre så det her

er en opgave som skal løses og

at man ikke kan få de rigtige svar på hvordan den her fejl her

det er det der skal til for at sikre at en sådan fejl ikke sker igen er de mennesker blevet underrettet om præcis hvori fejlen består

transport bygnings og boligministeren

mener ministeren at thisted lufthavn skal have tilladelse til landinger

piloten derfor kan se landingsbanen hvis vejret er dårligt og sigtbarheden derfor er lav skal piloten i dag flyve under skyerne for at sikre at han kan se landingsbanen og de øvrige fly i området jeg går ud fra at spørgeren henviser til en situation hvor piloten skal foretage en landing ved at flyve ned gennem skyerne i dårligt vejr ved hjælp af gps som jeg forstår det vil en pilot der anvender gps kunne lande i sit fly i for eksempel thisted lufthavn selv om vejret er dårligt det er jo sådan set en god løsning problemet er bare

ikke oplyser piloten om hvor andre fly i området befinder sig og på grund af det dårlige vejr kan piloten ikke se de andre fly og der vil derfor være risiko for kollision derfor er det i dag et krav at der skal være en eller flere personer på jorden som løbende kan oplyse piloten om trafikken og vejrforholdene omkring lufthavnen når det er dårligt vejr som jeg også sagde på den store luftfartskonference i sidste uge er det min holdning at

hvis der er mulighed for fremskridt ved hjælp af ny teknologi

mener jeg at man bør se nærmere på

er ny teknologi der kan skabe nye muligheder

hanstholm havn netop ser de nye muligheder for at kunne etablere eksportruter

i thyområdet kunne eksportere de fisk der bliver landet i hanstholm havn så de hurtigere er på spisebordet i rom eller hvor de nu skal hen og dermed øge værdien af de råvarer og den produktion som danmark står for så vi har i hvert fald set mulighederne

i det her lokalområde som

og mors i øvrigt også repræsenterer der er ingen

derfor er det vel det vi skal koncentrere os lidt om i dag hvornår er en løsning med gps sikker nok det som er den løsning man ønsker sig er jo en gps baseret landingsløsning hvor man kan gå igennem skyerne som ministeren helt rigtigt siger også når vejret ikke er godt og hvor man så via en radiomeldepligt

og dermed ved man at man ikke flyver ind i et fly der

under skyerne så mit spørgsmål er selvfølgelig mener ministeren at det vil være en tilstrækkelig sikker løsning at man laver en gps model der baserer sig på sådan en rmz zone tror jeg den hedder radio mandatory zone med pligt til at bruge den her unicom frekvens på den måde er det flyene

oplyser hinanden om hvor de er og dermed kan man med sikkerhed gå ned til sin lufthavn

af gps og radiokommunikation mellem flyene det er sådan at der hos

bygge og boligstyrelsen hvor man behandler den slags er en åbenhed over for at man kan gøre tingene på en anden måde hvis man kan dokumentere at sikkerheden er i orden

sende en ansøgning til styrelsen hvor man oplyser om hvordan man håndterer sikkerheden og så kan styrelsen tage stilling til om sikkerheden er håndteret

men også thisted lufthavn vil kunne sende en ansøgning hvor man

man i tilstrækkelig grad har dokumenteret sikkerheden og derfor er mit spørgsmål selvfølgelig hvilke dokumentationskrav stiller

at der skulle være anderledes og eventuelt højere krav i danmark til den her

danmark er et forholdsvis tæt

hvor der er mindre trafik i luften end i danmark og derfor kan det godt være at noget kan tillades i et andet land hvor luften er tom

stort set altid mens det i danmark ville være problematisk fordi luften der ikke er så tom som den er andre steder

måde at gøre det på at dokumentere at de har styr på sikkerheden og der må kreativiteten gerne være stor jeg er sikker på at man i branchen har en større kreativitet i forhold til hvordan man kan

er jo fair nok hvis ministeren her på stående fod ikke er i stand til at sætte de konkrete krav op til hvordan man dokumenterer sikkerhed det tror

skriftligt spørgsmål jeg kunne også spørge om ministeren mener at den pågældende styrelse skulle tage en dialog

for forhold der skal beskrives og lad os bare tage thisted lufthavn som er casen her mener ministeren det vil

har

vi diskuterer hvordan den skal udvikle sig i fremtiden

i hvert fald i overskrifter om at fjernvarmen er ret afgørende for fremtiden

forslag regeringen har lagt frem er en række usikkerheder

i min tale og som jeg håber at

kan adressere i lovbehandlingen

får fuldstændig styr på hvad konsekvenserne bliver først og fremmest jeg sige at for socialdemokratiet

fjernvarmen en afgørende del af den grønne omstilling hvis vi skal kunne integrere store mængder af vind af fluktuerende energiformer så er det ekstremt vigtigt også at have et kollektivt net som fjernvarmen

at bruge kan man sige som afsætning på de tidspunkter hvor der er meget vind derfor tror jeg

jeg tror også at hvis vi skal udnytte overskudsvarme i stort omfang hvis vi skal udnytte geotermi og nogle af de

bliver mere og mere rentable så er vi ganske enkelt nødt til at have et kollektivt forsyningsnet derfor er jeg egentlig glad for at vi har et udbygget fjernvarmenet og jeg tror også at vi er mange som er stolte over den kollektive forsyning som har sikret

grønne omstilling det er klart

skal vi også hele tiden som politikere turde stille krav

at det bliver billigere og billigere der er også nogle steder i danmark hvor der ikke skal være fjernvarme der er nogle steder hvor man har etableret fjernvarme allerede i dag

jo heldigvis i energiforligskredsen er enige om om man så må sige at hjælpe nogle af de forbrugere væk fra fjernvarmen hvis den er meget dyr

der er ikke nogen der skal være bundet til en helt urimelig

det som det aktuelle lovforslag handler om det kommer vi til at håndtere sideløbende det aktuelle lovforslag her handler om hvordan vi i fremtiden sikrer 1

nye fjernvarmeinvesteringer 2

de investeringer som er foretaget

rigtig rigtig mange penge på spil det er store kollektive investeringer

man selvfølgelig nødt til når kommunen

et lån et fjernvarmeselskab har udlagt et område man har investeret måske fire hundrede million

der er meget stor forskel på hvem der har muligheden for at skifte jeg tror at dem der

individuel varmeløsning vil være dem der har friværdi i huset til at låne til en luft til vand varmepumpe for eksempel hvis det kræver

er der nogle mennesker for hvem det ikke er en mulighed og andre for hvem det er en mulighed hvis de så hopper af fjernvarmenettet

bliver fjernvarmen lidt dyrere for dem der er tilbage

igen er kun dem der har råd til det og så bliver der igen

vi kan være tjent med en situation

smuldrer men ej heller kan de kommuner som jo ultimativt står med regningen

side vil vi gerne slå fast med syvtommersøm

skal der også være opbakning til at lave nye fjernvarmeområder men vi synes det er uklart

sælger deres hus efter et par måneder og der så flytter nye ind som siger

ikke har lyst til at være en del af fjernvarmen

så bundet af den beslutning som den forrige ejer tog

klarhed omkring kommunekredit har været meget kritisk i sit høringssvar hvordan sikrer vi at det her stadig væk er en kollektiv opgave som der kan ydes

skæres ned der er vi så ved den linje som

ønsker at trække at udover at der fremadrettet på nye områder skal være

her l syv og halvfems handler om udmøntningen af en del af

alle partier i folketinget indgik her tilbage i juni måned det som vi så udmønter helt konkret i dag

aftaleteksten nemlig en aftaletekst som går ud på at fjerne muligheden for at indføre nye forbrugerbindinger til fjernvarme i form af

man som kommunal myndighed kan

forbrugere til at tilslutte sig og til at aftage varme fra fra det lokale fjernvarmeværk jeg vil gerne med det samme sige at vi i dansk folkeparti

fjernvarmen vi synes at fjernvarmen

glæde af og det har vores miljø miljø her i landet også

komfort men i hvert fald ikke på pris

vi af helt principielle årsager imod at man pålægger den enkelte dansker at tilslutte sig et produkt som man som man ellers ikke ville købe frivilligt derfor

forbrugerbindinger altså i nye områder eller i eksisterende områder hvor der hidtil ikke har været forbrugerbindinger det er en relativt ukompliceret

som den foregående ordfører på talerstolen var inde på

på mulighederne for at fjerne forbrugerbindinger

men det er en langt mere delikat proces

være meget varsom med ikke at trække tæppet væk under eksisterende

for lån til til de her fjernvarmeværker men det er jo

som sagt slet ikke det vi diskuterer i dag i dag handler det udelukkende om nye forbrugerbindinger og der mener vi

ganske udmærkede alternativer til til fjernvarmen for eksempel hvis den enkelte

pillefyr hvis man ønsker en varmepumpe eller

skal det være en mulighed hvis man ønsker det enten fordi man synes det er det bedste eller det billigste

tilslutte sig fjernvarmen så ud fra de overvejelser

om lovforslaget her og vi glæder os over at vi allerede nu er i gang med at udmønte energiaftalen fra

vi er jo enige om at hvis man skal lave

skal der være opbakning til det altså så skal folk frivilligt gå med vi er også enige om at hvis der er områder i dag hvor der er en forbrugerbinding

skal vi ikke ophæve den på nuværende tidspunkt

betyde at de dårligst stillede sidder tilbage med dyrere fjernvarme

det vi diskuterer i dag er den situation hvor der er nogle der faktisk har et fjernvarmeområde i dag

hvis der i morgen kom en teknologi som gjorde at folk

være spildt og man ville i øvrigt som skatteborger i kommunen skulle hente dem hjem hvis folk skiftede til det individuelle

om man har investeret det er afgørende for om man skal kunne beskytte investeringen

være med til at indføre nye forbrugerbindinger det er det der meget firkantet står i energiaftalen og det

er en ting som vi i dansk folkeparti bakker op om og vi mener at når man har kunnet drive et fjernvarmeværk uden forbrugerbindinger

kunderne har syntes at

man havde så må man også kunne drive det videre på den måde så vi kan ikke være med til at begynde at

med forligsteksten for det mener jeg faktisk det

meget kort og meget klar

jeg vil gerne tage fat i det ordføreren siger altså at steder hvor der i dag ikke er binding og hvor folk jo er med fordi de synes fjernvarme er en god idé må man også fortsat kunne drive fjernvarme uden bindinger så er det bare jeg siger at

være en situation hvor der er femten år tilbage inden

man har betalt investeringen af og hvad nu hvis der om fem år

sker en teknologiændring som gør at folk hopper af

hvad er forskellen på den investering og det problem som er for de socialt udsatte som ikke har mulighed for at hoppe af fjernvarmenettet

fjerner sig fra fra fjernvarmen altså fjernvarmen er jo et godt koncept det er dejlig nemt og det er bekvemt som forbruger

og og hvis også prisen

vil de fleste mennesker nok afstå fra

nå nu ændrer de reglerne fra den første januar to tusind og nitten vi har et fjernvarmeområde

ikke har krævet at alle forbrugere skal

være sikre på at en fremtidig investering

vi skynde os inden nytår at vedtage i byrådet at der i de

at bore efter geotermi og den aktør som ønsker at udføre det arbejde ønsker at der skal være en tredive årig kontrakt

ja det er så en ny situation hvad vil det bedste være

det vil da være at skynde sig at sige at man i det fjernvarmeområde er nødt til at lave en forbrugerbinding så forbrugerne er med til at løfte den store investering

som kan udkonkurrere fjernvarmen men det synes jeg ikke

vil være med til at at påtvinge nye kunder at skulle tilslutte sig fjernvarme det må være

til sin bolig og så kan man så vælge fjernvarme hvis man vil det og man kan vælge noget andet hvis man

ny teknologi og sikre en varmeforsyning i deres hus

der synes jeg vi har fundet en løsning hvor man håndholdt tager hvert enkelt område

jo taget i fællesskab og det er det fællesskab om den fælles forsyning som skulle sikres

kunne opsige et abonnement på på noget som er for dyrt hvis man kan få noget billigere et andet sted det er min helt grundlæggende holdning at

skal være sådan så kan der være enkelte tilfælde hvor

nogle store investeringer som kan være svære at få få forrentet men men det må man tage på det tidspunkt

hvor den problematik måtte opstå lige nu

og flere ordførere har været inde omkring hvad lovforslaget

at pålægge nye og jeg gentager nye forbrugerbindinger fra

og nitten det gælder både tilslutnings og forblivelsespligten i nye

at vi gør det her hele bagtanken derved er jo at vi i højere grad herved motiverer til at sikre at man tænker billig og grøn omstilling ude på værkerne frem for som vi har set i nogle tilfælde at man har meget fokus på at udbygge

ved de her forbrugerbindinger har været at vi

skulle have gjort fordi man ikke har haft det tilstrækkelige fokus på den økonomiske drift

borgere i dag på grund af deres bindinger faktisk er blevet stavnsbundet til de her værker dem hjælper vi så nu med andre skridt i energiaftalen men det ændrer ikke på at

gode tiltag i forhold til at værkerne nu kommer til at tænke mere grønt og billigt særlig i forhold til deres udbygningsplaner

enige om at nye fjernvarmeområder kræver at folk vil være med punktum så der er ikke nogen diskussion om at

er nødt til at have opbakning til det det vi diskuterer her er hvorvidt det er muligt i eksisterende områder hvor man altså har foretaget investeringen

der har størst friværdi som har mulighed for at vælge noget andet hvorimod de andre og

diskussion her handler om hvad man gør med eksisterende områder som risikerer at komme i klemme med den måde som regeringen vælger

klart og tydeligt i energiaftalen

vi fra årsskiftet siger stop for nye

hvis man har med et fjernvarmeværk at gøre

er så dårlige til at drifte det her fjernvarmeværk at

et opgør som vi tager med dem det er jo et opgør som borgerne der har fjernvarme må tage med deres lokale politikere og det lokale fjernvarmeværk

set at vi gør det på en meget ordentlig måde

så har indgået aftaler på kryds og tværs ude i de enkelte fjernvarmeområder er meget forskelligt

mere taletid men spørgeren har

halvtreds procent af de områder der findes i dag hvor der ikke er bindinger det er vel ikke hensigtsmæssigt

i december og lave bindinger fordi man ikke ved om teknologien ændrer sig om et år

man derfor ikke ved om der er en regning på fire

eller seks hundrede million kr som i givet fald kommer til at hænge på dem

set godt at regeringen synes at man fremadrettet skal sikre opbakning til

det støtter socialdemokratiet jeg forstår bare ikke hvorfor man vil ændre på investeringer som allerede er foretaget

fordi man risikerer hvis der

mulighed for at beskytte de investeringer at det er nogle ganske bestemte grupper som kommer til at hænge på regningen og det er dem der ikke har friværdien til at lave

teknologiske løsning men derimod er overladt til fjernvarme så

de steder hvor man ikke skulle have bygget ud og hvor folk er bundet til en for dyr pris at vi heldigvis er enige om at de skal hjælpes ud af det det er barmarksværker og andre steder som ordføreren udmærket ved at vi også bakker op om at gældssanere om man så må sige

det vi med det her lovforslag tvinger dem væk fra at man nu ikke bare

ordførerens tankegang i forhold til at teknologiudviklingen kun vil ske for de individuelle løsninger teknologiudviklingen vil fremadrettet naturligvis også ske ude på de enkelte værker og fjernvarmen er heldigvis konkurrencedygtig i dag og det vil den naturligvis også blive ved med at være

nogle bysamfund som har en fjernvarmeforsyning og hvor der sker en byvækst i nogle af de større byer det sker for

det sker også i københavn og skulle man så lave en kommunal planlægning hvor man siger at med de investeringer

odense og aalborg som skal udfase et kulkraftværk og vi har byer som aarhus som er på vej med at lave store investeringer med hensyn til geotermien

man egentlig har brug for at der er tryghed omkring de investeringer

hvis vi skal sikre en god økonomi i vores investeringer

man ude i kommunerne har en proces nu hvor man tænker skal vi have et byrådsmøde inden nytår hvor vi vedtager

vind og sol som har sikret at vi får langt mere grøn omstilling for pengene ligger blandt andet enhedslisten meget fjernt men vi har jo netop måttet lave en redningspakke for blandt andet de mindre værker som aldrig skulle

fordi

havde øje for prisen de havde kun øje for at få det udbredt og så skulle det nok blive en god forretning her tvinger vi dem altså til også at skele til prisen og vi siger

på en måde hvor man vil stå til ansvar over for borgerne på den vis at man

mulighed for at gøre det men vi kommer jo altså ikke til eksempel at regulere geotermien på samme måde som værkerne

en del af den teknologi som så har været konkurrenceudsat

det er at nu skal aarhus rent faktisk til at overveje

en god idé at binde sig på den her måde

andet megagennembrud på solcelleområdet

kunne investere i noget for sig selv og forlade fællesskabet

man efterlader andre mennesker med den investering der er lavet og så hænger de på regningen

i har indtil årsskiftet hvis nu i skal binde værkerne og ellers må jeg bare sige at jeg

forståelse for enhedslistens tankegang om at den fremtidige teknologiudvikling på varmeområdet kun vil ske

de individuelle løsninger den vil da naturligvis også fortsætte i storskala

den har gjort i danmark indtil nu ligesom den også kommer til

ret sikker på at det her lovforslag lægger et pres på nogle kommuner som egentlig har en mødeplanlægning som har været aftalt for mange måneder siden

de lægge et ekstra møde hvor de forsøger at forholde sig til hvad det er for en lov der bliver vedtaget i folketinget

sige om vi kunne komme frem til noget som er lidt bedre end lovforslaget her

også via de foretræder der har været i sagen indtil nu

jo lidt specielt at have foretræder til et lovforslag inden man har haft førstebehandlingen men det

med det tidspres der er på sagen her og med den bekymring

anden løsning som som er velovervejet og som

debatten her viser at

for venstre kan sige nå ja men teknologiudviklingen sker også på de store værker ja det er da rigtigt

jo komme ud i en situation hvor der kan være nogle fjernvarmeområder som får lavet en god geotermiløsning som er den bedste løsning i femten år og man har kalkuleret med at den skulle afskrives over tyve til tredive år

og en masse forbrugere forlader fællesskabet i fjernvarmeforsyningen

så er nogle andre forbrugere der står tilbage med regningen det synes vi ikke er hensigtsmæssigt

gerne have en fjernvarmesektor som er moderne og hvor

bygger på fællesskabet

er en brist i det her lovforslag

i energiforligskredsen og som så nu også får en udvalgsbehandling det

jeg synes ikke at vi er kommet dybt nok ind i den her sag og vi ender op med at der er nogle der tror meget på markedskræfterne og synes at at de her to sætninger

skal tolkes på en bestemt måde

andre der godt kan se at ordet nye kunne kunne betyde noget lidt andet

mange mennesker der er afhængige af at de får deres varme fra fjernvarmen også i de større byområder så så fortjener den her sag altså en landing hvor

et udtryk for at man er ved at trække sig fra energiforliget fordi man ikke er voksen

at overholde de aftaler man har indgået det står særdeles tydeligt og vi har siddet aften efter aften og diskuteret de her

der står konkret der sættes stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings og forblivelsespligt fra første januar to tusind og nitten det betyder at du ikke kan lave nye bindinger

man bare havde haft en finansiering på et bestemt tidspunkt og alt muligt vrøvl stå dog ved energiaftalen som vi har lavet

at stå og sige alt muligt vrøvl om at der er nogle få der står tilbage med en regning for de mange det er ikke et billede man kan genkende ude fra virkeligheden der er indgået aftaler ude på de enkelte værker på

del af restgælden og så videre

er individuelle virksomheder der bliver drevet decentralt og så skal herre søren egge rasmussen lige pludselig til at

central styring som gør at vi ikke sikrer den billigst mulige grønne omstilling altså jeg har

energiaftale der er har kommunerne jo en mulighed for inden den første januar to tusind og nitten at forholde sig til hvad er mulighederne inden nytår

den mulighed at hvis de synes de gerne vil sikre at der er flere der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen så kan de gå ind og definere de forbrugerbindinger inden den første januar

det er et voldsomt pres at lægge på nogle kommuner med hensyn til et lovforslag som som har været i høring og

nittende december og så kan de jo indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde mellem jul og nytår

hvad det er

de vil foretrække af løsning så den her lov kan jo

på en ordentlig måde som gør at kommunerne har et halvt år til at passe det

sig nogle overvejelser hvis man selv vurderer at ens kompetencer ikke rækker til at drive et forsyningsværk uden at binde kunderne så har man rent faktisk muligheden for det

at enhedslisten som jeg må bede om at bekræfte at man har tilsluttet sig energiaftalen og den tekst der står her skulle stå ved det ansvar at man har indgået en energiaftale hvor det står helt klart og tydeligt at fra årsskiftet

nye borgere en en binding til et bestemt værk

tilsluttet sig den tekst eller har

beslutninger om at de synes der er nogle fjernvarmeområder i deres forsyningsområde som skal have den her tilslutningspligt fordi de godt ved at de skal lave nogle meget store investeringer som bedst hænger sammen

man har mange der er tilsluttet den løsning

godt forstå hvis der er borgmestre og

vi har været helt nede i detaljerne

set ganske simpelt hvis der er kommuner der ikke stoler på deres eget fjernvarmeværk og derfor er nødt til at gå ud og lave bindinger

en defensiv indgang til sit

betale min del af den gæld varmeværket

er rigtig rigtig mange der har det på den her måde

betingelser der er for at være medlem

er kommunerne der tager den beslutning hvis de vil binde nogen det står dem frit for for vi har givet dem et halvt år

må også bare anerkende at der altså

kommuner der står over for at de gerne vil indføre noget geotermi og hvor der så er en aktør

tredive årige kontrakter hvorfor lave

det er derfor at der er et pres på nogle kommuner som står over for

de kender den teknologiske udvikling femten år eller tredive år frem i tiden

der vil jeg opfordre dem der er i gang med det

her i dag kan se hvordan teknologien

bare ti år frem så det vil virkelig være modigt at gå ud i sådan

kigget på noget som som nok mindst har været

enormt vigtigt hvad det er for nogle varmeløsninger de større bysamfund vælger

set nogle kæmpe investeringer som man står over for og der kan jeg godt forstå hvis kommunerne

og så har jeg været så heldig at trække

overskriften på det her forslag kunne egentlig godt være mere personlig frihed det er nemlig et rigtig godt liberalt forslag der sigter på forbrugerne og ikke på alle andre af de bindinger vi har haft som var

eller anden sammenslutning eller bureaukratiske systemer eller kommunale systemer der skulle sikres frem for forbrugerne

sammen har været i nærheden af et område hvor folk var blevet tvunget ind i et fjernvarmesystem og der

været borgermøder og protester

at det skulle man bare uanset om man så endda havde noget energiforsyning der var i gang hvis nu man boede i et område der blev udlagt

nu kommer der så et lovforslag og det er rigtig godt håndværk

energiforliget at man nu tager hensyn til forbrugerne og dermed kommer med et forslag først og fremmest om at

nogle har om at så vil man nu fare ud og binde forbrugeren

befolkningen og stemningen og alt sådan noget så jeg tror ikke at det vil ske og hvis det sker må vi sige at så har de en særdeles dårlig sag så er

deres eget projekt kan bære

det er nødvendigt at det er et frit marked

øget konkurrence billigere energi det er et fremragende forslag og det kan vi kun rose og støtte

også er en del af når det er sagt

jeg også nysgerrig omkring de bekymringer som flere høringsparter

fremført her i salen i dag det der handler om sikkerheden for visse investeringer i fjernvarme når man fjerner nye forbrugerbindinger

det energiforlig vi indgik før sommerferien

kun omhandler det der hedder

ind og laver en regel fra den første januar to tusind og nitten og når jeg er glad for at det er et forlig som

det er en styrke

kan notere sig at det vi har besluttet herinde mener vi

godt høre at der er nogle der måske trækker sig lidt

står alle ved det og det er jo meget meget vigtigt for at

et ansvar på sig på et område hvor de sådan set vil binde forbrugerne

skal holde i mange år frem jeg er af den holdning at hvis der kommer

i fjernvarmesektoren og derfor

hvornår det så sker det er der ingen af os der ved men men sektoren er jo for manges vedkommende godt kørende og leverer nogle fantastiske priser

på markedsprisen at fjernvarmekunder

husstand i gennemsnit hvor for

dem der har investeret i varmepumper ligger på omkring syttentusind kroner for det samme hus så fjernvarmeværkerne kan være med rent konkurrencemæssigt og vi må også sige at cirka halvdelen af alle matrikler

har investeret efter

andre steder hen fordi de har de billigste priser de

få på deres varme så har vi nogle som vi ved kommer i klemme med det her det har vi også diskuteret

vi kan hjælpe de steder hvor der er nogle der kommer

vi skal være opmærksomme på

talt meget om at de her forbrugere vil kunne løbe så det kun er de fattige der står tilbage i deres

afvikle den gæld vi har i forhold til

hvor i ikke er konkurrencedygtige for i kan ikke binde jeres forbrugere fremover så det betyder at hvis i

være fordi i kan levere varen til den rigtige pris

skal man have nye fjernvarmeområder så er man selvfølgelig nødt til at sikre sig at man er konkurrencedygtig nogle af de steder hvor det

er det jo faktisk fordi der er blevet udbygget fjernvarme i nogle områder hvor vi så politisk

være dyrt og som har givet dårlig økonomi men lad nu det være det er jo ikke kun fordi fjernvarmeværkerne har været vilde med at lave udbygninger der ikke kunne svare sig og

rentable jeg synes at man skaber et rimelig forkert billede man vi er alle sammen enige om

i fremtiden skal have en god businesscase ellers skal man helt

skal være tilslutning til fjernvarme så langt er vi jo enige

for dem der har fjernvarme i dag dem der har investeret hvad er behovet for at lave om på noget der

får vi en diskussion om de eksisterende

der findes i dag og den diskussion synes jeg da

vi skal tage fuldstændig åbent når vi kommer dertil men lovforslaget her l syv og halvfems omhandler jo alene nye forbrugerbindinger fra den første januar to tusind

ikke har forbrugerbindinger og så har vi nogle der har forbrugerbindinger

det synes jeg vi skal tage en åben diskussion om

sige at vi jo ikke endnu en gang kan lade nogle værker kører videre hvis det er der

skal have en hjælpepakke mere som forbrugeren skal betale én gang mere så må vi hellere som vi også har talt om og skrevet ned

afsætte en pulje hvis der er nogle vi skal hjælpe ud af en klemme hvor der er et værk der simpelt hen ikke

de steder hvor der er dårlig økonomi skal hjælpe barmarksværkerne med at komme af fjernvarmenettet vi er enige om at der kun findes forbrugerbindinger på cirka halvdelen af de eksisterende områder der er det bare jeg siger om den halvdel hvor der i dag ikke er nogen forbrugerbindinger

vi skal lave om på forholdet for de områder hvor man har brugt pengene

er behov for at løse i de områder

behov for at ændre i forholdene for de områder som

for at gå ud

et ny fjernvarmeområde lige så vel kan vi jo sige

har bindingerne tør de godt gå i gang med det men det er ikke

det er særlig rentabelt jeg er åben over for at vi tager den her diskussion men i bund og grund

stillet frit og når vi stiller dem frit

de er frie af deres fjernvarmeværk for jeg er sikker på at de allerfleste af dem er bundet i forhold til den gæld der står i værket

af dette lovforslag med energiaftalen

meget klart at vi vil sætte stop for nye forbrugerbindinger både tilslutnings og forblivelsespligt per første januar to tusind og nitten vi var også enige om at det er uholdbart at binde forbrugerne til alt for høje varmepriser med dette lovforslag sætter vi handling bag ordene vi tager endnu et vigtigt skridt i retning af en moderniseret varmesektor med grøn og billig varme til gavn for

det tjener sektoren bedst på sigt det burde sektoren selv kunne se og det tror jeg

også mange af de veldrevne værker er enige i forbrugerne har i denne sag ikke haft et ordentligt talerør

blevet hørt i debatten

er det tydeligt at debatten har båret præg af et meget ensidigt fokus på kommuner og værker frem for kunder det mener jeg er helt forkert her står jeg på kundernes side og jeg vil ikke være med til at vi skal fortsætte med at stavnsbinde varmekunderne til fjernvarmenettet nu tager vi det første skridt og siger stop for nye bindinger heldigvis har vi generelt en effektiv og veldrevet fjernvarmesektor rigtig mange kommuner og værker har valgt ikke

bruge tilslutnings og forblivelsespligt faktisk er cirka halvdelen af alle matrikler i danske fjernvarmeområder udlagt uden forbrugerbindinger

for en eksisterende varmekunde er omkring tolvtusind

kroner fjernvarmesektoren leverer nemlig i langt de fleste tilfælde et godt og konkurrencedygtigt produkt og behøver ikke bruge tvang for at tiltrække kunder og for at få økonomien til at hænge sammen når det er sagt er der også visse værker hvor priserne er for høje her kan nedlukning komme på tale hvis de ikke er i stand til at rette skuden op

vi nok særlig se når grundbeløbet ophører i de tilfælde mener jeg ikke at forbrugerne gennem tvang skal betale for kunstigt åndedræt til nødlidende værker i stedet for at trække pinen ud skal vi hjælpe de værker der ikke er fremtid i til at lukke på en kontrolleret og ordentlig måde så hverken kommuner eller kunder alene hænger på regningen derfor har vi også med energiaftalen aftalt at afsætte midler til en pulje til at hjælpe disse værker med at lukke ned på en ordentlig måde hvor kunder og kommuner ikke hænger på gælden jeg vil afslutningsvis igen takke for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget med lovforslaget implementerer vi energiaftalen til punkt og prikke det synes jeg ikke

også min forventning at alle partier støtter op om lovforslaget

sagt til de andre ordførere med ministeren i at man ikke skal lave nye fjernvarmeinvesteringer uden at der er opbakning til det

hvis du så har et nyt fjernvarmeområde og holder en folkeafstemning om hvorvidt det er en god idé eller ej hvad forestiller ministeren sig så man skal gøre

for at sikre at den investering også er der om fire år

nogle der har solgt deres hus og nogle nye er flyttet ind

når borgere når værker er bekymret for steder hvor man har lavet investeringen og aldrig har brugt sin forbrugerbinding

er man måske tvunget til at lave en forbrugerbinding lynhurtigt fordi ens vilkår ændrer sig fra den første januar er det ikke uhensigtsmæssigt at ende i den situation det er jo lidt en stråmand hvis man vil prøve at gøre os andre ansvarlige for at vi vil tvinge folk til noget der er urentabelt

vi er jo fuldstændig enige om at lukke ned de steder hvor varmepriserne er for høje det er jo ikke det vi diskuterer det vi diskuterer er de

man når man bygger ud i nye områder så i kommunen og i fjernvarmeværket selvfølgelig gør sig nogle overvejelser om at sikre at den forretningsplan der er lagt for det

eksisterende områder

der ikke i dag forblivelsespligt jeg kan ikke se nogen som helst grund til at der skulle være tilfælde hvor man skulle kunne kunne indføre den man har selvfølgelig gjort sig overvejelser

man har sikret sig at den varmeforsyning der er er konkurrencedygtig og det er

hvor der i dag ikke er forbrugerbindinger for jeg forstår at ministeren jo er med på at lade dem være som har forbrugerbindinger dem der så er problemet er dem der ikke har valgt at bruge forbrugerbindingerne nu her det er dem vi diskuterer

jo enige om at det er kommunerne der i sidste ende hænger på den regning og dermed skatteborgerne hvis det

tidligere har man kunnet beskytte skatteborgerne mod den risiko ved at anvende en binding hvis det blev nødvendigt det kan man ikke fremadrettet så det korte spørgsmål er har ministeren nogen idé om

som ligger der og hvad det er for en gæld som potentielt set skal dækkes af

i høringssvaret fra kommunekredit at deres vurdering er at det her ikke ændrer på deres muligheder for fortsat

at give långivning forskellen her mellem os to

derfor vil jeg godt spørge ministeren om hvorfor

der står noget i det her lovforslag om falsk overskudsvarme

jeg synes det er ret interessant at det kommer ind i et forslag som det her

kan han nævne nogen eksempler hvor der er nogle der fyrer for fuglene altså

man bevidst laver falsk overskudsvarme det synes jeg er ret interessant hvordan er det kommet ind

i lovgivningen i forhold til om man skal have fjernvarme eller ej at der er nogle der producerer falsk

jeg troede at energiministeren var energiminister men det kan være at det dækker over noget andet så jeg vil se frem til at få en fyldig redegørelse her

er en præcisering af eksisterende regler falsk overskudsvarme

definition der hvor en virksomhed ikke leverer overskudsvarme fra procesenergi eller på anden måde men hvor en virksomhed går ind og laver varmen for varmens egen skyld altså begynder at være lokal varmeproducent

at samfundet må have en interesse i det hvis der ved en given produktion i danmark opstår

det er det der er interessant altså hvis det i det hele taget sker

jo tænkt for at sikre at vi ikke kommer i den situation at der er virksomheder der begynder at levere falsk overskudsvarme til fjernvarmenettet

helt afgørende i forhold til vores overordnede klima og energipolitik det her er ikke noget nyt begreb jeg

introducerede mig for begrebet falsk overskudsvarme

begynder at producere overskudsvarme det skal vi sikre os i den måde som vi tilrettelægger vores afgiftspolitik på det blev jeg også i tidernes morgen belært kraftigt om da jeg selv var fremme med lignende

for fjernvarmekunderne og vi har også haft nogle

jeg synes at at det her lovforslag lægger et pres på nogle kommuner

at man har en mulighed inden den første januar hvis det er sådan at man er en kommune hvor der er en byvækst hvor man har lavet nogle af investeringerne

en fjernvarmeløsning og hvor man står i nogle processer hvor man for eksempel skal omstille et kulkraftværk til en

underskrive en bindende kontrakt på geotermilevering de næste tredive år

så kan det være en fordel at man også har en vished for at der er kunder

kommunerne har den mulighed inden nytår

de ikke kan lægge budgetter og så videre de står bare over for nogle kæmpe investeringer

frihed og at ingen skal tvinges til fjernvarme det er min og regeringens grundholdning er også det der er en del af energiaftalen jeg ønsker at stille kunderne så frit som muligt

samtidig også at vi sikrer at vores fjernvarmesektor

så konkurrencedygtig fjernvarme er noget rigtig rigtig positivt

også som gammel fjernvarmemand er rigtig rigtig glad for

lave en forblivelsespligt på et tidspunkt hvor man har udrullet fjernvarmen

i et område og sandsynligvis også har sikret sig at den fjernvarme

man udbygger byen

de hører derude at man så kan vedtage nogle forbrugerbindinger hvis det er sådan at man ønsker

her sag at venstre vægter en eller anden individuel frihed højere

også i forhold til om der er kommuner der vælger nu her inden

forhold til nye

der bør det da være en selvfølge at man gør det på en måde så man ikke tvinger nogen op på det fælles hvis man ellers har andre muligheder

til og der er områder hvor der er nogle der har lyst til